otte og halvfjerds til firs en hundrede og tre og halvtreds en hundrede og fem og halvtreds en hundrede og seks og halvtreds en hundrede og fire og tres en hundrede og seks og tres en hundrede og en og firs en hundrede og to og firs to hundrede og fire og fyrre to hundrede og fem og fyrre og fire hundrede og nitten til

tilbage ønsker nogen at optage

disse ændringsforslag da

er tilfældet er de bortfaldet jeg forudser at vi

en halv lang dag foran os og vil derfor gøre opmærksom på at der vil være frokostpause omkring klokken

at der vil være en pause omkring klokken attende

i hvert fald nogle af os var efter at vi havde forhandlet finanslov

juleferien jo også sådan lige om om hjørnet om lidt

er julestemningen jo heldigvis intakt de fleste steder med til den rigtig gode julestemning hører selvfølgelig også den gode julemiddag med juleand eller julesteg med hvide kartofler med brune kartofler med rødkål og med sovs

er også masser af de der menychips som kan bruges til at at skovle sovsen indenbords når vi når så langt

samlet om det samme men alligevel

er vi jo forskellige os der der sidder der det sidste kan man forvisse sig om hvis man

julemiddagen lader blikket vandre bordet rundt og forestiller sig hvordan de forskellige medlemmer af familien danmark

mærke den finanslov som vi behandler i dag

eksempelvis kusine anne hun er midt i trediverne hun arbejder som sygeplejerske på hospitalet selv om

hospitalet de løber hurtigt der er mindre nærhed der er mere travlhed

finansloven er god for anne

anne sammen med juleanden glæde sig over udsigten til at få nye kollegaer

vi senere i dag og i morgen har trykket på

tusind nye kollegaer i løbet af par år

og har stemt på socialdemokratiet hvilket der jo heldigvis er en

helt konkret kunne mærke at politik gør en forskel

i den institution som hendes ældste barn går i det gør hende usikker på om hendes barn bliver set når hun er ked af det når nogle stiller spørgsmålet hvor er der en voksen så er det ikke altid lige let at svare på

men når vi senere trykker på

sammen med tusindvis af andre forældre få stillet i udsigt at der allerede fra næste år vil være flere pædagoger i vuggestuer og i børnehaver dygtige voksne der kan trøste pernilles børn når de bliver

en vis sandsynlighed for at hun har stemt på på jacob mark og har hun det

at hendes børn

vil være flere voksne omkring dem så har også hun oplevet at politik gør en konkret forskel

siger ikke så meget og han kan godt finde på at trække sig lidt ind i sig selv når der er større selskaber for pers sind slår knuder

to byer en fortælling hvor de somatiske

behandlet på et niveau i verdensklasse og en anden

hvor psykiatrien og behandlingen af mennesker med psykiske lidelser halter efter hvis per

tilhører en af de patientgrupper der ikke altid taler allerhøjest når vi lidt senere vedtager

tiltrængt og helt nødvendigt løft af psykiatrien det synes jeg

kan være rigtig godt tilfredse med

sammen med sine gymnasiekammerater

rullekrave og så

er er et kamera i nærheden og så ser han hele tiden videoer med den franske præsident macron på youtube hvis den opførsel skal tolkes derhen

andre fra det radikale venstre så kan også tobias være rigtig godt tilfreds når han spiser rødkålen eller

flere penge til jordudtag

løft til både mere ny skov og mere gammel urørt skov til gavn for biodiversiteten så fætter tobias samt de af

verdens mest ambitiøse klimalove med bindende mål med finansloven

en grøn fond på fem og tyve milliard kr som sætter gang i dansk eksport af grønne løsninger de får en øget klimabistand ja vi kan sige at det i den grad er en grøn knap vi skal trykke på senere i dag

en større smedevirksomhed

han gerne overdrage virksomheden til sine to voksne børn i sit stille sind

er torben nok ikke helt tilfreds det er blevet dyrere for ham at give virksomheden videre i arv og skattelettelsen på den fri telefon som venstre havde stillet ham udsigt er også aflyst jeg håber selvfølgelig at onkel torben omvendt kan se at selv om der ikke blev råd til venstres

bliver pengene fornuftigt investeret i danmarks fremtid de bliver investeret i velfærd de bliver investeret i det grønne område og de bliver også investeret i uddannelse

det bliver nemmere for onkel torben og andre som ham at ansætte dygtige medarbejdere i fremtiden i sin virksomhed vi skal huske at selv om det er jul

pengene ikke på juletræerne

tryller ikke vi køber ikke hele verden og vi lover det heller ikke

i alt vores arbejde med al vores kraft

som danskerne har stemt nemlig mod

hurtigere stærkere og mere vidtgående grøn omstilling mod mere tryghed mere lighed og et mere retfærdigt

vi skal opkræve afgifter der forbedrer folkesundheden og giver mindre plastik i vores natur vi får ikke løst alle verdens problemer

men vi tager et første vigtigt skridt og det er jeg enormt

forventeligt og også helt efter bogen til kritikken synes jeg

fast i venstres skæve skattelettelser

man ikke vil prioritere og give mindre til dem som har meget i forvejen så mangler venstre altså to

til velfærd og til det grønne hvis man sammenligner med hvad regeringen og partierne bag finansloven kan udrette

reklamerede jo ellers i valgkampen med at de ville levere samme velfærd som socialdemokratiet bare uden

i dag kan vi jo se sort på hvidt at så god er verden ikke sådan hænger det selvfølgelig ikke sammen jeg synes det er helt fair at kritisere finansloven men det kan først tages rigtig alvorligt hvis venstre samtidig anviser hvor de vil bruge færre penge er det færre penge til det grønne er det færre sygeplejersker er det børnene der ikke skal have flere pædagoger er det lærerne der ikke trænger til flere kollegaer eller er det psykiatrien der ikke trænger til et løft de svar er ikke kommet med julestemningen de svar mangler vi stadig jeg ser frem til en

eller hvem det nu var der sad og hang lidt med mulen ved julebordet

af hvordan og hvorledes det er med deres arbejdsplads når

generationsskiftebeskatningen bliver hævet så dramatisk og derfor kan man vel spørge om kritikken ikke gør indtryk en ting er at arbejdsgiverne er kritiske

under alle omstændigheder men hvad med mange af de fagbevægelser

sætte skatten op fordi de siger at det er med til at

dansk erhvervsliv og dermed også de sunde arbejdspladser der er i danmark har det gjort indtryk på på

tror bare det er er vigtigt at sige at når vi tilbageruller den skattelettelse som venstre gav

man arver en stor virksomhed man arver et gods eller et stort hus eller andet

ro i maven fordi eksempelvis den tidligere skatteminister herre karsten lauritzen jo meget klart sagde at det ikke er et spørgsmål om arbejdspladser altså at

arbejdspladser det samme har har vismændene jo meget klart sagt oecd anbefaler at der

i skattesystemet hvad angår arv så man undgår den spekulation

når man laver forskellige satser på forskellige

nogle der i hvert fald ikke sådan normalt støtter venstre i et og alt

godt man kan sige her i dag så derfor tænkte

måtte gøre indtryk når selv 3f som vel i hvert fald ikke er kendt for at være bannerfører

advarer regeringen så derfor tænker jeg om om det som per christensen

det her er med til at gøre livet surt for

herre karsten lauritzen i et svar til folketinget meget klart har sagt

arbejdspladser når man tilbageruller den skattelettelse på

koster ikke arbejdspladser og derfor lytter vi selvfølgelig også

indgående dialog med

giver os mulighed for at investere

er ting man ikke taler om i ordførertalen vi er jo tilbage

der sker nu vi får lempelser af udlændingepolitikken og topskattegrænsen stiger topskattegrænsen flytter sig fra femhundrede

udlændingepolitikken fuldstændig som vi så det fra

hvad er årsagen til at socialdemokratiet

år i opposition på at sige at man

udlændingepolitik og så snart man har fået posten starter med at lempe udlændingepolitikken den her finanslov er jo et opgør med hjemsendelsespolitikken kan ordføreren ikke bekræfte at det er sådan nu

procent vi er langt over at dække det demografiske træk det vil sige langt stærkere velfærd til eksempelvis de ældre

at dansk folkeparti går meget op i

læse aftalen igen det her er en ny retning for danmark det er en finanslov hvor vi svarer på spørgsmål og de krav som danskerne stillede da de stemte

år i opposition på at sige at vi står vagt om en stram og bredt funderet udlændingepolitik

og det er også afspejlet i vores finanslovsaftale hvor vi ikke ændrer på reglerne

hjemlandet så laver vi nogle erhvervsordninger det er korrekt men den stramme udlændingepolitik står vi

ikke noget staten bestemmer længere altså har man

velfærdssamfundet er det her et samfund der øger uligheden eller mindsker uligheden jeg kan svare på spørgsmålet

øger det den det er ikke fordi der er nogle der bliver rigere nej det er fordi nogle der bliver fattigere jeg har ellers altid

noget der var slemt det var rigtig slemt når nogle der blev rige

den velfærd den sundhed og de uddannelser som særlig de mennesker

er det her en finanslov der klart klart

at folk som ikke har så mange penge også kan få verdensklassebehandling

baggrund og økonomi der afgør

hvor han forhåbentlig er blevet atten år og kan se

finanslov nogen sinde men er ordføreren ikke enig i at den faktisk kunne være blevet langt grønnere

tilført en flyafgift med den her finanslov det

socialdemokraterne på det tidspunkt var imod men

i al fald fra transportministeren derfor vil jeg spørge ordføreren vil socialdemokraterne være med til at indføre en flyafgift og bruge det provenu til at gøre danmark grønnere ved at omstille til et grønnere flybrændstof

man godt gå i anden g og samtidig have stemt til folketingsvalget og fætter tobias har helt bestemt stemt på de radikale der er ikke nogen tvivl der

altid prioritere

ansvar for at der er

er enig med mig i et markant skridt i retning af

vi kommer til at fortsætte og helt sikkert sammen med det radikale venstre når vi skal forhandle klimahandlingsplan til foråret

jo kigge på den her flyafgift jeg skal ikke nu gøre mig til dommer over hvordan den skal indrettes hvordan vi skal gøre det men det jeg bare vil slå to streger under

været fejlagtige tal det er bestemt ikke ordførerens skyld

overrasket over de tal som

at udledningen fra landbruget er større end vi har

nogen tvivl om at det gør opgaven større

eksistensgrundlaget for mange mennesker på den her klode bliver vi selvfølgelig også nødt til ligesom vi talte om før med flytrafikken at sikre at landbruget bliver omstillet så opgaven

det løft af psykiatrien som vi er kommet igennem med

gå igennem loftet så vi går over det fulde demografiske træk vi går

de offentlige udgifter og den offentlige sektor ikke sakker bagud

det er resultatet af den her finanslov hvorfor har socialdemokratiet så kun en målsætning om at væksten i det offentlige

skal stige med det demografiske træk når man kunne have målsætningen om at væksten i det offentlige

skulle stige i takt med det velstandssikrede demografiske træk eller

være lidt mærkeligt at lave en finanslov til næste år

sagen i forhold til velfærden bredt set men men særlig i forhold

at vi med enhedslisten og andre gode partiers hjælp har lavet en finanslov som virkelig sætter skub i forhold til at gøre vores offentlige sektor bedre og det gør vi jo fordi den offentlige sektor blev stedmoderligt behandlet under de blå med omprioriteringsbidraget blev der fjernet penge hvert eneste år set i forhold til hvor mange nye mennesker velfærdsstaten skulle yde en service over for så

derfor de gav os nøglerne og var derfor de ikke gav de blå nøglerne så det ansvar skal vi løfte i forhold til

demografisk træk har vi meget klart sagt at vi skal sikre at det demografiske træk bliver dækket sådan at når der kommer to ældre har

en situation hvor væksten i det offentlige

i samfundet generelt endda lidt mere hvilket kun er rimeligt når der skal ryddes op efter mange års nedskæringer og forringelser og så siger

hvorfor skal vi ikke igen gøre det til det neutrale udgangspunkt fordi det demografiske træk i sig selv jo vil føre til at det offentlige sakker bagud i forhold til resten

til at forholde sig til når man taler om demografisk træk hvis vi så taler mere bredt om

meget stærk velfærdsfinanslov sammen i år det kunststykke gentager regeringen

vi har ingen ambitioner om at lave en finanslov som som styrker velfærden og derefter lave andre som som gør det modsatte

er

det er rigtig vigtigt for os alle sammen tør

den udvikling der har været igennem mange år skal vendes

ned i forståelsespapiret og som jeg også tror ordføreren er enig med mig i

situation at vi har en rigtig flot finanslov med et

forældrekøbordningen med en gennemførelse af at få bo og gaveafgiften

og som selvfølgelig går fra virksomhedsarvinger som i sagens natur er nogle af dem som som har mest når det element

er med i ginikoefficienten

af hvor meget man rent faktisk kan bruge ginikoefficienten til det mener jeg er hævet over enhver tvivl og det vil alle der ønsker at gå ind i en seriøs debat om spørgsmålet selvfølgelig også kunne se

det er vi fuldstændig enige om når det så er sagt tror jeg at noget af det væsentligste vi har gjort for at bekæmpe uligheden sammen i den her finanslov

er allermest afhængige

meget mere retvisende grunden til at vi får det billede i dag som vi gør

for vi mangler simpelt hen nogle kæmpe områder at sætte fokus på for at få det rigtige billede

rettet op på for at få det korrekte billede af

bech poulsen og sf i at vi har behov for en ulighedsredegørelse for det kan vi jo se med de tal der er kommet frem i dag vi har ikke tilstrækkeligt med med datagrundlag for

stort kompleks som finansloven er

tage ud at besøge en virksomhed uden at de fortalte at deres største problem i øjeblikket

at tiltrække medarbejdere så kan det godt ærgre at socialdemokraterne regeringen og støttepartierne laver en finanslov som reducerer antallet af danskere som er til rådighed for arbejdsmarkedet de sidste mange årtier har vi haft regeringer også socialdemokratiske regeringer som har lavet reformer som har gjort danmark rigere som har fået flere mennesker i arbejde det er grundlaget for at vi har så stærk en økonomi som

nu skifter regeringen kurs og laver en finanslov som reducerer det antal mennesker der er til rådighed for arbejdsmarkedet svækker væksten gør danmark fattigere samtidig med at vi kunne se i går i børsen at det blev beregnet at alle indkomstgrupper faktisk får færre penge i hænderne hvorfor er socialdemokraterne slået ind på den kurs som minder mere om anker jørgensen end den

kigger man på vores økonomiske scenarie de næste år

en situation hvor vi får øget arbejdsudbudet med ethundredetusind frem mod to fem og tyve

gjort med alene bare at konstatere at man øger arbejdsudbudet

rent faktisk har nogle kompetencer som bliver efterspurgt

vil jeg sige at noget af det mest væsentlige vi har gjort for dansk erhvervsliv med vores finanslov

det omprioriteringsbidrag som herre rasmus jarlov blandt andet havde ansvaret for hvor man skar ned på uddannelse nu investerer vi i stedet for i uddannelse så virksomhederne kan få de kompetencer som de har behov for vi investerer i efteruddannelse så nogle

står uden for arbejdsmarkedet kan komme ind med de rette kompetencer og så gør vi det faktisk også nemmere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft selvfølgelig

til de mennesker på bunden af samfundet den

glade for at der nu kommer lidt flere penge på universiteterne eller at der bliver ansat nogle flere sygeplejersker

som om socialdemokraterne mest bekymrer sig om

maksimale ud af sit potentiale

kun den ene side af sagen for de forholder sig alene til hvordan finansloven genererer indtægter de forholder sig ikke til hvordan vi løfter velfærdssamfundet hvordan vi med flere penge til uddannelse giver bedre muligheder for social mobilitet eller

vi blev klogere sammen undervejs og lærte af hinanden noget som vi jo er rigtig

men jo så langt fra nok i forhold til de store store opgaver vi har

noget vi har fået med er jo en undersøgelse af grønne obligationer og det er vi

jeg brugte meget tid på i førstebehandlingen af regeringsudspillet men men er ordføreren enig i at vi skal langt videre hvis vi skal nå at svare på både den klimakrise vi står i og den klimalov som vi jo så heldigvis også

at klimaministeren kan rejse til til madrid

hædret for at danmark går forrest og

den den tidligere regering måtte rejse til

af de lande som gør allerallermest for at tackle

styrkelsen af klimarådet som bliver en central aktør i den grønne omstilling

på alle mulige måder er det her en god progressiv finanslov grøn inden for rammerne men hvis vi skal løse de opgaver vi står

skal vi også turde tænke ud af boksen videre frem og ikke bare inden for rammerne

og og hans parti er med på den at nu skal vi videre ud og finde de nye løsninger på hvordan

vi er så ambitiøse i forhold til udledning

af klimagasser at vi ikke engang ved

som som videnskaben har defineret for os som ungdommen har defineret som alternativet

man ikke lemper udlændingepolitikken når man gør præcis det modsatte

dansker når det lige præcis er det der sker

at der kommer flere lærere når

er det er det kommunerne skal bruge pengene på

den skizofrene fætter christian ikke vågner op

okay måske skal man være ærlig og måske skal man søge læge så vi kan få gjort

med de her sygdomme hvor man siger ét til befolkningen

sagde til den tidligere ordfører sagt i valgkampen og også efter valget at vi selvfølgelig står vagt om en stram og bredt funderet udlændingepolitik og det gør vi stadig væk det kan man også se afspejlet i vores finanslov som ikke rykker

af mange årsager bør føre og skal føre og vil føre det vi siger til virksomhederne er

så giver vi ham ikke opholdsgrundlaget tilbage som flygtning det opholdsgrundlag er væk

for at blive i landet så længe han er i arbejde hvorefter han så skal forlade danmark det synes jeg

det med de her lærere som man siger kommer finansloven hvor er garantien for at der kommer

man sig da netop med lånte fjer når man siger at der kommer flere lærere ude i folkeskolen det kan også være der kommer flere

midlerne til til flere lærere og vi styrker

et ønske som var bredt funderet og som eksempelvis de radikale flere gange har luftet og som vi heldigvis blev enige om i finansloven nu skal vi jo så sammen med kl sikre at de penge rent faktisk går til at få ansat nogle flere lærere sådan at vi har derude får bedre tid og

vi har derude sikrer at de også får mulighed for at se nogle af de elever som har det lidt vanskeligt det er jo

at den her finanslov eksempelvis er rigtig god i

at alle kommer til at betale til den her finanslov alle bliver fattigere uanset om det er søstrene anne og pernille om det er far per fætter tobias eller onkel torben så bliver de alle sammen fattigere som følge af den her finanslov det viser tallene fra finansministeriet er det virkelig målsætningen med at føre socialdemokratisk politik og rød politik

konsekvenser for økonomien man bliver også nødt til at fokusere på hvad

for de mennesker der har mindst de mennesker der har det sværest når vi løfter vores velfærdsinstitutioners kvalitet ellers giver diskussionen ikke sådan rigtig mening

vi har prioriteret der er ikke noget

trylleri der er ikke nogen julemand her vi prioriterer

tilbagerulle de skæve skattelettelser som den blå regering var garant for vi prioriterer færre konsulenter vi prioriterer afgifter på plastikposer og engangsservice som samtidig gør noget godt for vores natur vi prioriterer afgifter på tobak som gør noget for for folkesundheden

tilhører man en gruppe der samlet set har færre penge til rådighed som følge af den her finanslov

ikke havde været initiativerne fra finansloven det gælder også de mennesker som de røde partier i valgkampen sagde var fattige og som de røde partier i valgkampen sagde

skal jeg forstå herre christian rabjerg madsen sådan at det er helt uproblematisk at de bliver fattigere fordi der til gengæld kommer flere pædagoger i børnehaven

nogle af de mennesker som får allermest gavn af vores

jo de mennesker som i dag står uden for arbejdsmarkedet og som har mindst og

at gøre og det bør den socialdemokratiske ordfører da

svare på hvorfor er det et mål for socialdemokratiet at gøre alle danskere fattigere

befriende at få et svar på

en socialdemokratisk regering som i sin egen økonomiske redegørelse siger

der reducerer arbejdsudbuddet og gør os alle sammen fattigere hvilke problemer bliver lettere at løse ved at vi som samfund bliver fattigere

overvejende grad drevet af vores ændringer

tobaksprisen og det er vist en

den indført hurtigere

de økonomiske konsekvenser af finansloven jeg synes bare at det er et alt for snævert

hvor finansloven rent faktisk

virksomheder i al beskedenhed lever af

i sin helhed hvis vi skal have en bare nogenlunde

konsekvensen af den tredobling af generationsskifteskatten som regeringen lægger op til gør det ikke noget indtryk på en socialdemokratisk ordfører når virksomhedsejere siger de penge vi skulle have investeret de næste tre år skal vi nu bruge til at betale generationsskifteskat

end den delmængde af vismændenes citat som ordføreren læser op for vismændene skriver også at det kan være med til at fremme effektivitets og produktivitetsforbedringer

topskat og erhvervsskattelettelser men at regeringen faktisk ser erhvervspolitik som noget bredere det er erhvervspolitik når vi laver en grøn fond som sætter et ordentligt skub i eksporten af grøn teknologi som skaber arbejdspladser og vækst når vi investerer i uddannelse så står vi fuldstændig ved at vi tilbageruller venstres skæve skattelettelser til virksomhedsarvinger mennesker

der været meget snak og det løfter jo lidt en flig af den debat der givetvis også har været i finansministeriet med de partier som regeringen vælger at lade sig støtte af

ordføreren her står på mål for

når han siger at citat man prioriterer at rulle blå skattelettelser tilbage citat slut hvordan skal det så forstås i den relation er det sådan en fiffig reference til

den tidligere socialdemokratiske regering under fru helle thorning schmidt

og skattelempelser der er vedtaget af blå blok som man agter at ændre på

man har gjort selv som godt nok er imod ens egen politik

vi i øvrigt har vismændenes ord for ikke er til skade for dansk erhvervsliv og

med arv det vi får ud af at lave en ligestilling er jo at det er de driftsmæssige omstændigheder ude på virksomhederne der gør om man om man laver et arveskifte og ikke spekulation i vores skattesystem og det er en af årsagerne til at vismændene synes at det er fornuftigt at vi tilbageruller

efterspørger at landene gør det samme

som vi synes er ufornuftige og

den topskattelettelser som gennemføres

i det finansår som vi står og taler om her jeg bare gerne have at ordføreren bekræfter

tror det er stemplet den femte december så bekræfter finansministeriet der sker en stigning i uligheden

lempelse af topskatten

ufornuftige og de fordelingsmæssige implikationer som er oversendt og som er

ønsket om provenu eller

der har spinket og sparet hele sit liv

har fået socialdemokratiets program

har læst at arveafgiften for arv over tre million

det tror jeg faktisk har interesse for mange danskere er det fortsat socialdemokratiets politik at den generelle arveafgift skal sættes op til tredive

tror at han nødvendigvis synes at vores tilbagerulning af den skattelettelse som herre preben bang henriksen blandt andet havde ansvaret for er nogen god idé

der er mennesker der er uenige med os i jeg siger så bare omvendt også at den prioritering som vi står på mål for ikke har nogen konsekvenser for væksten den har ikke nogen konsekvenser for arbejdspladser men den sætter os i stand til

et provenu som vi kan investere i velfærd og som vi kan investere i det grønne så selvfølgelig

i de fleste familier hvor man ikke arver store virksomheder skulle betale en mindre arveafgift

at man kun fokuserer på den ene side og ikke vil fokusere på udspillet i sit samlede hele det bliver vi nødt til hvis vi skal

jeg glæder mig også til at sidde i sunds i herning og skovle

med chips nok er jeg opvokset i nordsjælland men jeg er heldigvis godt jysk opdraget men noget af det der

også henviste til at det jo er

at høre ordføreren om hvad socialdemokraterne så er villige til at gøre

transportministeren fremme og sige at man måske gerne ville kigge på flyafgiften

vi kunne få et konkret svar fra socialdemokraterne

den fede sovs godt nede i de der chips og så skovler ind så skal man jo

det synes jeg også at de radikale skal huske og at alle skal skal huske maden kommer jo et sted fra og

kommer den selvfølgelig fra fra danske landmænd

større ligesom der er en udfordring

kan misforstås at vi er klar til forpligte os på at også flysektoren skal omstilles skal være mere grøn

klar til at sige at landbruget skal skal omstilles

at få gang i nogle jordfordelinger som tager nogle af de mest

ting på bedding set i lyset af de stigende udfordringer som socialdemokraterne

som udleder mindre man kan arbejde

som betyder at det der kommer ud af koen

de spørgsmål som herre ole birk olesen og herre torsten schack pedersen stillede

af den her finanslov og det er der så ingen der får ingen danskere får flere penge mellem hænderne og man skal så forstå at dem der taber mest i

dem der skulle til

afgifter og skatter hvordan

vælger at prioritere skattelettelser

børn i den slags familier i forhold til at få det fulde ud af sit potentiale og få nogle gode tilværelser

og som ser dem og som også ser hvis de har problemer

velfærdsinstitutioner som tager hånd om dem

og få noget ud af potentialet og derfor derfor gør den her finanslov så meget

er at sikre at de børn der kommer fra hjem hvor der er udfordringer

mange mål et af de mere vigtige er at vi bekæmper ulighed og det gør vi ved at sikre

beskæftigelsen er rekordhøj

været så mange i arbejde som nu asyltilstrømningen er på det laveste niveau i ti år og det økonomiske råderum er større end nogen havde turdet håbe på

på alle måder dejligt og det skal man glæde sig over men der er vel også lige brug for at tilføje

en vigtig detalje de gode tider er ikke kommet af sig selv de har måske ikke krævet blod sved og tårer men de har krævet mådehold ansvarlighed og rettidig omhu i mere end et årti når der er rekordmange arbejdspladser skyldes det at virksomhederne tør investere

de dermed også ansætter flere medarbejdere når flere tager et arbejde skyldes det jo at det kan betale sig for den enkelte at yde en ekstra indsats og når vi har kunnet styrke integrationen skyldes det en fast og fair udlændingepolitik hvor der er færre der kommer hertil og hvor vi stiller større krav til dem der er her i danmark og når man nu kan

investere mere i velfærd skyldes det jo især at tidligere regeringer blå som røde har lavet ansvarlige reformer der har styrket økonomien sikret flere hænder og skabt muligheden for et økonomisk råderum som vi alle nu nyder godt af så med andre ord danmark står godt lige nu men vi står også på et fundament af mange års stærk økonomisk ansvarlighed desværre svækkes det fundament med den socialdemokratiske regerings første finanslov med med den resterende venstrefløj i mine øjne er vores første første og vigtigste job her i folketinget at bygge oven på de gode ting som er i samfundet

helt forkerte retning for første gang i mands minde gør finansloven danmark fattigere skatten hæves beskæftigelsen svækkes det bliver dyrere at være dansker

dansker at købe en bolig og flere hundredtusindvis af lønmodtagere skal beskattes af deres arbejdsmobiltelefon og det vil også dårligere kunne betale sig at arbejde det er altså på mange måder en finanslov der bliver dyr for danmark men en ting er den økonomiske regning der er også en anden regning ydelserne bliver også sat op for især arbejdsløse indvandrere og flygtninge med omkring to tusind kroner skattefrit om måneden udlændinge og integrationspolitikken bliver lempet over en bred kam og der bliver slået et hul på det paradigmeskifte som ellers nød bred politisk opbakning tidligere her i folketinget i hvert fald før folketingsvalget der var en tidligere socialdemokratisk statsminister der gik til valg på tror jeg og jeg citerer at gøre gode tider bedre

man kan vel sige hvis man gør status nu her før jul at den her

gøre gode tider kortere i denne folketingssamling har

præsenteret vores finanslovsprioriteter det er noget man synes jeg skal gøre når man

de øvrige partier vi har jo vist at vi kan skabe vækst velstand og velfærd og også sikre en grøn ambitiøs omstilling vi viser også at vi kan levere på det velfærdsløfte som vi gav danskerne i valgkampen vi er villige til at investere i velfærd sikre omsorg tid og kvalitet i takt med at der kommer flere børn og flere ældre og vi viser også hvordan man kan afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelses og kulturområdet helt og også videreføre taxameterløft og meget meget mere men der er flere afgørende forskelle på venstres

på den aftale der er indgået vi mener godt at vi kan være ambitiøse uden at hæve skatter og afgifter vi vil indføre et skattestop så der fortsat sikres tryghed om danskernes økonomi vi vil sikre at danske virksomheder i ro kan ansætte flere medarbejdere og investere i ny moderne teknologi og vi vil også sikre den enkelte danskers økonomiske sikkerhed så man roligt kan planlægge sin egen økonomi og spare op

og afgifter og her må jeg bare stilfærdigt konstatere i dag at finansministeren så må kende en lang række danskere som jeg

ikke personlig vidste fandtes for hundrede procent af de danskere jeg kender

har jo forsøgt at forsimple diskussionen om skat og velfærd man påstår at den eneste måde hvor man kan være mere ambitiøse på ét område er netop ved så at hæve skatterne for den helt almindelige dansker

men den påstand tilbageviser denne finanslov jo selv for i finansloven bruger man eksempelvis flere penge på at hæve ydelserne og på at lempe udlændingepolitikken over en bred kam det synes vi er den helt forkerte vej

gå det koster penge at hæve ydelser og lempe udlændingepolitikken og i mine øjne var de penge langt bedre brugt på at styrke velfærden eller sikre en mere ambitiøs grøn omstilling på samme måde indgår en besparelse på kun to hundrede million kroner

i finansloven vi synes

har vi sagt mange gange i venstre at det er fint at bruge færre penge på konsulenter også i den offentlige sektor det er også derfor at

vi senere i dag når ændringsforslagene kommer til afstemning støtter det ændringsforslag der er fra dansk folkeparti fordi dansk folkeparti tror jeg har valgt at tage

på ordet og så sætte det her til afstemning

det var jo en stor diskussion tidligere på

bruge færre penge på konsulenter og bruge dem direkte på velfærd og faktum er jo faktisk at hvis regeringen havde levet op til det løfte man gav så kunne man droppe samtlige af deres skadelige skattestigninger samtlige af

en til en forhold mellem skattestigning og høje ambitioner hvorfor hæver regeringen så ikke skatten noget mere så kunne man måske også have indfriet sine løfter til til arne og givet ham ret til tidlig pension det gør regeringen selvfølgelig ikke fordi man godt er klar over og inderst inde godt ved at skatte og afgiftsstigninger kommer med en høj pris på længere sigt kommer det her til at betyde tabt velstand og færre arbejdspladser og dermed jo så også mindre velfærd altså med andre ord danmark bliver fattigere der er ingen garantier i politik men der er klare forskelle og det viser den her finanslov jo meget tydeligt finansloven hæver skatter og afgifter for helt almindelige danskere venstre vil en anden vej vi vil have et skattestop finansloven kommer til at betyde at færre tager et arbejde venstre vil en anden vej vi

der er flere der skal være en del af det arbejdende fællesskab finansloven lemper udlændingepolitikken over en bred kam venstre synes det

ønsker at stå fast på en fast og fair udlændingepolitik

startede med at sige men det bliver næppe ved for evigt der er allerede udfordringer i landene omkring os

set meget enig i det som finansministeren sagde tidligere på ugen at danmark bliver påvirket af vores omverden derfor skal vi også holde fast i den gode udvikling vi har

den gør gode tider kortere

det var vist også citatet på en tidligere

bord hvor skal pengene komme fra venstre har jo sagt at de er imod at man tilbageruller skattelettelsen til virksomhedsarvinger venstre er ligeledes imod at tilbagerulle skattelettelsen på på den fri telefon

hvis ikke man er klar til at foretage de to prioriteringer

komme fra hvis man kigger på

gennemføres er det psykiatrien der ikke skal løftes er det lærerne vi ikke skal have flere af er det pædagogerne vi

men nogle af vores finansieringselementer har vi jo lagt frem som vi ønsker afstemning om det er jo bla at man

tager og sætter udgifterne ned i forhold til til regeringsreserven

merudgifter ved nye bevillingsforslag som jo er med til

flere midler og som kan gøre at vi kan indfri de politiske tilsagn vi har givet det er sådan set helt naturligt det gjorde

det midlertidige børnetilskud som er tre hundrede

som man bruger på at give primært arbejdsløse indvandrerfamilier flere penge altså de der to tusind kroner skattefrit om måneden

set nok mest til den afstemning der kommer senere i dag om fra dansk folkeparti

at at finde penge på konsulenterne som jo var et valgløfte

ikke er dækkende alene på de to skatter jeg nævnte mangler man allerede næste år en

helt uansvarligt man skal ud og finde flere penge

i stand til at gøre endnu bedre end venstre er med det forslag vi har her så der må vel gælde de samme

regler når man er i regering som når man er i opposition

det da være trist hvis man skulle bruge de her udsagn fra

at vi har et velfærdssamfund hvordan er det finansieret det er et skattefinansieret velfærdssamfund hvor kommer skatterne fra de kommer fra det private

ikke noget velfærdssamfund så diskussionen om tusind sygeplejersker eller flere i

er til rådighed når man så ser på det finanslovsforslag som ligger nu

en finanslov der øger indtægterne altså gør det nemmere at være virksomhed i danmark øger beskæftigelsen altså øger beskatningsgrundlaget således at den danske stat bliver rigere

dermed kan lave mere velfærd eller er det en finanslov der

men tværtimod gør at vi bliver fattigere

gode spørgsmål det skylder man jo også at sige

set også allerede blevet afsløret eller illustreret her

til herre ole birk

der gør noget godt for for det danske samfund det er

vi har vel alle en ambition om at vi gerne vil have at dansk økonomi vokser og at vi derved får flere penge at bruge til at gøre

i samfundet hvad enten det er at styrke vores kernevelfærd eller det er at give bedre konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv derfor er

danmark rigere som nation

af arveafgiften for familieejede virksomheder der er nogle som hurtigt får fortalt

er nogle få og meget meget store virksomheder som har rigtig mange penge og det er en udfordring for socialisterne at penge ophober sig der men kan ordføreren ikke bekræfte at vi

omkring cirka fire hundrede familieejede virksomheder som overdrages hen over årene det er også den lille tømrervirksomhed det

er landbruget vi har mange forskellige familieejede virksomheder og når nu man gør det her

risikere at nogle af de store af dem bliver fondsvirksomheder og dermed også kan ende på udenlandske hænder

også i den lovbehandling der nu finder sted

er alternativet for dem og der er vel nogle få alternativer

nogle af de virksomheder der ligger i vores landdistrikter

kendt for mig selv og så vil der være andre som måske bliver overdraget til en kapitalfond eller lignende og det synes jeg faktisk

den her finanslov gør danmark grønnere og alternativet til at blive grønnere ville være sort

slutte det synes jeg venstres ordfører skal huske på

vi står over for en kæmpestor

i det vi ser ind i med den klimalov som et bredt flertal her på christiansborg

lad det nu være venstre er gået aktivt ind i de forhandlinger og

set også for at det er endt med en fornuftig aftale nu kommer vi så til den svære del det er jo så at omsætte

den klimalov til klimahandlingsplaner

men jeg vil gerne i dag give et tilsagn om at

mest omkostningseffektivt og mest fornuftigt for at det her også sikrer en grøn omstilling der bevarer vores velfærd det må vi jo diskutere når regeringen så indbyder til

faktisk skal aftales her inden udgangen af året så det håber

landbrugsstøtte der kommer fra eu så man kan tage

altså hele diskussionen om pengene fra søjle

og søjle to hvor det der i søjle to kommer fra hektarstøtten

så kan bruges til grønne initiativer der skal vi jo til at forhandle en ny ramme for det

vores signal til ministeren er der at det

gå hånd i hånd med at der er en ansvarlig landbrugsdrift i danmark men også at

den grønne omstilling for øje og jeg afventer jo med glæde det som ministeren så lægger op til i sit forhandlingsmandat det har vi jo ikke set endnu men

i den her finanslov man synes der ligesom bliver fråset med pengene

billigere at være dansker vi synes så at det skal være bedre at være dansker derfor vil jeg gerne høre

er vi ikke skulle

er det de seks hundrede million kroner ekstra til at styrke psykiatri er det minimumsnormeringer

end det som vlak regeringen havde

i den finanslov der ligger og som vi også kommer til at støtte vi har også begæret nogle ændringsforslag til afstemning i

netop for at vise det men jeg har jo allerede understreget nogle af de ting som jeg mener man kunne have gjort anderledes

det midlertidige børnetilskud det synes jeg er forkert jeg synes ikke at det giver mening overhovedet at bruge tre hundrede million

noget der ikke sikrer at man har en tilknytning til arbejdsmarkedet

også opholdskravet i forhold til dagpenge som blev indført for et år siden nemlig at man stiller et opholdskrav til hvornår man optjener ret

vi en kæmpe diskussion om for et år siden lige præcis i de her dage det

også som et tredje eksempel afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelse

under en venstreledet regering har der

massiv underfinansiering af den kommunale velfærd betyder det at venstre støtter afskaffelsen af uddannelsesloftet at vi

på at undgå nogle besparelser på universitetet

ender med at støtte i finansloven til tredjebehandlingen i morgen det gør vi jo altid i venstre til trods for at vi så stiller ændringsforslag

men men der er da gode elementer i denne her finanslov som vi også kommer til at støtte for eksempel indsatsen i forhold

der er gode elementer men det betyder jo ikke at vi en til en siger at det her er

at den her finanslovsaftale skal være mindre hvis det stod

det skal være nødvendigt at hæve skatter og afgifter så betragteligt når man nu kunne have gjort det på andre måder jeg noterer mig at hele diskussionen

konsulenter fyldte rigtig rigtig meget før valgkampen jeg tror også at kunne huske at enhedslisten var meget optaget af den dagsorden så man kan sige at

derefter spørge hvad det så er der skal udgå som

derfor vil jeg gerne spørge igen hvor mange hundrede millioner eller hvor mange milliarder mindre skulle den her

være hvis det stod til venstre

skal ryge ud er det psykiatrien er det kampen mod social dumping er det folkeskolen der ikke

stemmer på nogle af punkterne jeg har sagt vi stemmer nej til

afskaffe uddannelsesloftet jeg har jo også tidligere sagt at annullering af det midlertidige børnetilskud er forkert

vi kommer til at støtte det forslag dansk

skaffe flere penge ved besparelser på konsulenter

også en lang række reserver som stadig væk findes som vi også bruger som som finansiering

prioritere de initiativer vi synes er rigtige det giver sådan set

rigtig god mening og ordføreren kan jo sætte sig ned bagefter

egentlig løser nogle af de opgaver som venstre havde

som eksempelvis at afskaffe uddannelsesloftet er man glad

er jo klart at med den her finanslov får vi ikke rejst al den finansiering der skal til

jeg vil gerne anerkende at der er

grønne omstilling tror jeg bliver den allerallerstørste udfordring for det her folketing i de næste ti år og om nogen

forhandlingerne om klimaloven som jeg selv har deltaget i sammen med herre rasmus nordqvist jeg tror ikke at man komme uden om at vi også bliver nødt til at bruge af det økonomiske råderum altså

det at danmark forhåbentlig bliver rigere i løbet af de kommende år til at sikre den her omstilling vi har jo stillet et meget meget ambitiøst mål op og lavet nogle principper for

der bliver brug for både kreativitet men også stor politisk ansvarlighed for

i mål det man vel kan glæde sig over

det nærmest er et enigt folketing der har forpligtet sig på at man vil

ordføreren enig i at vi også skal se på andre muligheder

vi bliver nødt til at se på skatter og afgifter og

vi skruer det sammen at vi bliver nødt til at se på hvordan

vi bliver nødt til at se på alle muligheder når vi

set nogle løsninger blive præsenteret tidligere men men i vores verden

de klimahandlingsplaner som blandt andet skal danne rygraden i at nå de halvfjerds

meget klar diskussion som vi også har aftalt en gang om året her i folketinget om hvordan og hvorledes det så går med den udvikling så

laver en finanslov som gør danskerne fattige jeg vil bare spørge om om ordføreren ikke

for virksomhedsejerne men især også for

i samfundet som den her finanslov faktisk gør fattigere

jeg holdt tidligere jeg synes det er et problem at

konstatere at svaret fra regeringen er at man etablerer en grøn vækstfond på fem og tyve milliard

lige tage med et gran salt for det er jo ikke det

koster omkring firs million kroner i to tusind og tyve at øge

ekfs lånekapacitet og vækstfondens lånekapacitet

hvad de om jeg så må sige har mulighed for at bidrage med og i dag har de også et stort milliardbeløb til rådighed så

se på den her finanslov at det er det der boner ud

bekymring om at den her finanslov rammer dem som har mindst procentuelt mest hvorfor er det så man vil hæve afgifterne på cigaretter for

at cigaretpriserne skulle hæves og det gjorde vi fordi vi har en ambition om at der er færre der skal ryge i det her samfund det er jo så lige præcis den eneste afgift som vi lagde op til at hæve ellers gik vi jo til valg på

et skattestop både i forhold til afgifter og skatter jeg synes det giver god mening at

sende et klart signal om at der altså er færre og primært færre unge der skal ryge jeg tror ikke at det er noget man lige kommer i mål med fra den ene dag til den

regningen egentlig skal betales det med psykiatrien

venstres finanslovsforslag er jo underfinansieret med to milliard

med de rigeste arvinger i ryggen har venstre tordnet imod bo og

skal finansieres så har vi indtil videre i dag på fire forskellige spørgsmål

og fem og halvtreds million kroner tilsammen

ikke et svar på hvordan man finansierer de to

det spørgsmål er jo besvaret tidligere

ville hæve afgifterne på cigaretter det giver et finansieringsbidrag på fire

og jeg sagde også at der er en

på reserven

men det må være fordi herre jens joel bevidst ikke har ønsket at høre hvad der er blevet sagt og det

er rigtigt men alle de ting står jo på den oversigt vi har lavet og det er stadig væk

som venstre vil kalde en balance er jo derfor vi spørger

råd til de her ting hvordan får man råd til sygeplejerskerne pædagogerne

om hvad i faktisk går med til og hvad i ikke vil have

stadigvæk et minus og det undrer vi os over

til rådighed på forskellige reserver det er et pænt stort milliardbeløb og derudover

jo så også her i debatten sagt at vi kommer til at støtte dansk folkepartis

er enig i det er et meget mindre tal end det

det må vi jo se så der er masser

kontanthjælpen

socialisterne og regeringen lægger op til skal gå til flere velfærdsydelser til udlændinge

er jo godt nok alt sammen man kan sige

indtil vælgerne valgte at sammensætte det vel rødeste folketing i nyere tid

med venstrefløjen herovre om hundrede millioner

at lave i danmark så hvilke overvejelser gør venstre sig om at kunne sikre nogle flere sorte tal i finansloven

den økonomiske byrde der er på

og ikke bidrager er en super vigtig diskussion som kræver meget større offentlig diskussion man må vel sige det er dansk

sendt den her diskussion

man bad om at få de her tal offentliggjort det tror i selv har været meget sundt der er mange ting der kan gøres nogle af tingene

allerede også forsøgt at gøre noget ved da vi var i regering

det er jo kan man sige nærmest umuligt at forklare at man i en situation med

en større grad af folk med ikkevestlig baggrund til at få et job så det er jo ét element hvor man burde gøre noget mere et andet element er jo også hele spørgsmålet om at fastholde den politik som den

så altså det er jo ikke fordi vi ikke vil anerkende det

til dem der modtager kontanthjælp for at stille

træk på de offentlige finanser til ikkevestlige indvandrere det er jo ikke kun

jo i forhold til retsvæsenet politiet sundhedsvæsenet og alt

over en bred kam udgør en stor byrde for statsfinanserne derfor ville det måske ikke være for meget at forlange når nu

poulsen står her og diskuterer hundrede millioner

om han kunne løfte sløret for hvordan venstre vil sænke den enorme udgift

som i dag er mere end tredive milliard kroner om året

er en meget stor forskel kommunerne imellem det betyder også at der er

en god økonomisk tilskyndelse hos mange kommuner til

set allerede i dag for det med at flytte folk fra

en bred vifte af initiativer men jeg tillader mig bare at sige inden herre morten

messerschmidt overfalder mig yderligere

er meget enige om at vi skal gå en anden vej end den vej som regeringen nu lægger op til det er jo den der kommer til

til at lave de forbedringer omkring velfærd og klima og miljø

og jeg synes virkelig vi savner at venstre står ved den prioritering og når man stiller sig op her og siger at det er en skrækkelig finanslov og

sige hvad det så er man vil vil sortere fra

skatter og afgifter som man er så meget imod vi synes

jeg har forstået på det konservative folkeparti at de ikke er så interesseret i

vi som stat går ind og bruger ekstra penge på at beslutte os for minimumsnormeringer i daginstitutionerne er det noget som

set meget klart understreget vores prioriteter og vi kommer jo også til at se det under de afstemninger der finder sted der kan man jo se hvad vi bringer til afstemning og hvad regeringen bringer til afstemning

bragt alt til afstemning og det er jo så fint nok men jeg kan sige

understreget her som vi er kritiske over for så tillader vi

reserverne der er til rådighed til at udmønte vores politik det

set heller ikke noget nyt i og så har vi jo

de finansieringselementer som som jeg har nævnt vi har jo blandt andet højere cigaretpriser annullering af

der kan man sige at det jo er ret interessant at det

pengene passer ikke i det venstre kommer frem med nu med de ændringsforslag der er

poulsen har peget på her som man godt vil stå ved

om det i valgkampen og det har venstre jo faktisk

klar til at fjerne uddannelsesloftet det er herre tommy ahlers der var minister på det tidspunkt

fra danmarks radio nu stemmer man så imod det

lang diskussion om under førstebehandlingen af finansloven var

fordi vi prioriterer på en anden måde

det herre tommy ahlers sagde

hvis vi kunne finansiere det og det er vi så ikke i stand til

at

og forskningsminister herre tommy ahlers at loftet over uddannelse var fuldstændig imod det som venstre vil med uddannelsessystemet og at venstre var klar til at afskaffe det

så nu igen for loftet over uddannelse og vil venstre stemme imod

var klogt og jeg tænker at det ikke nødvendigvis er en god idé at læse det hele op igen men vi må bare konstatere at

set også godt kan se fornuften i at uddannelsesloftet ikke nødvendigvis skal være der i fremtiden

og det var sådan set også det som herre tommy ahlers nåede frem til i det citat

er i vores fremtid og vores unge mennesker og de muligheder som de har

og derfor må man også tage det forbehold

og de vilkår der er den dag hvor vi overtager regeringsmagten og så må vi

fastlægge vores politik ud fra hvordan det er men man kan jo være tryg ved at vi kommer til at gå til valg

vi vil levere hvis regeringsmagten skifter jeg tror ikke at vi er der hvor der bliver udskrevet valg i dag så så jeg tror at jeg vil vente med at fremlægge det det er nok heller ikke mig der skal gøre det det skal jo nok være venstres formand og han er så af gode grunde heller ikke lige til stede her i dag

lidt sværere at få et helt klart svar på sammenhængen i hele venstres økonomiske politik

attende december og har stadig overblik over det nu forstår jeg så at det klare svar kommer når vi skal stemme om

det vi sagde om uddannelsesloftet er at

argumentere for at det ikke burde være

det skal finansieres men der er nogle andre ting vi vil finansiere før afskaffelsen af uddannelsesloftet det var

konklusionen på den her diskussion

man kan være i tvivl om hvis man kan har hørt det der er blevet svaret vi synes at det giver bedre mening

dansk erhvervsliv ved rulle nogle af de skatte og afgiftsstigninger tilbage som den her regering påfører dansk erhvervsliv og som gør danmark fattigere men det er jo i bund og grund bare en politisk uenighed der er vi uenige om

men jeppe bruus kan være helt tryg ved

at vores politik viser et andet billede det ved jeg godt

man prioriterer noget andet det er da rart og så ved man

dansk politik hvis jeg endelig skulle være lidt sarkastisk

har et klart billede af hvordan venstres

der er nogle besparelser på uddannelse i øvrigt i venstres

det vil jeg gerne gøre igen at vi synes det er forkert at man bruger tre hundrede

på at give primært arbejdsløse indvandrerfamilier mere kan man sige i kontanthjælp

forkert vej at gå det undrer mig også

de mennesker ikke får en tilknytning til til arbejdsmarkedet jeg har argumenteret for at vi gerne vil sætte cigaretprisen op som et

så har vi diskuteret opholdskravet danskuddannelsen jamen der findes jo rigtig mange ting som

i den finanslov der ligger her så man kan være helt tryg

da v regeringen indførte uddannelsesloftet og jeg blev faktisk rigtig glad og positivt overrasket da venstre midt i valgkampen meldte ud at det nu var imod

sammen med de studerende der var gået på gaden at det her

det fyldte alle medier det var i tv avisen den tidligere uddannelsesminister var rundtomkring og fortælle hvor dårlig en politisk idé det havde været og at nu skulle det fjernes og selvfølgelig var

herre troels lund poulsen så forstå hvis der er nogle vælgere hvis der er nogle unge mennesker hvis der er nogle forældre rundtomkring i det ganske land som undrer sig en lille smule over

for lang men det var jo uden for min

vi sådan set gerne ville finde penge hvis det kunne lade sig gøre nu sker der jo så den

kan man sige nationale katastrofe at regeringsmagten forsvinder så vi sidder ikke med serveretten og

det finansieret på en anden måde det er jo alt sammen teori for vi sidder ikke på regeringsmagten desværre

konstatere at vælgerne ville det anderledes der siger jeg så at når man ønsker at prioritere

for hvis man vil

at der ikke bare en til en kan stemmes ja til alt det som regeringen vil derfor må vi bare sige at vi

og hvis ikke hvornår havde ordføreren så forestillet sig at man fra venstres

hverken i dag eller i morgen vi arbejder på det

så er det gode spørgsmål jo fra herre jacob mark hvad sker der så den dag venstre

vi prioriterer uddannelsesloftet

vi måtte have regeringsmagten men jeg tænker at det er lidt mærkeligt for mig at stå allerede nu og overtage regeringsmagten med respekt for at vi er kort tid inde i

kan man vælge at købe sig et rolexur eller et almindeligt ur eller man kan tage sin telefon der er et digitalt

og tænde den når man taler eller man kan når man

det er jo ordførernes privilegium kigge på den røde skive

tiden gået nu har vi stjålet tiden fra halvanden eller to kolleger

hele tiden blev presset ti tyve og helt op til fem og tredive sekunder herre troels lund poulsen det går ikke fordi det er ganske urimeligt det er ikke ulovligt at lave tidstyveri men det er ret upraktisk især

den der er til sidst jeg vil gerne byde velkommen til herre rené christensen fra dansk folkeparti der

i finansloven man lægger retningen for danmark det næste år jeg kan sige

lavet mere ældrepolitik og mere udlændingepolitik end når vi har lavet finanslov

det er en markant stigning i den befolkningsgruppe når vi ser på det over en kort årrække er

over firs år og det glæder vi os over i dansk folkeparti

der faktisk en stigning på seksten procent over årene hvad betyder det så når vi taler om finanslov ja det betyder selvfølgelig at der er flere ældre som også er plejekrævende at der er flere ældre som har behov for hjælp fra det offentlige

er behov for flere midler hver gang og hver eneste gang dansk folkeparti har lavet

vi har haft et værdigt ældreliv og så videre og så videre når man ser på finansloven for i år

det er så godt som

til at lempe udlændingepolitikken

kan huske og det kan

at der skal guldvandhaner på plejecentrene det her handler faktisk om at der skal penge til så vi kan opretholde det serviceniveau som vi kender selvfølgelig også gøre det lidt bedre men når der er flere ældre kræver det også flere penge

det eneste område finansloven handler selvfølgelig om prioritering hvad er det man gerne vil prioritere

man ikke vil prioritere noget af det handler om penge andet handler bare om politik

et område som dyrevelfærd

finanslov der bliver vedtaget her i aften så er det faktisk sådan

regeringen og det socialistiske flertal har valgt at halvere pengene til dyrevelfærdsområdet

fordi man skal bruge penge andre steder man kan jo kun bruge pengene en gang

at vi kan have folk ude i felten

nogen begynder at gøre sig morsom det er uden det tilskud der var i den tidligere finanslov til at købe elefanter for

det er ikke ret længe siden vi kunne læse i pressen

rundtomkring i danmark som har det elendigt

to tusind og tyve det handler ikke om penge

at prioritere dyrevelfærd

så stor indflydelse på hvordan finansloven ser ud

grønne omstilling som dansk folkeparti også er en del af så er der jo her et grundlag for at vi kan arbejde videre også i forhold til en økonomisk bund som absolut ikke er færdigfinansieret det skal man sige

så tit vi kigger ned på de radikale og smiler og siger tak for

det var meget tydeligt at det var et krav man havde da man gik ind at der skulle ske noget på folkeskoleområdet

vi glade for at man har fået med

for at sikre folkeskolen vi håber at det kan være med til at give et løft det er en af de største ressourcer vi har

vi er jo ikke rige på

glade for at folkeskolen får et løft så tak for

vi er et skattefinansieret samfund hvad betyder det så

vi betaler skat af det vi producerer vi betaler skat af den løn

tjener men hvem er det så der skaber værdierne det gør vi jo i fællesskab det offentlige skal sørge for at der

skal sørge for at vi har nogle uddannelser så virksomhederne

kan rekvirere de medarbejdere

og så kan vi beskatte af det derfor er erhvervspolitikken det absolut vigtigste

vi får jo ikke flere penge til velfærd selv om vi nu har et flertal i folketinget

man bruger flere penge men man skaffer ikke flere penge

vi kan også se at man laver en tredobling af arveafgiften for familieejede virksomheder

meget meget ærgerlig diskussion der er kommet der er kommet en diskussion om at der er nogle meget meget store familieejede virksomheder

de må ikke ophobe så mange midler det man bare glemmer

den ganske almindelige tømrermester den ganske almindelige smedevirksomhed landbruget og så videre og så videre det er faktisk sådan

der bliver overdraget hvert eneste år det er ganske almindelige virksomheder som nu får en tredobling af arveafgiften hvad betyder det så det betyder at den virksomhed når den er blevet overdraget

blevet fattigere den virksomhed kan ikke foretage de investeringer som virksomheden havde tænkt sig at gøre

emballageafgiften en anden ting vi kan se er at grænsekontrollen forsvinder der kommer simpelt hen et ændringsforslag i aften hvor man fjerner grænsekontrollen man fjerner i hvert fald pengene til den selv om vi har en

skal der aktivt stemmes i aften om at de fem og halvfems million kr der bruges på grænsekontrol pilles ud af finansloven vi er meget forundrede i dansk folkeparti vi er faktisk forundrede over

der er indgået mellem den socialdemokratiske regering og de socialistiske støttepartier finansloven for to tusind og tyve

men skaber mere ulighed og påtvinger danskerne nye byrder de tungeste byrder vil komme som et resultat af de talrige udlændingelempelser som socialdemokratiet og de socialistiske partier

garantier om at partiet på afgørende punkter har bevæget sig i retning af en stram

før valget derfor var der nogle af os der

som minimum ville fastholde den stramme udlændingepolitik som den borgerlige regering sammen med dansk folkeparti havde lagt sig fast på inden folketingsvalget i to tusind og nitten

det vi står med i dag vi står desværre

finanslovsaftalen må det konstateres at socialdemokratiet regeringen blot er kommet med tomme garantier og har foregivet

for en stram udlændingepolitik med finansloven for to tusind og tyve viger man entydigt tilbage fra

udlændingepolitik på afgørende punkter særlig smerteligt for danmark og den danske befolkning er

vil øge udgifterne dertil kommer at man også har besluttet at man igen vil modtage kvoteflygtninge uden hensyntagen til

tager hen der er ingen tvivl om at når de mennesker

det er i danmark så kære socialdemokrater hvorfor

vil ske for vores samfund når man gennemfører den her finanslov med de forbedringer der er på fælles velfærdsgoder også for ældre

om prioriteringen af den fælles velfærd og dansk folkeparti fremstod jo noget

til den regering der var før selv om man støttede den i synet på hvordan man skulle prioritere det at der faktisk skulle være en fremgang i

det offentlige forbrug når der kom flere ældre og flere børn og så videre det havde man jo noget svært ved at komme igennem med over for en regering der dengang startede med at gå ind for ind for nulvækst

godt høre nu hvor der så bliver en finanslov med en betydelig fremgang en procent er væksten i det offentlige forbrug altså noget højere end det der var før

til de lempelser man laver på udlændingeområdet men fremadrettet

rigtig store vi står allerede i dag med et udgiftspres på over tredive milliard

de udgifter vil man øge

kvoteflygtninge én kvoteflygtning er jo ikke bare én kvoteflygtning

jo familiesammenføringer og andet og så kender vi jo prisen så den her finanslov

en fornuftig aftale med regionerne men på den lange bane må jeg sige at set med

er den her finanslov en katastrofe for dansk økonomi fordi man øger udgifterne uden man har finansieret det og man kender ikke det niveau man åbner op for men historierne fortæller jo at når man øger ydelsesniveauer

svarede jo sådan set ikke på mit spørgsmål nemlig om man egentlig er mere enig med den her regerings prioritering af den fælles velfærd af kvaliteten der på en række områder børn sundhed ældre psykiatri

hvad der lykkedes og hvad politikken var under den tidligere regering

man bruger pengene på den her halve milliard i to tusind og tyve som vil stige til langt over en milliard kroner meget hurtigt er jo også offentligt forbrug og det ønsker dansk folkeparti

borgernes penge rigtigt og der må jeg bare sige

lærere og lærere med bedre tid det er fuldstændig rigtigt at det har været en meget meget stærk radikal

jeg regner med at ordførerens parti så også stemmer for det er virkelig

nogle af de grønne elementer i

fremragende og med i flertallet bag klimaloven virkelig progressivt

klimahandlingsplanen vil være med til at indføre en flyafgift der kan bruges til grøn omstilling af flybranchen og til at rejse skov så vi kan reducere

oliefond altså hvor vi siger vi gerne vil fortsætte med at

de penge som vi så får ind skal vi bruge til den grønne omstilling og det er vores finansieringsforslag vi mener jo ikke at

flyafgifter isoleret set er løsningen i forhold til finansiering

gang med at forhandle det er jo ikke sådan at dansk folkeparti går til forhandlingsbordet uden at have finansieringsforslag

til hvordan vi skal nå den grønne omstilling for der er ingen tvivl om at det bliver svært med virkemidler men det bliver også dyrt i

vi bruger vores muligheder for at gøre så meget

altså bruge den til udtagning og

selvfølgelig blive til natur det kunne jo også være at vi

bruge lavbundsjorderne til solanlæg og andet

så ja vi er meget klart til at landbruget skal være en del af løsningen og det er landbruget jo

det er jo fordi vi er et landbrugsland

her regering og støttepartierne ikke prioriterer ældre

kommunerne og den tidligere regering

underfinansierede jo ældreplejen i helt voldsom grad faktisk

bemandingen på omsorgen på maden og på alle de rammer der skal

et godt ældreliv og det var den regering som df støttede

skåret én krone

det var ikke noget der blev indført over perioden hvor man startede med

og så kan den få lidt mere næste år nej der fik vi en milliard

man måtte ikke foretage besparelser derude så derfor var

havde den absolut største vækst men også de fleste kunder det var ældreområdet i sidste periode der

vi får regnskaberne og kommunerne for to tusind og tyve

den politik som df støttede underfinansierede ældreplejen og andre kommunale områder i voldsom grad

virksomhedsarvinger skal betale meget mindre i bo og gaveafgift end helt almindelige mennesker hvordan kan det

hvor den ganske almindelige dansker er ansat i virksomheden

så skal overdrages det kan de så ikke fordi de nu bliver brandbeskattet for de er jo onde de er jo erhvervsdrivende de skal ikke være der men hør nu her de to ansatte

deres løn af den her virksomhedsleder og så betaler de skat og så deler vi det ud til velfærd hør nu her

vi nedskæringer og forringelser i den offentlige sektor over en bred kam vi så at væksten i det offentlige

i forhold til ældreområdet står jeg her og kigger på

en rapport fra foa fra starten af det her år som jo viser at serviceudgifterne per ældre også faldt

når der nu kommer en finanslov som har massive aftryk fra enhedslisten

den bedste finanslov i rigtig rigtig mange år den bedste finanslov for velfærden

finanslov som jo også vil styrke

øger man også tilstrømningen og når man øger tilstrømningen øger man også de offentlige udgifter

godt at de offentlige udgifter øges men de bliver øget på det forkerte vi bruger i dag over tredive milliard kroner om året på ikkevestlig indvandring hvorfor i alverden skal vi bruge mere i fremtiden det går ikke til velfærd

danskerne tænker velfærd når danskerne tænker velfærd tænker de folkeskole de tænker ældrepleje og de tænker daginstitutioner jeg tror ikke

indvandring men det er der man med denne finanslov i fremtiden

nu og her vil jeg bare gerne spørge ind til hvordan det kan være at dansk folkeparti vil fjerne finansieringsforslag som jo styrker

hvad er det for nogle ting der skal pilles ud af den her finanslov

finansieret i finansloven så der er ingen udfordringer i forhold til det vi ruller tilbage

selvfølgelig noget vi så ikke gør vi får jo ikke det udgiftspres på blandt andet ikkevestlig indvandring de penge bruger vi

så meget som muligt i skat vi ønsker at danskerne skal betale den skat

er vores to partier nok ikke helt enige om hvad et velfærdssamfund så er men vi ønsker faktisk et højt serviceniveau på sundhed vi ønsker et højt serviceniveau på ældreplejen

godt kan spare penge på embedsværket og eksterne konsulenter og alt muligt andet som

vi havde sidste år var meget meget bedre end den vi har i år

det der var så meget meget bedre ved det det var jo besparelser

jeg synes er svært at forstå er at dansk

hvis man skulle give skattelettelser skulle være i bunden

skal have en lavere bo og arveafgift end helt almindelige mennesker og har lagt stemmer til det

man gør her er jo at man tredobler arveafgiften

overdrager virksomheden og det er jo at trække penge ud i at den virksomhed kan ekspandere og skabe flere arbejdspladser og dermed skabe et større arbejdsudbud og dermed gøre at danmark bliver rigere det er det man piller ud når man kommer

med at der er nogle der er rige

forbudt at tjene penge det er jo heller ikke forbudt at skabe noget i danmark vi glæder os

en virksomhed som skaber arbejdspladser vi glæder os over når arbejdsløsheden falder vi glæder os over når flere danskere kommer i beskæftigelse

velfærdssamfundet det er et problem og det må socialdemokratiet

i dag står her og roser de fire finanslove vi har haft med massive besparelser på vores velfærdssamfund

det er meget meget tankevækkende at det er den profil man ligesom lægger for dagen og som står i skærende kontrast til det som

nemlig at man skal prioritere dem i bunden og at man gerne

stram udlændingepolitik vi havde færre udgifter til udlændingepolitikken og dermed var der et mindre offentligt forbrug det glædede vi os over i dansk folkeparti vi glæder os over at vi bruger færre penge

hvad man bruger pengene på bare staten bruger pengene bare der er et højt forbrug af penge

vi mener faktisk det vores pligt som politikere at prioritere hvad pengene bliver brugt til vi vil hellere

på ældrepleje end vi vil bruge dem på

klimaloven der forpligter os på

i den forbindelse vil jeg gerne spørge om

vi byder jo altid gerne flere klimatosser velkommen

så også betyder at dansk folkeparti kan stå inde for de grønne tiltag der er i finansloven de mange tiltag som grønne afgifter udtagning af sårbare landbrugsjorder og skovrejsning kan dansk folkeparti stå inde for de grønne tiltag eller er det

ikke generer klimaet det kan være noget der er lavet af bambus det kan være noget der er lavet af sammenpresset pap og

på grund af vægt hvad bliver det billigste så det bliver plastik lige om lidt jeg mener det er i to tusind og en og tyve bliver det

at bruge plastiksengangsservice det vil så sige i danmark

afgift på den miljørigtige engangsservice det er klimatosserier når man lægger afgift på noget der

vi rigtig glade for at vi er blevet en del af aftalen så vi sådan kan få lov til at blive fornuftens stemme

var inde på er noget som dansk folkeparti fuldt

gå for danmark i den grønne dagsorden så vi virkelig rykker og har gjort det her til den grønneste finanslov i lang

udtage en skov til urørt skov for at give mere biodiversitet måske noget forarbejde forinden så man

der kommer lys ned så man ikke bare får et sort område hvor der ikke kommer noget biodiversitet så igen ja vi synes sådan set at mange af de her forslag

kræver noget faglighed og kræver noget arbejde for at få de resultater som vi jo gerne skulle opnå i fællesskab men

til dansk folkepartis ordfører jeg tror i virkeligheden at

stemt for finanslove som egentlig var strammere

at hvis man lader det offentlige forbrug vokse

man for eksempel har ordentlig ældrepleje eller mere psykiatri eller flere pædagoger så skulle det ligesom være undergravende for væksten jeg synes egentlig det er lidt nyt hvis dansk folkeparti har den opfattelse at den offentlige sektor om man så må sige

som indebar nedskæringer med at det var nødvendigt for at skabe

dansk folkepartis normale opfattelse og det man siger sådan til offentligheden så kan

og der kan man jo se eksempelvis på dyrevelfærd at det har man valgt at halvere det er en politisk prioritering man har valgt at

hundrede og fem og tyve million kroner mere til ældreområdet samtidig med at man

efter to tusind og tyve er jo de politiske prioriteringer hvor vi er uenige så det handler ikke bare om at bruge pengene det handler om at bruge dem på det rigtige og den diskussion skal der altid være i en politisk ledet organisation og så sandelig da her i folketinget

kommunerne som jo har ansvaret for ældreplejen derude altså hvor vi massivt massivt investerer i vores fælles velfærd

med et primært krav om at væksten i det offentlige skulle kunne dække

altså at der kommer større pres på velfærdsudgifterne nu er det lige pludselig et stort problem at vi for første gang i årevis faktisk laver en finanslov som tager højde for det her og endda udbygger på nogle områder det synes jeg stritter i forhold til dansk folkepartis

er jo når man øger udgiftspresset så voldsomt i forhold til ikkevestlig indvandring så synes vi jo bare at man hiver penge ud af det

folkeparti præsterede sammen med den tidligere blå regering det er rigtigt men det er ikke lige meget hvad man bruger pengene på noget af det som vi vælger at bruge pengene på

kæmpet for og vi er glade for at vi er nået i mål sammen med de andre partier

lidt interesseret i hvor dansk folkeparti står i det spørgsmål og jeg spurgte også til det

jo midt i valgkampen ude at sige at nu kunne man godt se sig

førstebehandlingen at man skulle se hvad det var for en model

ordføreren både beløbet

ordføreren fortælle om dansk folkeparti vil bakke op om den lov der kommer om minimumsnormeringer i danmark

barn får en pædagog mere forældrebetalingen stiger med

for en børnehave det vil sige at danskerne bliver fattigere vil man kompensere dem bliver det endnu værre med normeringerne jeg tror også at kl vil komme og sige hvad med alle fripladserne skal vi ikke duttes for det

sige at når der er et barn der har en friplads i en kommune stiger kommunens udgift med

der tror jeg at kommunerne må komme og sige vi vil duttes for det

kommer jeg kender kun beløbets størrelse kan ordføreren forklare her i dag

kommer bliver kommunerne duttet

hvis ordføreren ikke synes det beløb vi har fået sat af

til hvad der tidligere er sat af på børneområdet hvad skal der så til for at dansk folkeparti bakker op om

minimumsnormeringer hvornår er ordføreren tilfreds

har en udfordring vi er også glade for at man nu gør det

vil stemme for men vi er selvfølgelig for at der sker noget på daginstitutionsområdet det er et område hvor vi

skoleparate når de forlader vores daginstitutionsområde så det vil vi gerne men jeg håber da at det er en invitation til at vi skal være med til

richard nixon der var den første der gjorde det der med at tale pænt til

de lavtlønnede og de folk der har det svært i samfundet samtidig med at man beriger dem der i forvejen har nok jeg blev mindet om det da jeg hørte svaret til herre jeppe bruus

ordfører glædede sig over at man har haft så lave vækstrater

lave vækstrater i det offentlige forbrug som har betydet nedskæringer i ældreplejen

for få pædagoger i daginstitutionerne og som har betydet at sygeplejerskerne har drønet rundt og ikke kunnet

legetøjsproducenter omkring billund konservative charlataner fra nordsjælland folk der har virkelig mange milliarder kroner på kontoen og som er kommet ind til os

samtidig med at almindelige mennesker har

udsat for nedskæringer i den offentlige velfærd så spørgsmålet her

noget i den her finanslov der jo netop udvider velfærden

jeg var ansat hos han var selvstændig erhvervsdrivende og havde det her firma

i folketingssalen og siger at det er

et ganske almindeligt menneske som arbejdede halvfjerds til firs timer om ugen for at drive sin virksomhed og jeg var super glad

super glade for at de har et arbejde de er rigtig glade for deres virksomhedsleder

glade for at gå på arbejde og jeg håber de betaler deres skat med glæde så vi

den her bo og gaveafgift lige nu kommer dansk folkepartis ordfører og påstår at vi for at sikre velfærden

skal holde det nede på et lavt niveau næh det behøver man såmænd ikke

fastholde en lav beskatning for de rigeste i danmark

en omfordeling fra dem der ikke har så meget

store gaver til dem som har nok

hvem er det der kommer til at betale mest her det er dem med de laveste lønninger og det er jo blandt andet fordi man hæver cigaretpriserne

ende nedad det er folk med de laveste lønninger der ryger mest og det er rigtig ærgerligt og vi håber de holder

så der har sine børn i børnehave det er de unge familier det er heller ikke dem der er de rigeste de kommer til at betale

deres barn i en daginstitution på grund af minimumsnormeringer

har prioriteret og sagt hvad det

og det man har brugt flest kræfter på er at lette udlændingepolitikken

kalder det på handling og det har vi gjort med den her finanslov men jeg er blevet lidt i tvivl om hvor dansk folkeparti placerer sig

den her indsats og hvordan i forhold til den sociale dumping som vi ser på vejene hvor vi har set helt groteske eksempler på de vilkår

jeg ikke kan kvittere for for samtidig med at man taler om social dumping

at blive i danmark så længe man har et job hvad kommer det til at betyde det kommer til at betyde at arbejdsgiveren nu bestemmer

jeg måske nødt til at fyre dig så tror jeg nok medarbejderen kommer jeg synes at det er ganske grotesk at man kan tale om social dumping og have et stort hjerte for det

at man laver en lovgivning hvor det nu er arbejdsgiverne der kommer til at bestemme om man har et opholdsgrundlag

den del men ordføreren svarer ikke på spørgsmålet og lidt klassisk begynder han at

nogle andre spørgsmål omkring udlændingepolitik hvordan ser det ud på tungvognsområdet

den sociale dumping som vi ser på vejene kan vi regne med støtte fra dansk folkeparti til den indsats som finansloven lægger op til eller hvordan står

der bliver spurgt ind til er jo om man vil sige ja til den aftale

vil jo som udgangspunkt rigtig gerne indgå de her aftaler med parterne

som ligesom hvad skal man sige lægger bunden og der er andre der mister deres legitimitet men det er vigtigt for os at vi har et arbejdsmarked både på tungvognsområdet og på alle andre områder hvor vi selvfølgelig ikke ser social dumping og der vil jeg kvittere for at der har vi altid haft et godt samarbejde

forøgelse af rådighedsbeløbet til pensionister tilskyndelse for seniorer til at arbejde og så en styrket ældrepleje det var rigtig gode

finder den nye regering sammen med de andre partier bag finansloven

ældreplejen vi finder nye penge til en demensplan

kommunerne så stort et økonomisk løft at det løft er større i én kommunaløkonomi end i formåede at gøre med fire kommuneaftaler

de kommuner som står for den primære omsorg for for de ældre hvordan kan det ikke afstedkomme ros til regeringen og partierne bag finansloven for vores indsats i forhold til

regering lavede kommuneaftaler og indgik dem med kl så kom med en

oven på den kommuneaftale som man har lavet men vi anerkender

folkeparti at man har lavet nogle fornuftige aftaler med kommunerne

selvstyre men vi sagde dengang at man skulle lægge det oven på budgetterne for to tusind og seksten

kan blive brugt til alt mulig andet men lad os se hvordan det går vi har

en oktav for højt vi har taget de initiativer som er målrettet de ældre som i skal have meget ære for

vi videreført dem så har vi lagt penge oveni demenshandlingsplan styrket

kommunalaftale som som med længder

kunne levere så jeg synes man skulle svinge sig op til

har jo en gruppe som er kraftigt stigende og det er de ældre over firs år

også demografisk skævt fordelt i danmark der er ingen tvivl om at vi

undre mig hvis kommunerne ikke kommer og siger at det omkring ældreområdet skal fylde noget i den kommunale udligning

dansk folkeparti mener borgerne faktisk godt kan efterspørge vi har flere ældre som lever længere det glæder vi os over men det giver altså

tak talte jeg om

hvordan det er som forældre at lægge dem til at sove

at kigge på dem når de falder i søvn og det der intense håb man har om at give dem tryghed og kærlighed nok nu har jeg lige sendt den yngste hjem

ringet faren hjem fra arbejde så sådan er

en grundlæggende vished om at vi alle os

hele tiden arbejder for at der bliver gjort noget ved de udfordringer som folk har

vores mål i radikale venstre er at politik skal løse de virkelige problemer

socialdemokraternes ordfører

i en ny retning og hvert eneste af de skridt vi har taget her fortjener et hjerte for når man ser på

indgået en finanslov med næsten en milliard kroner til en udvisningsø i stege bugt med dansk folkepartis paradigmeskift med uddannelsesbesparelser og med sort snak i stedet for grøn handling nu står vi så her en år senere med en finanslov hvor vi faktisk trækker

vi

vi investerer flere milliarder kroner

ned

kald der kom til valget

det skal kunne måles og mærkes er der flere der siger

at vi står fast på værdierne og at vi knokler for rigtige løsninger på virkelige problemer så jeg er glad for finanslovsaftalen

grønnere med den vi får et sikkerhedsnet

når man kigger ud i verden og senest

den mislykkede cop fem og tyve i madrid det kan kun gå for langsomt

skal vores fælles klimalov følges op

handling finansloven var kun et første lille skridt

lukket ud af sjælsmark og vi får bragt mint og børn som hende hjem igen

i dansk politik vi får endelig sat penge af så vi igen kan tage fem hundrede kvoteflygtninge fra næste år

frem for mere symbolpolitik

halvfjerds procent af medarbejderne

usikre situationer

som blev indført med sidste års finanslov hvor flygtninge der arbejder ikke

men tværtimod måske skulle sendes ud oftest kan

vi skal igen arbejde for at fremme integration

integration og vi var hos dfd

med de mennesker det handler både de ansatte

selv forhindrede den forrige regering i at tage det er vi glade for vi river uddannelsesloftet

nye kompetencer jeg har personligt kæmpet hårdt for at komme af med det og det er jeg rigtig glad for vores børn får

besparelserne på uddannelse vendes langsomt men sikkert til investeringer igen rigtige løsninger frem for mere symbolpolitik

selvfølgelig ikke

mod en ny retning for danmark så glædelig jul

flere rigtige løsninger sammen i stedet for at grave grøfter og puste til frygten men kampen fortsætter selvfølgelig og jeg drømmer for eksempel om at danskere alene har begået den brøde at forelske sig i et menneske

med deres udenlandske ægtefæller at de også kan komme til at fejre jul sammen her

er helt sikkert og som vi alle burde tage på

mere økonomiske del af finansloven primært i forhold

jeg tror at det nu er sort på hvidt dokumenteret at der er et negativt arbejdsudbud i forhold

skal laves nogle kompenserende foranstaltninger og i så fald hvornår skal de laves

det radikale venstre har i hvert fald tidligere stået vagt om en ansvarlig økonomisk politik der ikke skulle svække

altså at vi faktisk får lavet en positivliste hvor man kan hente faglært arbejdskraft ind noget jeg ved spørgeren

kæmpede hårdt for men ikke fik gennemført i den tidligere regeringsperiode

muligt det bliver muligt for folk at blive arbejde i stedet for trukket ud af virksomhederne det bliver også muligt for udenlandske studerende at arbejde tidligere og blive her længere så der er en reserve

det kommer vi til at følge meget meget tæt det er også rigtigt at der er et

lidt flere ud i årene jo blandt andet som følge af at vi afskaffer uddannelsesloftet det er et tiltag vi har kæmpet hårdt for men det betyder selvfølgelig ikke

skal korrigeres for det vi har jo brug for mennesker

det lykkedes ikke rigtig at tiltrække nogen i den tidligere regeringsperiode

få det gennemført og jeg håber da meget at

er udliciteret til blandt andet arbejdsmarkedets parter som skal definere den og den skal så træde i kraft

halvår af to tusind og tyve så det er nok svært at få en ret stor effekt af den men er det i den radikale optik næste finanslov

hvor man så skal gøre regnebrættet op i forhold til

gået i forhold til til arbejdsudbuddet

er det der man ligesom sætter to streger under og siger at

dog ikke uanede mænger af tid til at vi kan diskutere

den ordning men jeg håber stadig at ordførerens parti vil bakke varmt op som jeg hørte ordførerens parti i foregående periode

vil følge det her tæt frem mod hver eneste

vi har brug for arbejdskraft og vi skal følge beskæftigelsen

at gøre op med hjemsendelsespolitikken

de har fået ophold på grund af deres asylsag det betyder at de har krav på ophold og beskyttelse danmark har så givet dem ophold og beskyttelse når det de så er flygtet fra ophører hvorfor i alverden er det så at det er så vigtigt for radikale venstre at de borgere de mennesker ikke skal sendes hjem og være med til at genopbygge det land som de er kommet fra

helt oprigtigt

jeg har med herre rené christensen

det her for os og hvor det nok skiller

alle andre der har investeret massivt

skal virkelig kunne betale sig at gøre en indsats uddanne sig og arbejde når man har været her en årrække og haft beskyttelse i en årrække for det er jo tilfældet for de her mennesker det

og beskyttelse

så i øvrigt som følge af det paradigmeskifte altså selve beskyttelsesstatussen men nu overgår man til en erhvervsordning og

godt tænkt hvis vi selv skal sige det sådan

men det bliver nemmere at blive i danmark man har også ændret på blandt andet ydelsesniveauerne

større rådighedsbeløb hvis man kommer til danmark fra tredjeverdenslande

enige i at det gør danmark mere attraktivt at komme til

så vælger de mennesker det land hvor man kan få de højeste ydelser og

til at vi i fremtiden vil opleve at der kommer flere asylansøgere til

i danmark eller nogen som helst andre steder når man får beskyttelse

ikke fordi man gerne vil have et rarere liv et andet sted så opnår man ikke beskyttelsesstatus i danmark og det er forskellen på det her

om man så skal leve med sine børn i

den enkelte eller er det dårligt vi mener at det på meget længere sigt

ikke enig i at det vil betyde at nu kommer der mange flere det er jo

efter frokosten er herre ole birk olesen og den anden er herre morten dahlin og den tredje er fru marie krarup

følgende anmeldelser social og indenrigsministeren lovforslag nummer

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af

ole birk olesen liberal alliance morten dahlin venstre marie krarup

nye borgerlige er også kommet med som en af ordførerne og er derfor nummer to i rækkefølgen

uddannelsesloftet ryger vi fjerner omprioriteringsbidraget på kultur og

der er sket rigtig meget godt

det kunne vi jo for eksempel have gjort hvis ikke der var blevet hevet det finansieringsforslag ud som jo indgik i det oprindelige finanslovsudspil fra regeringen nemlig

at der ikke skulle gives mulighed for at hæve loftet på aktiesparekontoen en konto

betale en meget lav skat af af de investeringer og det afkast man får på den og det er jo en ordning som er meget meget skæv og som vi burde have bremset ved at lægge et loft over og sige den ordning

ikke udvidet men det kæmpede de radikale jo rigtig meget imod og det endte med ikke at komme med i den endelige aftale det

de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser

brugt pengene til så kan vi ikke få

en lidt mere social tilgang fra de radikale når vi skal diskutere finansiering næste gang

ordføreren ved også udmærket godt at hvis ikke vi havde været villige til også

af de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på det niveau det må vi jo så tage op næste år

afskaffe eller lægge loft over den aftale vi har lavet i en tidligere

aftale om netop at hæve aktiesparekontoen

helt almindelige lønmodtagere der tør risikere noget der tør investere i aktier også i

ingen tvivl om at det er de ti procent rigeste i vores samfund det er

det bare jeg siger jamen hvorfor kunne vi så ikke bruge de penge

vi når langt i finansloven men vi kunne jo være nået endnu længere altså

skæve asociale ordninger når man kunne have brugt dem på for eksempel de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser det

man faktisk får en større gevinst hvis man løber en risiko og det gør jo at virksomhederne kan vokse og selv kan løbe nogle risici og investere i ny teknologi nye muligheder måske endda i forskning der gør at vi

udfordringer vi som samfund står

være med til lave en finanslov som mindskede udbuddet af arbejdskraft i danmark nu laver man en finanslov som mindsker udbuddet af arbejdskraft i danmark hvorfor er radikale gået med til det ifølge aviserne er der oplyst et tal på

på grund af den her finanslov i en tid hvor dansk økonomi og dansk erhvervslivs største udfordring netop er at få flere hænder reducerer man nu arbejdsudbuddet

har det ikke været vigtigt for radikale at stå fast på det som man lovede vælgerne

så det er rigtigt at den samlede finanslovsaftale giver to hundrede færre næste år og ni hundrede

en udfordring hvis ikke vi får nok mennesker

en positivliste for faglært arbejdskraft som virksomhederne kan trække arbejdskraft hertil med det er et initiativ jeg ved at ordførerens parti også virkelig gerne ville have haft gennemført hvis altså de havde haft flertal til det

så fået det igennem det går jeg ud fra at ordførerens

væksten og udviklingen i danmark virksomhederne mangler fortsat arbejdskraft også selv om der er

radikale venstre og socialdemokraterne

en finanslov som gør danmark fattigere det er den første finanslov i mange år hvor man

ført i mange årtier i danmark hvor vi har lavet reformer som gør danmark rigere og nu laver man en finanslov som gør danmark fattigere alle indkomstgrupper får færre penge

er nogle der uddanner sig en lille smule mere er vi glade for men vi er enige i

vi er nødt til hele tiden at sikre os at virksomhederne har den arbejdskraft de har brug for det er derfor vi har fået de initiativer med i den her finanslov som vi synes

god finanslov jeg kan også forsikre ordføreren om at det ikke er noget vi viger fra det er noget radikale venstre hele tiden vil

der et afsnit der hedder flere lærere

når man spørger kl siger kl at

det skal regering og folketing ikke bestemme hvad de bruger de her penge til det kan godt være at de vil lave pædagogisk udvikling det kan godt være at de vil ansætte flere projektfolk

at pengene bliver brugt til flere lærere så

på en række andre ting dem jeg har talt med i kl var også ret optaget

penge bliver brugt til flere lærere og det er jo også det der ligger i

ikke garantere det medmindre man sætter et krav på og øremærker

kan lige så godt være til flere ledere det kan være til flere konsulenter det kan være til alt mulig andet end flere lærere men man skriver altså en overskrift der heder flere lærere vi kan bare konstatere nu at det

hvad man håber kommunerne vil bruge pengene på

understøtte den nye start som folkeskolen skal have

udfordring i folkeskolen er at vi mangler lærere og at vi mangler lærere

stillinger det er et problem der har stået på i nogen tid og også et problem der formentlig kommer til at stå på i nogen tid endnu svaret i den her finanslov er tofoldigt det ene

er at man på sigt vil sænke antallet af mennesker i danmark der udbyder deres arbejdskraft med ni hundrede personer altså næsten tusind

det andet er at man vil øge beskæftigelsen i den offentlige sektor

der er cirka seks tusind personer færre til rådighed som følge af finansloven for beskæftigelse i private virksomheder der allerede i dag står og mangler nye ansatte er det en succeshistorie

er at få flere pædagoger og lærere til vores børn så de klarer sig bedre det er rigtig godt også for

virksomhederne senere hen

enig med ordføreren at vi har brug for arbejdskraft derfor har vi fået sikret

dem der mister deres beskyttelsesgrundlag men er i arbejde i virksomhederne for virksomhederne har investeret i dem

miste alle de midler de har investeret

udlandet kan blive her længere og tidligere og

er det virksomhederne har efterspurgt alt sammen har i øvrigt fået stor ros fra netop erhvervslivet

synes vi balancerer meget godt med de tiltag der netop skal til jeg er helt enig med ordføreren

erhvervsliv erhvervslivet har også problematiseret at det

at øge den offentlige beskæftigelse med fem tusind personer altså fem tusind personer som så ikke er til rådighed for ansættelse i private virksomheder er det virkelig det der skal til nu i en tid hvor vi fortsat har

en meget meget stor offentlig sektor i danmark

af den arbejdskraft der er til rådighed og at den arbejdskraft i øvrigt bliver mindre på grund af den her

i uddannelse det er en kæmpe gevinst for danske virksomheder

så det er vi rigtig glade for der var rigtig meget der skulle rettes op vi har brug for flere lærere til vores børn og lærere med bedre tid

fokus på begge sider når man diskuterer økonomi det både den del der handler om at bruge penge og den del der handler om at tjene penge de skal jo tjenes før de kan kan bruges

ikke kommet så meget med i finanslovsaftalen det radikale venstre har jo indgået en en finanslovsaftale med de øvrige røde partier som svækker beskæftigelsen med helt op til til ni hundrede mennesker i i overslagsårene ordføreren svarer så i dag at det vil ordføreren følge tæt og at det radikale venstre vil holde området under observation kunne vi

mener der skal tages initiativer som styrker beskæftigelsen

her i folketingssalen og det er jo helt afgørende for os i radikale venstre

sikrer at vi har arbejdskraft nok det

den private sektor der er med til at finansiere at vi kan udvikle en smadderdygtig offentlig sektor som jo så igen bidrager til at vi får dygtige virksomheder det var derfor at

pædagogerne lærerne og uddannelserne

som vi jo har geninvesteret i og stoppet besparelserne rigtig godt også for virksomhederne men

jo allerede der er initiativer

den her finanslov der skal sikre at virksomhederne kan tiltrække yderligere arbejdskraft i øvrigt initiativer

vil radikale stille krav om at man så laver nogle aftaler der styrker beskæftigelsen svarende til det man har svækket den med i finanslovsaftalen

bevidst sagt

korrekt opfattet af ordføreren

for det kan jo også ændre sig alt efter hvordan verden udvikler sig stiger beskæftigelsen

i forståelsespapiret det skal følges og vil blive fulgt op senest ved næste finanslov

lad os håbe at vi også kan komme ind på det her område senere det er jo ikke for os et enten eller det er et massivt løft et historisk

daginstitutionsområdet der kommer til at ske hvilken model der skal vælges

ovre hos børne og undervisningsministeren

vores børn direkte til alle børn det er pædagoger der skal

daginstitutioner så der kommer flere pædagoger til alle børn det er det der er vigtigt for os hvad vi så kalder modellen er vi faktisk

som virksomhederne har investeret i idet de nu overgår til en erhvervsordning ikke bliver hældt ud af landet så virksomhederne mangler dem

vi har lavet reformer for at sikre et bedre arbejdsudbud men der synes jeg måske nok at den her

trækker lidt i den gale retning med en negativ beskæftigelsesfrekvens

med dårligere vilkår for virksomhederne

at det fortsat kan svare sig at have virksomhed i danmark eller fortsat kan svare sig at tage et arbejde når man er med til lægge stemmer til en finanslov som

virksomhederne og erhvervslivet

at vi kommer af med det her uddannelsesloft som jeg nu kan forstå venstre ikke engang vil være med

absolut erhvervslivsvenligt og så har vi taget de her initiativer som jeg næsten er træt af at høre mig selv gentage beklager men nu gør jeg

en lang række initiativer der netop skal sikre at der kan komme arbejdskraft til danmark

arbejdskraft faglært udenlandsk arbejdskraft noget som spørgerens parti

netop for at sikre nogle bedre konkurrencevilkår for danske virksomheder

med som jeg tidligere har oplevet at de radikale faktisk brændte meget for jeg synes bare det helt mangler i den

vi blandt andet lavede aftale om aktiesparekonto og andre

at sætte afgifter op på ting

og som vi gerne vil have mindre af for så til gengæld at kunne sænke dem og tage initiativer

det vi gerne vil have mere af for eksempel udenlandsk arbejdskraft

ordfører jeg tror jeg fik det skrevet helt rigtigt ned så jeg prøver

citere vi slår hul på paradigmeskiftet med finansloven citat slut

forkert det er jo klar tale

den radikale ordfører så sandhedsværdien er fra landets statsminister eller landets udlændinge og integrationsminister når de siger at regeringen

venstre for os er det vigtigste

aldeles uoptaget

må ordføreren tage med socialdemokraterne

at virksomhederne nu kan beholde medarbejdere som de har investeret i

glade for som de ikke vil have bliver hældt ud af landet når nu de har brugt penge på at investere i dem

de ikke kan erstatte fordi de har svært ved at finde andre

sund fornuft som er blevet jublet igennem af virksomhederne derude

synes helt ærligt at ordføreren og hans parti skulle vende tilbage til deres rødder og støtte det

fair helt legitimt det er jo politik

mærkesager igennem det det vi alle sammen kæmper for herinde men så må det også bare kobles op på

så spørger jeg på en lidt anderledes måde mener det radikale venstre at regeringens udlændingepolitik står uantastet med den her finanslov eller er den

kom væk fra nullerne og nu må i også komme videre i venstre helt ærligt

de er optaget af hvad effekten af det er præcis som ordføreren sagde og effekten er at virksomheder kan beholde mennesker

de har arbejde og af samme årsag vil der sandsynligvis komme

flere migranter til landet herunder naturligvis

muslimske lande i sidste uge havde vi en række anholdelser i forbindelse

islamistisk terrorangreb som

politiet formulerede det er man i det radikale venstre ikke enig med mig i at at religion er en væsentlig faktor i et planlagt islamistisk terrorangreb

mener man i det radikale venstre dermed ikke også at forøget islamisk tilstedeværelse i danmark forårsaget af den nye finanslov

for os her i danmark

at ordføreren lukker øjnene for det

erkende at ordførerens parti har været med til at sørge for at vi har en meget stor muslimsk minoritet i danmark en alt for stor som

hvor man ønsker at lade de globale markedskræfter bestemme hvem der skal være i hvilke lande i stedet for at påtage sig et nationalt ansvar for at forsvare den danske befolkning imod de farer der truer og som nu nu vil blive større i forbindelse med at vi altså vil få en forøget muslimsk minoritet som eventuelt kan

enhver slags og jo islamistisk terror har rødder i islamistisk islam men det er jo en tolkning

en religion til det andet

er helt vildt at ordføreren her at kobler en finanslov der sikrer

kan beholde medarbejdere de har investeret i og som betaler skat til vores

par andre initiativer i

meget opmærksomhed der er et mindre erkender jeg initiativ der

den er ikke så stor men det

af for eksempel indvandrerkvinder som har

så det håber jeg også ordførerens parti som jo også har støttet

i alle de afkroge vi i radikale venstre er ikke i det spor hvor vi tænker at nu skal der en ny

dagpengereform til nej eller at nu skal ydelserne sænkes yderligere tværtimod er vi optaget af at vi får færre fattige børnefamilier

men en lang række andre ting for eksempel at

står på og bygger på og

kunne rapportere igen det er så lidt problemer med

vi står på meget solide reformer der sikrer dansk økonomi fremover

titlen på sfs eget finanslovsforslag

vi punktum for årtiers nedskæringer på børneområdet vi har aftalt at indføre en lov om minimumsnormeringer

vi stopper de ødelæggende besparelser på uddannelse og vi begynder den helt nødvendige indsats for klimaet

socialdemokratiske parti

på gaden for at vise deres utilfredshed med årtiers nedskæringer

til tre og en voksen til seks børn i børnehaven

finansloven

i klassen og for meget larm og uro

skolen og så fjerner vi selvfølgelig uddannelsesloftet og forringelserne på humaniora og samfundsfag på

huller i vores psykiatri og nu gør vi noget ved det området bliver tilført seks hundrede million kroner allerede næste år og

ekstra penge til socialpolitikken oven i den socialreserve der skal løfte området

mod hinanden men jeg synes først og

enige om at det er noget af det allerallervigtigste at kæmpe

har krævet at vi skal i gang allerede nu

grønne afgifter grøn transport cykelpulje og undersøgelse af grønne statsobligationer

også vigtigt det er også noget som jeg ved det radikale venstre har kæmpet rigtig meget for og det vil jeg også gerne sige tak for den grønne omstilling er en global opgave og vi har

mange år men som det forhåbentlig er slut med nu når vi næste år

transport skal se ud

lukrative regler for forældrekøb ordningen er jo hamrende skæv

almindelige menneskers skattekroner skal subsidiere at de mest velhavende kan få et skattefradrag og et nedslag i prisen

de store byer kan se at det for alvor

finansieringselement der betyder at virksomhedsarvinger igen skal betale femten procent i bo og gaveafgift ligesom helt almindelige mennesker skal

som vismændene har sagt er en god idé og så er det jo også kun ret

dyrenes vagtcentral kemiluppen

ekstra indsat for de satspuljeprojekter der ellers så ud til at udløbe jeg

er en stor og flot og rød og grøn finanslov

ulighed som jo har fyldt meget i tidligere debatter og som jeg også selv kan huske at

enhedslisten men hvordan og hvorledes ser ser sf

har givet i forhold til ginikoefficient og de ting som jo i hvert fald før har været mærkesager

er kommet igennem med men som finansministeren sagde

så der skal også være noget til de kommende år

er man måler på indkomst og ikke på formue

data på for eksempel formueulighed

sf så er støtteparti for regeringen

man har en lidt anden opfattelse i forhold til den måde man opgør ginikoefficienten på når man er i opposition altså nu er der problemer med data og nu skal man se på om man kan få et andet billede men det er jo ikke fordi sf ikke har forfulgt den her dagsorden tidligere og derfor undrer det mig sådan set bare at man så kan legitimere en finanslov som betyder at

vist sig at uligheden var steget endnu mere end det vi har sort på hvidt

regerings politik på den del som ikke bliver regnet med i dag

seneste fire år har jo engang været så slemt som det stod til

var inde at google lidt på kaotisk skæv finanslov og finanslove som øger uligheden man kan bare google lidt på det og

hvor man har en kaotisk skæv finanslov som øger uligheden

i forhold til ginikoefficienten kaotisk skæv nu står vi så med en finanslov for to tusind og tyve som øger den med nul

og skæv finanslov som sf nu stemmer for

er en kaotisk og skæv finanslov som

at øge ligheden og mindske uligheden

men det var jo det samme svar som jeg gav til venstre lige før uligheden er jo

skulle være mindsket så er jeg ret sikker på

den modsatte retning

end det

man ligefrem kan rose at der er nogle der bliver fattigere det forstår jeg

den der omfordelingspolitik er jo fuldstændig skæv

hvor ginikoefficienten også var skæv hvis man kan tillade sig at sige det fordi der var nogle der

vi tog ikke noget fra nogen her sker

har allermindst det er dernede skævheden kommer

jeg bare spørge den merpris der kommer

det ikke børnefamilierne der skal betale den

at det handler om nogle meget meget skadelige produkter pvc ftalater plastik

effekter på skattetryk arbejdsudbud vækst og den slags svarede hun ifølge berlingske at det vidste hun ikke noget om

ikke vigtigt for fru pia olsen dyhr at vide hvad effekten af finansloven ville være på dansk økonomi før hun sagde ja

finansloven er så ringe som den er når man kigger på den effekt den vil have på vækst og beskæftigelse i danmark

direkte negativ effekt på arbejdsudbuddet er det ikke en smule uansvarligt at man sidder og laver en finanslov uden at skele til hvilken effekt den har på dansk økonomi at man så optaget af at uddele gaver til

at det ender med at blive en finanslov som faktisk gør danmark fattigere og mindsker velstanden i

endte med at have en finanslov som på bundlinjen betyder at der er færre danskere der kommer i arbejde i en tid hvor dansk økonomis største udfordring lige nu er at der mangler arbejdskraft er det da underligt at sf indgår

uden overhovedet at vide hvad effekten af finansloven er på arbejdsudbuddet er det virkelig en ansvarlig måde at gøre det på burde man ikke have sat sig ind i hvad effekten

på arbejdsudbuddet at man hæver prisen

nærmere på det hvordan vil sf garantere at de midler man sætter af på finansloven rent faktisk går til at der kommer flere lærere i folkeskolen og hvor mange flere lærere forventer man med de penge man har sat af at der kommer på

samme med minimumsnormeringerne hvor der er nogle der kritiserer os for at sige at det nu skal være en lov og at vi

i finanslovsaftalen sagt

med dem men tværtimod har givet et løft på en

og fjerne på alle mulige

så vi har givet et meget klart signal

at det skal være op til den enkelte kommune hvad de ønsker at bruge de her penge

udvikling af pædagogik det kan være

men der er altså ikke nogen garanti for at der bliver flere lærere ude på folkeskolerne af de her penge man har sat af

eneste måde man kan komme uden om det som herre lars boje mathiesen taler om er ved at lave for eksempel minimumsnormeringsmodeller og det har vi gjort specifikt

vi skal bruge flere midler til at bekæmpe generationsforureninger det er

forureninger som er rundt omkring i vores land og som er nedarvet til os fra tidligere generationer hvor virksomheder har forurenet

få nogle flere midler til at oprense de her jorder

jeg kunne godt tænke mig at høre om sf er med på at vi sammen kæmper for at man i regionsaftalerne sikrer flere midler

kæmpet i rigtig mange år for at sige

et resultat af tidligere tiders skandaløse politik hvor man bare synes man kunne hælde gift

så ligger der mange årtier senere og som er det

mai villadsen også omtaler nu det er blandt andet høfde to og fyrre og det er mange steder i landet hvor vi ser de her generationsforureninger vi ønsker

vi også har kæmpet for i den her finanslov og tak for anerkendelsen

bliver sat af på en finanslov

i en regionsaftale

diskutere men vi synes simpelt hen at vi skylder hinanden at der

være bange for at

sine børn ud og lege på en strand eller i et eller område fordi

ikke være tjent med at man ikke ved hvilke udlændinge der kommer netop fra fra de forureninger men jo også fra de punktkildeforureninger

håber jeg at vi sammen både kan løfte

mange penge forskellige grupper i samfundet har til rådighed hvor mange penge de har til forbrug hvis vi kigger på den her finanslov ser det ud som om man går den stik modsatte vej af det som sf gik til valg på i valgkampen var sf fremme i skoene med at der i danmark var fattige familier familier som ikke havde råd til at børnene kunne gå til fodbold at børnene kunne gå til børnefødselsdage

nyt tøj og så videre alle disse familier uanset hvilken indkomstgruppe de tilhører bliver fattigere med den her finanslov de vil have færre penge til at gå til fodbold de vil have færre penge til børnefødselsdage de vil have færre penge til at købe tøj for det er resultat af den her finanslov som sf har forhandlet vi har tallene fra finansministeriet alle grupper i det danske samfund også den nederste tiendedel og den næstnederste tiendedel og den tredjenederste tiendedel bliver fattigere som følge af den her finanslov hvordan kan sf synes det

mandater i kampen for at få fjernet for eksempel kontanthjælpsloftet og andre fattigdomsydelser

i to tusind og sytten da liberal alliance havde magten steg antallet af fattige børn med tolvtusind

sf har også udtalt sig meget kritisk om at ordene fattigdom og børnefattigdom ikke er nævnt i den ydelseskommission men jeg synes

enkeltstående årsag til at folk er såkaldt fattige

har sf jo medvirket til sammen med de øvrige røde partier at hæve nu de får et nyt midlertidigt børnetilskud som gør at man synes at nu har de

alligevel hvad sf kalder fattige fattige de har endda færre penge på grund af den her finanslov end før finansloven fordi afgifter spiser deres indkomst så er spørgsmålet endnu en gang hvordan kan man

alternativet og enhedslisten

har lavet den her midlertidige løsning som vi slet ikke synes er ambitiøs nok men som er et lille plaster på det

den politik som liberal alliance blandt

det lyder jo rigtig godt

forældrebevægelsen hvor er der en voksen udtaler det svarer til at man beder et barn

være taknemmelig over at få en rosin

sulten både i min mave og efter et svar har ordføreren en forståelse for at der sidder nogle forældre derude

ville sige en voksen til tre børn i vuggestuen

myte at der skulle være uddannet personale nok næste år

lars boje mathiesen talte om før

kroner af allerede næste år men det kommer til

institutionerne skal være ufaglærte og det er ikke vores mål derfor kommer det til at tage nogle år og jeg håber at den udtalelse betyder at venstre faktisk vil hjælpe os med det

at sf ordførerens parti ville gå til finanslovsforhandlingerne med det ultimative krav

og en til seks har vi fuldstændig misforstået ordføreren ordførerens parti og det der blev sagt under valgkampen

og tusind tak til de andre partier for at være med

at fru pia olsen dyhr og min formand herre kristian thulesen dahl

ekstra til ældreområdet

ud over det demografiske træk først kunne vi læse forståelsespapiret og der stod ikke ret meget om ældreområdet i det det var meget skuffende og nu kan vi bare konstatere en finanslov hvor man ikke har øremærket

kroner ekstra til ældreområdet hvad skete der for sf er det gået i glemmebogen

uanset hvilken statsministerkandidat der vandt valget

at df har støttet en regering som ikke på noget tidspunkt har levet op til det demografiske træk og som ikke på noget tidspunkt har lavet kommuneaftaler som rent faktisk lægger de penge på bordet som det koster

for hver ekstra ældre der kommer så følger pengene med

i ét års kommuneaftale end der blev givet i et gennemsnitligt år i de sidste fire år hvor df har haft en stor indflydelse tretten gange mere

inden der er gået fire år at holde det løfte som vi kommer til at holde

og jeg ved godt hvad det

det vil sige at det jo handler om hvordan kommunerne prioriterer

at finde finansiering til et område der er så vigtigt som ældreplejen

har været behandlet så dårligt som df jo

at ifølge ginikoefficienten stiger uligheden som

med den første finanslov efter

enige om at der er nogen blinde pletter specifikt på formueområdet

negativt ud er de hævede cigaretpriser et tiltag som jeg troede venstre var for fordi vi har et problem med at alt for mange børn og unge starter med at ryge det tiltag som venstre bakker op om nemlig højere cigaretpriser

negativt ud på ginikoefficienten

men som ikke bliver talt med fordi finansministeriet ikke

er når vi for eksempel afskaffer en forældrekøbsordning

til femten procent det tæller positivt

at få en aftale i forbindelse med finansloven den her såkaldte ulighedsredegørelse

så det er en ubegrundet beskyldning

at ginikoefficienten viser stigende ulighed

forklaret hvorfor

kritiseret at finansministeriet ikke har gjort en særlig indsats for at få den her viden

at lave de næste syv års finanslove med det samme flertal og jeg nævner syv år fordi vi har et rotationsprincip

jo gerne set en endnu grønnere finanslov

hvor der havde været endnu mere præcise og tydelige

det lige kommet frem at landbrugets udledning af

vi står over for at vi faktisk kan nå at flytte rundt på nogle landbrugsstøttemidler i den her uge

så der kan aftales en øget indsats

som supplerer de gode gerninger med at udtage

lavbundsarealer i finansloven med en indsats omkring

landbrugsstøttemidler er det noget som sf er parat til

landbruget men også at have de rigtige tal i forhold til hvordan vi må bruge de midler

at vores ordfører som sidder et par rækker

kan tage en diskussion med hende bagefter

der kan udføres mellem de finanslove

at der blev lavet nogle forkerte reformer mellem de der finanslove som indimellem var okay så jeg vil gerne høre ordføreren om ikke vi kan have

står at landbrugsstøtten skal bruges aktivt som et redskab til at give landmændene incitament til at omstille til mere bæredygtig produktion og på den måde understøtte den grønne omstilling af erhvervet det er kun et spørgsmål om hvad der er i finansloven

regeringen og huske på det

hvad vi kan inden for de rammer der er

men der er nogle muligheder allerede i dag for

hvor meget fru lisbeth bech poulsen prøver at snakke udenom med en metodedebat men det

vi har nemlig også fået en særinteressernes finanslov det siger en tidligere finansminister som jeg respekterer rigtig meget nemlig

talerør for særinteresserne det er almindelig kendt at man kan sende sine krav

så vil de blive læst højt fra folketingets talerstol som vi lige hørte

men når man fremmer særinteresserne så lider almenheden det er almenheden der bliver trampet ned når man fremmer særinteresserne hvilke tiltag er der i den her finanslov til fordel for almenheden hvis man ansætter rigtig mange pædagoger som bruger deres tid forkert kommer de nye pædagoger jo ikke til at bruge tiden rigtigt de kommer også til at bruge tiden forkert og det har almenheden ingen gavn af

skoleelevernes interesser eller

vi for eksempel får lavet et loft over kviklåns

stærk kandidat til den titel ved at snakke om mit parti og ved at snakke om alt muligt jeg ikke har spurgt om hvilken interesse har helt almindelige familier og helt almindelige børn i at der ansættes flere pædagoger som bruger halvdelen af deres tid på overflødigt bureaukrati hvilken interesse har helt almindelige skolebørn

at der ansættes flere lærere i en skole der på mange måder underpræsterer og hvad har sf tænkt sig at gøre for at almindelige børn

ældreminister

nød utrolig stor respekt ude i offentligheden

seks dækker vuggestuebørn og børnehavebørn

rigtig meget at df måske vil at finde nogle finansieringsforslag til at løfte

omvendt minimumsnormering eller et loft

per dagplejer det håber jeg at fru pernille bendixen er enig i

ville have minimumsnormeringer blev vi kaldt fantaster og der

og et loft over hvor mange børn

til daginstitutionerne

ned på dagplejeområdet

at man fuldstændig har glemt fem og tredive procent af

som går i dagpleje i den her finanslov

stedet for vuggestue er det rigtigt forstået at der ikke er en eneste krone sat af til de her kommuner hvor man stort set kun har dagpleje og til alle de her børn

at man fuldstændig negligerer den her gruppe og så giver alle pengene til vuggestuebørnene det det er jo lidt et a

til forbedring i forhold til de mindste børn i deres kommuner det synes jeg er meget meget skævt og en meget meget skæv model og det tror jeg er rigtig vigtigt at en større del af

at vide for jeg synes det er et kæmpe svigt over for vores landdistrikter

men mere end det demografiske træk

skatten på generationsskifte er for at virksomhedsarvinger skal stilles lige med andre typer af arvinger men det er jo sådan at det

type formuegode man arver hvis jeg arver ti million kroner eller arver

to formuegoder

forholder sig ikke så meget til ret og rimelighed men de siger

arv på samme måde med den samme procentsats

en kunstigt lav bo og gaveafgift hvis det var en virksomhed du arvede i modsætning til hvis du arvede et hus eller

formuegode som du kunne tænkes at arve og

et hus er

aktiver det ved herre tommy ahlers jo godt

procentsats og den samme behandling af

der er en tredobling af afgiften på en pølsebakke

er det finurlige at hvis pølsebakken bliver over tre og tredive

til en burger som jo også

bare spørge sfs ordfører om man synes det giver mening at man nu tredobler afgiften på en pølsebakke men

eller uden skal mandler og så videre

man bliver nødt til at lave afgrænsninger

man kan trække på smilebåndet af hvad er engangsservice

afgrænsningsproblemer og man bliver nødt til at afgrænse det et eller andet sted for ikke at sige

jo sfs finanslov der gør at der nu pludselig bliver den her kæmpe forskel giver det mening for sf at have

ministre og ordførere på tværs af partier bokser med konstant

de her lidt sjove eksempler

når vi skal

ved folketingsvalget

var det jo for en gangs skyld ikke spindoktorer og politikere som satte dagsordenen det var forældres og bedsteforældres krav om flere voksne i børnehaverne der fyldte og det var klimabekymrede

og især mange unge som gjorde den grønne omstilling til et hovedtema ved valget når man ser på finansloven for

må man sige at det er en rigtig god finanslov man må også sige at den havde set anderledes ud hvis det var halvfems mandater fra enhedslisten der havde lavet den så havde vi for eksempel lukket flere skattehuller vi havde beskattet aktie og kapitalindkomst mere fair end tilfældet er i dag vi havde lavet andre tiltag og pengene havde vi så brugt til at styrke velfærden og den grønne omstilling endnu mere og i endnu højere grad bekæmpe uligheden

finanslov et godt første skridt og man kan da også tydeligt se at enhedslisten har været med til at forhandle finansloven det er faktisk den bedste finanslov i rigtig mange år og fra enhedslistens side

vi såmænd stolte af den finanslov vi har aftalt med de andre partier og vi vil gerne takke for det gode samarbejde vi har haft både med socialdemokratiet regeringen sf

at der er kommet en god finanslov ud af

ti år og vi har en finanslov som er historisk grøn finansloven er jo på den

klart eksempel på hvor skønt det er at være sluppet af med den borgerlige regering hvor skønt det er at vi har et flertal i folketinget som nu kan sætte en anderledes og positiv retning

finanslov skulle sende regningen til toppen og ikke til dem der har mindst at vi skulle give

måles i klimaregnskabet og det er lykkedes vi har

mens vi styrker velfærden og tager de første skridt mod at reducere drivhusgasserne med halvfjerds procent der er ting vi

at udlændinge i dag bliver straffet for at tage en uddannelse når uddannelse ikke tæller med ved optjening til permanent opholdstilladelse

sådan at man skal have haft ordinært fuldtidsarbejde i tre en halv år ud af de seneste fire år for at kunne få permanent opholdstilladelse før to tusind og seksten talte den tid man bruger på at uddanne sig også

som blev vedtaget i starten af to tusind og seksten at udlændinge som gerne vil uddanne sig til pædagog ingeniør eller murer ender med at tage ufaglærte jobs alene af den grund at uddannelse ikke tæller med når de skal søge om permanent ophold vi har som samfund en klar interesse i at de folk som der er i vores land får de bedste betingelser for at bidrage til vores samfund

er det også helt skørt at unge mennesker som sandsynligvis kommer til at være i danmark i mange år eller hele deres liv ikke bliver belønnet men derimod straffet for at tage en uddannelse det er helt hul i hovedet og vi kan som samfund ikke leve med det og vi kan garantere

der ikke bliver ro om dette område

andre områder som handler om at føre en politik der bygger på sund fornuft i udlændingepolitikken samtidig er der også rigtig mange forbedringer vi er stolte af nogle har vi fået igennem sammen med andre partier

hele finansloven men andre resultater må man sige bærer enhedslistens særlige fingeraftryk eller det er i hvert fald noget vi er gået særlig op i i forbindelse med forhandlingerne

tre eksempler på et af vores absolutte hovedkrav fra vi gik ind i forhandlingslokalet første gang var at give psykiatrien et akut løft allerede i

psykiatrien er gennem årene blevet glemt og forsømt igen og igen med den her finanslov gør vi noget

som vil sikre flere sengepladser højere kvalitet i behandlingen og en styrket akutindsats alle problemer bliver ikke løst men vi giver psykiatrien et gevaldigt løft her og nu så arbejdet for en bedre psykiatri kan fortsætte herunder også til foråret hvor vi kan forhandle en ti årshandlingsplan på området

at vi har fået skaffet danmarks grønne investeringsfond mange flere penge at låne ud til grønne investeringer

under en finanslov under thorning schmidt regeringen låner blandt andet penge ud til investeringer i energirenoveringer og andre projekter der er med til at mindske vores

styrkelsen af netop danmarks grønne investeringsfond står for cirka en tredjedel af den samlede

opkøbe udpint landbrugsjord og omdanne det til skov og natur

det er også kommet med i finansloven

bliver de kommende klimahandlingsplaner som jo skal udarbejdes i forlængelse af

det tredje jeg vil nævne er at vi med finansloven for

og tyve får en historisk stor indsats mod social dumping vi har blandt andet fået halvtreds million

kontrollen med social dumping op på det højeste niveau nogen sinde vi har fået indført krav om id kort på offentlige byggepladser

national enhed til kontrol med statens arbejdsklausuler så de virksomheder der underbetaler deres ansatte kan blive opdaget og det er også lykkedes at få fjernet opholdskravet

dagpenge som udhuler dagpengeretten og skader løn og arbejdsvilkår

som vi også har stor andel i

tusinde voksne til at tage sig af børnene i landets daginstitutioner

løft af folkeskolen støtten i eget hjem til mennesker med handicap et stop for nedskæringer på uddannelser

til voksne i børnehaver og vuggestuer og dermed et første skridt mod minimumsnormeringer vi er dog ikke i mål vi får ikke minimumsnormeringer med den her finanslov så kampen for minimumsnormeringer fortsætter men løftet er flot og det kan vi være stolte af

næsten fem hundrede million og tyve som også vil kunne bidrage til en løsning af lærernes arbejdstidsproblem

også mange andre gode ting på uddannelsesområdet blandt andet ryger uddannelsesloftet og besparelserne på de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser og så siger vi

og kulturområdet selv på udlændingeområdet har vi også fået lidt selv om man må konstatere at det har været under massiv modstand fra regeringen men vi har trods alt fået fjernet et gebyr på danskuddannelse og det er også i forbindelse med finanslovsforhandlingerne aftalt at børnene kommer

det er også en grøn finanslov hvor vi afsætter penge til jordudtagning rejsning af skov cykelstier elbusser og kollektiv trafik

også lige støtte i eget hjem til mennesker med handicap så ingen bliver tvunget

hvor støtten ophører i dag det er bare for at nævne nogle af de mange ting

så har vi jo også fået en finanslov som mindsker uligheden

og gør noget for de mest udsatte og vi sender i stort omfang regningen til dem der har mest vi sender regningen til blandt andet aktionærer og milliardærarvinger til familieejede virksomheder ved at lukke skattehuller og såmænd også til ejere af private jetfly

så har der nogle steder diskussion af at finansministeriet en beregning af den såkaldte ginikoefficient på delelementer i finansloven og beregningen af de enkelte delelementer der indgår i beregningen er naturligvis korrekt hvor det er muligt at lave en beregning

finansministeriet at lave en beregning der er derfor ikke lavet en beregning af uligheden målt ved ginikoefficienten på hele finansloven men kun på delelementer

at rulle skattelettelsen for arvinger til familieejede virksomheder

størstedelen af provenuet vurderes at komme fra personer i den øvre del af indkomstfordelingen ja det kan man rolig sige det er ikke muligt at lave beregninger i forhold til afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen lukningen af skattehuller i forhold til aktionærer eller i forhold til lukningen af skattehul for leasede biler og det er faktisk heller ikke muligt for finansministeriet at lave en dækkende beregning af den øgede lighed der vil blive et resultat af et stigende offentligt forbrug når man ser på finansloven er der derfor ingen tvivl om at det er en finanslov der trækker danmark i den rigtige retning og som mindsker uligheden og det er en finanslov som vi ser som et godt første skridt

finanslov der leverer varen

stor grøn omstilling

første skridt til dato og så skal vi for første gang i årtier til at øge ligheden og styrke velfærden så det er et første

i opgøret med en nedskæringspolitik

at vi har fået en god finanslov og vi glæder os også rigtig meget til at vi i de kommende år forhåbentlig kommer til at forhandle endnu flere

der med ginikoefficienten altså hvorfor man ikke rigtig kan sige at det

som finansministeriet har svaret er helt rigtigt når man ser på den samlede finanslov men er herre rune lund så i stand til at sige om ginikoefficienten stiger eller falder

enhedslisten har været i opposition og det er de

i hvert fald har været stærkt imod regeringen

lagt det til grund som man har regnet på i finansministeriet

lige at have en lidt anden respekt for når det nu er regeringen

det var tydeligt at herre troels lund poulsen havde læst en artikel fra det venstreorienterede netmedie som hedder solidaritetdk

jeg giver udtryk for i den artikel og som

på delelementer og hvor der åbenlyst er lighedsskabende tiltag som der ikke er beregnet på og når der

ikke er beregnet på hele effekten af den stigende lighed der kommer ud af at vi investerer så massivt i øget velfærd både inden for psykiatri folkeskole daginstitutioner og kvindekrisecentre og på mange andre områder må

i sidste ende jo også altid være en politisk vurdering

i betyder det så hvis man skal se tilbage historisk på det også på tidligere

at alle forskellige partier ligesom selv kan vurdere hvordan man synes

delelementer som det har været muligt at lave en beregning på

kan herre troels lund poulsen ikke få ordet en gang til men herre troels lund poulsen må da også indrømme at det er rigtigt når man siger at der ikke

det er det centrale mål for uligheden men selv det centrale mål

kan ikke fange alting det var nøjagtig den diskussion vi i øvrigt havde under førstebehandlingen og det samme som herre troels lund poulsen også havde læst i artiklen inden

jo noget som normalt betyder rigtig meget for enhedslisten

må skabe ulighed det var også sådan

ville stemme for det der mindsker uligheden og

det er nok fordi det ikke kun handler om to store virksomheder lego og grundfos

udtryk for at de her virksomheder er meget forskellige

den skattelettelse som dansk folkeparti var med til at give på det her område

er pilskæv blandt andet fordi den også kommer milliardærarvinger til familieejede virksomheder til gode

at det her handler om mennesker som befinder sig allerøverst

i øvrigt en skattelettelse som de økonomiske vismænd gentagne gange har kritiseret og som jeg synes er en dårlig brug

bruger skattekroner på en måde som er ineffektiv end ved at bruge skattekronerne på en måde som er fornuftig så det er skævt det giver ingen mening og

som i siger og det er også det man har fået kørt igennem her

kan ordføreren så ikke også anerkende at når man kigger på de

så kan man bevise at det er den gruppe af borgere som har de laveste indkomster

er det børnefamilierne der bliver bliver ramt og børnefamilierne er vel ikke de rigeste i danmark er de

er nogen grund til at tale udenom det vil det gøre

ikke vil ryge mindre af den grund og de vil så blive ramt der vil være mennesker der vil blive ramt

er at hvis vi skal forhindre at unge mennesker begynder at ryge skal de afgifter op og det vil jo på sigt også

der ryger mest blandt de unge i dag det er dem der har det svært det er også de unge på erhvervsuddannelserne så hvis vi på sigt vil skabe mere lighed

er det bare et rigtig vigtigt greb at få hævet afgifterne sammen med andre forebyggende tiltag

af flere årsager vi kunne have indført en flyafgift og brugt pengene på at omstille

yderligere dele af landbrugsstøtten grøn det kan vi forhåbentlig nå endnu men til det første flyafgiften som herre rune lund ved jeg virkelig er optaget af nu skal vi lave en klimahandlingsplan vil enhedslisten være med til at indføre en flyafgift så vi kan

viser hvordan vi helt konkret med konkrete virkemidler kan nå halvfjerds procent reduktion af klimagasser i

og tredive vi finansierer det

det er kodeordet for os at alle de tre ting skal løses samtidig

ønsker vi fordi vi mener at det politisk er

eneste gangbare og rimelige men også fordi vi ikke får en grøn omstilling

regningen bliver sendt til dem der har mindst

til flyafgift er det også bare vigtigt for os ikke bare at hæve

det vigtigt for os at provenuet bliver ført tilbage

provenuet tilbage via den grønne check formålet skal være at der sker en kompensation af de mennesker som har små

vi sikrer at regningen ikke bliver sendt til dem der har mindst

viser at dem det vil ramme hårdest er dem i toppen af indkomstskalaen for det er

at hvis man omfordeler hele provenuet

til at omstille flybranchen til mere grønne brændstoffer og man

hvordan radikale og enhedslisten tænker den grønne omstilling

man man øger uligheden eller den kan føres ved at man mindsker uligheden eller som minimum holder

os er det vigtigt at øge ligheden og vi opfatter det egentlig ikke som noget negativt hvis man

overkompenserer mennesker med med små lave indkomster det

øge ligheden i samfundet mindske uligheden og det opfatter vi

målt ved ginikoefficienten og før indgåelsen af den her finanslov var enhedslisten

som øgede uligheden

ginikoefficienten slår ud så der er mere ulighed

regne alle effekter af finansloven om til en ginikoefficient har der nogen sinde været en finanslov hvor man har kunnet indregne alle elementer

nok har været nogle elementer som ikke lige umiddelbart kunne oversættes

herre rasmus jarlov virkelig at den beregning der ligger

til personen på talerstolen og ikke omvendt

for at stille spørgsmål til mig senere når jeg går på talerstolen ellers må formanden jo belære herre rune lund om hvordan tingene

er det noget unikt for den her finanslov at man ikke umiddelbart kan indregne alle de ting som vedtages i finansloven i beregningen af effekten

er blevet ført i finanslovene

har været en politik som har øget uligheden i danmark det kan

modregnet for det her men der sker jo en forøgelse

jamen vi vil hæve den her forældrebetalingen og det er

ret betragteligt altså i kommuner som ikke har et ret højt indkomstniveau for

være op mod ti til elleve tolvtusind kr

rigtig ondt på nogle børnefamilie hvis de skal finde de penge

ensbetydende med at de så ikke også ønsker at få en bedre børnepleje men pengene skal jo altså op af lommen og de skal jo være der for

for forberedelse hvordan det konkret skal

børne og undervisningsministeren der kommer nogle forhandlinger i

nye år hvor hvor det skal fastlægges mere præcist men altså målet er klart flere lærere i forhold til forældrebetaling for minimumsnormeringer

her er jo også årsagen til at vi fra enhedslistens side i vores model for minimumsnormeringer som jo vil koste tre

reelt skal være sådan at der er en en tre en seks model i hver institution hele dagen og der ikke bliver lavet fikumdik med

at vikarer tæller dobbelt og og ledere tæller med så koster det

milliard kroner om året men hvis man derudover skal kompensere for den stigende forældrebetaling så koster det otte hundrede million

så for os at se koster minimumsnormeringer fire milliard om året fuldt indfaset og det er jo også derfor vi siger at de en

ellers står vi jo i den situation at de her forældre må have penge op af lommen

tusind fem hundrede kroner om om måneden for børnefamilier i lavindkomstkommuner

krav vi har ikke halvfems mandater vi vil kæmpe for vores synspunkter men det er jo fuldstændig rigtigt at hvis man ikke kompenserer forældrene for den stigende forældrebetaling så lægger man jo så at sige bare

en flad skat ud over det hele på børneforældre og det er vi uenige i

også skal kompenseres det er derfor det indgår i vores udspil

fattigdom hvor man påstod at mange familier i danmark var så fattige at de ikke havde råd

til at deltage i børnefødselsdage til at få tøj

deres disponible indkomst var simpelt hen for lav til at de kunne have råd til de her ting nu hører vi så fra finansministeriet at den disponible indkomst i de grupper de ti procent fattigste i danmark de

bliver lavere som følge af den finanslov som enhedslisten har forhandlet

er altså endnu færre penge til at gå til fritidsaktiviteter til tøj og til børnefødselsdage

det som jo så også er årsagen til det er

den stigning i i afgiften på cigaretter som også er en del af finansloven

ondt på pengepungen hvis ikke man begynder at ryge mindre

unge på erhvervsuddannelserne og hvis vi

vil det også have positive effekter på længere sigt

penge til rygestopkurser for socialt udsatte

cigaretområdet om yderligere forebyggende tiltag som vi kan være stolte af

som herre rune lund men når vi ser tilbage på den valgperiode der er gået synes herre rune lund så

det var mere væsentligt at gøre noget ved antallet af rygere i danmark end at få gjort noget ved fattigdommen hos børnefamilier i danmark

vi kan godt gøre de familier fattigere som vi påstår er for fattige til at kunne deltage i fritidsaktiviteter og

uligheden som styrker velfærden og styrker den grønne omstilling

der isoleret set er et af elementerne som handler om stigende afgifter på cigaretter som øger uligheden men der skal man jo være opmærksom på at det er på kort sigt på længere sigt vil et mindre cigaretforbrug også blandt udsatte unge jo føre til en stigning i ligheden herunder ikke mindst en stigning i ligheden i sundhed altså en mindskning af uligheden i sundhed det vil sige at man

en udvikling hvor vi går hen imod at færre unge begynder at ryge og det vil

og ginikoefficienten jeg synes virkelig at ordføreren rammer spot

lige så nuanceret når det er de blå partier der

vi alle sammen lige men i enhedslistens verden

måske nogle der er mere lige end andre mit spørgsmål

erhvervsstruktur ordføreren brugte en stor del af sin tale på at glæde sig over at man nu brandbeskatter

et lidt åbent spørgsmål at høre ordføreren hvilken grundlæggende erhvervsstruktur foretrækker enhedslisten der er i danmark en erhvervsstruktur hvor vi har rigtig mange

altså de blå partier øgede uligheden

understøtte et erhvervsliv hvor der bliver skabt arbejdspladser det gør vi blandt andet ved at investere massivt i uddannelse fjerne uddannelsesloft og fjerne omprioriteringsbidraget på uddannelse

der bliver stillet til rådighed for den grønne omstilling med de fondskonstruktioner der kommer på banen her det er jo også penge som vil holde hånden under og skabe tusindvis af arbejdspladser det har ikke været muligt at måle præcis hvor mange men altså der ingen tvivl om at der er masser for erhvervslivet også i den her finanslov i

vi har specielt meget fokus på jamen så er det jo de demokratiske virksomheder hvor vi synes der i dag er nogle barrierer det er jo kooperativer det er andelsejede

medarbejder kunde og forbrugerejede virksomheder som vi synes i dag ikke har de rette rammer for at kunne udvikle sig og skabe arbejdspladser i danmark

så det er et fokus vi har i vores erhvervspolitik i i øjeblikket hvor vi synes der

den politik enhedslisten jo nu fører med den finanslov der bliver vedtaget

hvilken type virksomhed tror enhedslisten mest sandsynligt vil inddrage medarbejderne i ejerskabet

skal man betale bo og gaveafgift af kan man betale tilbage i løbet af tredive år tredive år det kan altså godt lade sig gøre her er der tale om at vi tilbageruller en skattelettelse som har været dybt urimelig og dybt skæv og det bliver oven i

der er en tredobling af afgiften på plastikposer og en tredobling af afgiften på engangsservice

de er vægtbaserede for det jo sådan at en

plastikpose som man køber nede i butikken typisk er lettere end den der er lavet af genbrugsplast

et negativt incitament til at bruge genbrugsplast på samme måde kan man få lavet en

at bruge de materialer som faktisk

at bruge materialer til engangsservice der er nedbrydelige eller bruge genbrugsplast

af engangsposer plastikposer og papirposer og hvis vi tager engangsservicet som eksempel

det godt være at der er noget af det der er bionedbrydeligt og det lyder umiddelbart godt

som er kommet hertil langvejs fra så er der jo også en negativ klimaeffekt ved det

i højere grad at tilgodese den form for engangsservice som som er mindst skadelig kan man sige men det overordnede formål

er jo stadig væk at begrænse brugen af det her og derfor

til jorden er jo at der er kommet sådan et engangsservicedirektiv fra eu som siger at i år to tusind og en og tyve skal alt plastbestik for eksempel være forbudt

så det handler jo bare om at få penge i kassen det her handler ikke om klimaet altså man

materialer der faktisk virker

om at få nogle penge i kassen og hvorfor gør det det det er fordi de penge i kassen bruger vi jo til at igangsætte en lang række grønne initiativer i den her finanslov som

så jeg synes ikke der er noget odiøst eller skummelt ved at lægge en afgift på engangsservice som vi åbenlyst skal have mindre af og som

ligge og flyde rundtomkring i naturen og når der så kommer et provenu fra det

som ordføreren selv sagde er vi ikke i mål

endnu blandt andet ikke på det på det grønne område for der skal vi

et af de værktøjer man kunne bringe i spil i den forbindelse kunne være en

anden besvarelse at man kun ville bruge provenuet til at hæve den grønne check

går vi utrolig meget op i

den grønne omstilling ikke skal være social skæv og derfor ønsker vi

at vi får kompenseret folk med små og lave indkomster når vi ser den klimaplan som vi har fremlagt i februar i år så selv om der er en klimaafgift

de penge der kommer ind på det bliver tilbageført direkte via den grønne check

for det første sender regningen til dem der sviner mest men vi sender også regningen

nogle af de store virksomheder blandt andet ved at lukke skattehuller så man kan ikke føre klimapolitik uden samtidig at tænke over hvad fordelingsvirkningen er så til det med at

man bliver nødt til at tænke i hvad det skal være for en flyafgift og man skal også tænke i hvad

mister man fuldstændig forbindelsen i forhold til at den grønne omstilling

at de radikale nogle gange mister forbindelsen lidt med virkeligheden i forhold til det manglende fokus

man kun vil indføre en flyafgift hvis enhedslisten

skal gå til hævelse af den grønne check men ikke vil indføre flyafgift hvis det så betyder at man kan investere i

vores udgangspunkt er at der skal være en flyafgift provenuet skal føres tilbage via den

små og lave indkomster det er vores udgangspunkt at når vi laver afgifter skal folk med små og lave indkomster kompenseres

så der bliver en folkelig opbakning til

ikke har fået løftet en af årsagerne til det er

som er blevet efterladt samtidig med at den tidligere regering

som hvert år vil koste to og tyve milliard kroner

efterlod en regning til os på tre milliard kroner hvis nu i ikke havde lavet permanente skatte og afgiftslettelser for to og tyve milliard

frem for dem der går i dagpleje det er jo i hvert fald ikke børn voksen ratioen der kan forklare det derudover kommer det her løft af børneområdet til at ramme helt ekstremt skævt i forhold til landdistrikterne hvor der jo er langt flere der går i dagpleje

vi mener ikke at dagplejerne på samme måde har mulighed for at give det tilbud derfor

er vores fokus først og fremmest

givet så mange skatte og afgiftslettelser som i kroner og øre mest er kommet de rigeste til gode

i årevis og så skal man høre fra en venstremand nede i salen at vi ikke gider gøre noget for velfærden

for samfundsvidenskabelig metode når de skal skjule et eller andet det gælder når meningsmålingerne går tilbage og det gælder når man skal forklare hvordan det er at stå fadder til en

hvis vi skal diskutere udlændinge over tid er vi selvfølgelig nødt til at bruge den samme definition år for år ellers bryder det hele bare sammen i

men min kollega herre ole birk olesen spurgte

til det her med at alle grupper i samfundet bliver fattigere af den her finanslov og jeg synes simpelt hen ikke at vi fik noget svar på det spørgsmål jeg har siddet i mange forhandlinger og deltaget i mange politiske debatter hvor enhedslisten var til stede og der har man altid været kategorisk imod politiske tiltag der er øgede fattigdommen har enhedslisten skiftet position på spørgsmålet om politiske tiltag der øger

ole birk olesen den her finanslov øger ligheden så er der lavet en beregning af ginikoefficienten på delelementer af finansloven

delelementerne i finansloven hvor det har været muligt at lave

viser at uligheden sådan set også vil blive mindsket men det er kun hvis man undtager et eneste element i finansloven

det er jo det der gør forskellen

afgiftsstigningen på cigaretter er en helt særskilt problemstilling hvor det er helt nødvendigt at få en afgiftsstigning på cigaretterne i kombination med andre forebyggende tiltag blandt andet rygestopkurser til socialt udsatte som også er en del af finansloven noget vi

fordi en afgiftsstigning også vil føre til større lighed på længere sigt ikke mindst

også en politisk vurdering hvor vi går ind og siger at det her

vigtigt at gøre på den her måde for at komme et stort samfundsproblem til livs

af diskussionen af ulighed når vi diskuterer ulighed og en del af diskussionen af fattigdom således at der er god ulighed og der er dårlig ulighed og der er god fattigdom og der er dårlig fattigdom og det er på en måde et intellektuelt fremskridt som jeg sådan set bare vil kvittere for

og det der bliver fremlagt her fra min side er jo sådan virkeligheden forholder sig så kunne man måske

enhedslisten havde et problem hvis vi tidligere skulle have argumenteret for at gini skulle være alvidende herre henrik dahl

skal være meget velkommen til at gå ud og trawle hele internettet igennem for at finde citater af den slags herre henrik dahl kan også begynde at læse nogle af de artikler på internetmediet solidaritetdk solidaritetdk hvor jeg

det er en superinteressant diskussion

betyde for erhvervsstrukturen i danmark så nu spørger jeg igen tror ordføreren at der vil være flere eller

har været på vej mod de fem procent med det som den blå regering lavede og nu kommer den så op på femten procent igen jeg har faktisk stillet et spørgsmål til skatteministeriet om om man kan konstatere at der har været sådan en negativ effekt ved

at den har været på andre niveauer tidligere og det har man ikke kunnet konstatere så jeg har ikke set noget som helst videnskabeligt belæg for at sige at det her vil føre til færre familieejede virksomheder

men jeg ved til gengæld at det her vil være ganske fornuftigt for samfundsøkonomien og vi kan jo tage

udtalelse fra bent greve

er professor ved institut for samfundsvidenskab og erhverv på roskilde universitet som siger fordi et medlem af en familie kan noget så er det jo ikke sikkert at børnene kan det samme

carl johan dalgaard fra det økonomiske råd jo også at det sådan set er produktivitetsnedsættende

ikke fungerer hensigtsmæssigt ikke er muligt af lånefinansiere skattebetalingen kan en lavere arveafgift være gavnlig som følge af en styrket likviditet på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen dermed kan frasalg af vigtige aktiver eller i værste fald lukning af ellers sunde virksomheder undgås det er også det økonomiske råd altså

fra venstres side nu her prøver at formidle at de økonomiske vismænd da søreme

synes det var en rigtig rigtig god idé at sænke afgiften til de fem procent

man tilskynder til at flere virksomheder bliver ved med at være styret inden for en familie frem for at blive solgt eller få en anden ledelse dermed sænker man produktiviteten i samfundet som helhed

for ordføreren siger at man ikke kan sige noget om om det har ført til flere kapitalfondsejede virksomheder men så læser man

de citater op som netop handler om at det økonomiske råd siger

virksomheder som nogle gange synes de

af virksomheder som ligger imellem den onde kapitalfond og

her er jo at der ikke findes noget økonomisk argument for at have den lave bo og gaveafgift som

vlak regeringen syntes var så vigtig og som så blev stemt igennem med dansk folkeparti andet end hvis man gerne vil forgylde

nogle nogle folk i dansk erhvervsliv uden nogen som helst økonomisk fornuft

vi er er rigtig stolte af at

vi får rullet den meget skæve skattelettelse

som herre tommy ahlers jo var ude i valgkampen og trutte i fanfare for

det er en skæv skattelettelse som vi fjerner og så pengene til en masse fornuftige ting blandt at fjerne uddannelsesloftet det

herre rune lund om det som de økonomiske vismænd så siger her i efteråret hvor de siger samtidig er det sandsynligt at de forvridende effekter af beskatning af arv generelt er mindre end de negative effekter af beskatning af andre typer kapitalindkomst dette taler for at en mere lempelig beskatning af kapitalindkomster i givet fald kan ske mere hensigtsmæssigt på andre måder

når man nu gerne vil lytte til det økonomiske råd

at kigge på andre former for kapitalindkomst og måske sænke det

procentsatsen op i det som almindelige lønmodtagere betaler i skat

at de procentsatser man betaler for kapital og aktieindkomst

er lavere end det som almindelige mennesker som går på arbejde hver dag

jo grundlæggende urimeligt at man fordi man ejer værdipapirer og flytter rundt på dem og sælger og køber

at passe et almindeligt arbejde som sygeplejerske maskinarbejder eller eller pædagog

gøre danmark mindre dansk det vil jo gøre at flere fremmede får mulighed for at blive i danmark fordi man giver mulighed for at

flygtninge og familiesammenførte kan blive her hvis de har arbejde og man hæver ydelserne hvilket formentlig vil tiltrække migranter også fra muslimske lande

om nogle år der formentlig vil have ført til at islam vil være mere til stede i danmark

ellers ville have været i sidste uge havde vi en debat om

statsborgerskab hvor en af enhedslistens ordførere sagde

at man ikke så det som et problem at islamistiske personer fik statsborgerskab i danmark var det en enkelt hjerneblødning

man ikke er bekymret for at

man har islam som religion men jeg forstår næsten spørgsmålet som om

det der er problemet for dansk folkeparti altså personer med muslimsk baggrund eller personer der tror på islam skal så ikke være danske statsborgere eller hvad er det

til de regler der er for at få statsborgerskab og det er jo selvfølgelig uanset hvilken religion man har

islamister får dansk statsborgerskab hvis man åbent støtter et kalifat det vil sige omstyrtelse af demokrati hvis man åbent støtter at kvinder er halvt så meget værd og homoseksuelle og jøder er uønskede

skal skærpe reglerne på det område så derfor er spørgsmålet igen bekymrer det slet ikke enhedslistens ordfører at man altså kan få

vores holdning er at man får statsborgerskab

form for politisk sindelagskontrol hvis det er

det det som dansk folkeparti lægger op til vi går ind for at der skal være nogle regler som gælder for alle

der er nogle regler og nogle betingelser for

men det er også rimeligt at vi vi har nogle regler

som hænger sammen og også motiverer folk til at kunne få et statsborgerskab fordi det også

tak for ordet jeg har været finansordfører i nogle år men det er første gang jeg skal kommentere en finanslov som det konservative folkeparti ikke er med i og det er den ikke blevet bedre af vil jeg starte

alligevel starte med at takke finansministeren for en fair proces vi kom godt nok ikke med

men der har været en ærlig forventningsafstemning om at

ikke kunne imødekommes af regeringen og dens støttepartier og det sætter vi faktisk pris på stod det til konservative lavede vi en finanslov som tog hånd om den grønne omstilling fortsatte den stramme udlændingepolitik samtidig med at den gav bedre vilkår for erhvervslivet og lod danskerne beholde flere af deres penge velfærd er ikke at gøre de offentlige budgetter så store som muligt

sikre at der er fremgang og velstand i danmark i de sidste mange år har skiftende regeringer sørget for fremgang vi har igen og igen lavet reformer som har gjort danmark rigere det gjorde schlüter nyrup fogh rasmussen thorning og løkke og det er grunden til at danmark er så rigt et land i dag mette frederiksens første finanslov gør desværre det modsatte det er desværre uden at overdrive

finansloven er stort set renset for initiativer som gavner væksten og erhvervslivet i danmark og får folk i arbejde

erhvervslivet og danskernes privatøkonomi kun skattestigninger som skader erhvervslivet og væksten og gør danskerne fattigere mens den offentlige sektor får flere penge det er et faktum at finansloven vil medføre at færre kommer til at være i arbejde den sænker arbejdsudbuddet det siger finansministerens egne beregninger og finansministeriet oplyser også i hvert fald ifølge børsen at finansloven vil medføre at alle indkomstgrupper vil blive fattigere alle grupper får færre penge på grund af skattestigninger på arbejdstelefoner huskøb plasticposer med mere alle indkomstgrupper

socialdemokraterne og støttepartiernes side at lave en finanslov som stækker dansk økonomi og gør danskerne fattigere

svagt ikke meget

ville hæve arbejdsudbuddet det var forkert finansministeriet oplyste et par dage senere at finanslovsaftalen sænker arbejdsudbuddet

altså ikke helt styr på hvad effekten på dansk økonomi var af finansloven det havde sfs partiformand pia olsen dyhr heller ikke da hun og søren lippert på tv to news blev spurgt om finanslovens effekter på skattetryk arbejdsudbud

at vide før de sagde ja til finansloven

regering og nogle støttepartier som har indgået en

venstrefløjen har haft så travlt med

sektor at de ikke har skelet til samfundsøkonomien og det virker ikke i vores øjne specielt ansvarligt

er der gode elementer i finansloven

folkeparti er glade for særlig de grønne

finansloven det er heller ikke fordi vi ikke også gerne eksempelvis ville afskaffe uddannelsesloftet give flere penge til ældrepleje og folkeskoler selvfølgelig ville vi også gerne det men vi mener altså bare ikke at velfærd kun handler om at gøre de offentlige budgetter så store som mulige velfærd er først og fremmest at danmark er et rigt land og det bliver vi ikke ved at lade de offentlige udgifter og skatterne stige uhæmmet derudover er det også kritisabelt at regeringen med finansloven nu igen lemper udlændingepolitikken da vi borgerlige kom til magten i to tusind og femten var danmark et af de lande i europa som fik flest asylansøgere per indbygger blandt andet fordi den socialdemokratiske thorning regering havde lempet udlændingepolitikken i årene før

gennemførte en lang række stramninger og det gjorde vi altså ikke fordi vi elsker at stramme

men vi er bekymret for hvor stort det etniske mindretal

per indbygger i europa

har lavet de stramninger halvtredstusind hvis socialdemokraterne nu ligesom under thorning lemper udlændingepolitikken igen vil vi igen få flere

de slog fast igen og igen at de ikke kom til at lempe udlændingepolitikken og det var grunden til at mange danskere stemte socialdemokratisk derfor er det underligt at socialdemokraterne gør præcis det nu nemlig lemper udlændingepolitikken finansloven betyder flere kvoteflygtninge højere ydelser til flygtninge og at flygtninge får ret til at blive i danmark hvis de har arbejde i mange år var det sådan at dansk folkeparti

fik stramninger af udlændingepolitikken til gengæld for at acceptere at de borgerlige partier fik skattelettelser

de får lempelser af udlændingepolitikken til gengæld for at acceptere at venstrefløjen får skattestigninger

er der desværre mest grund til at kritisere finansloven der er som sagt isoleret set selvfølgelig tiltag som vi også vil stemme for i den afstemning som kommer nu men først og fremmest er vi utilfredse med skattestigninger lempelser af udlændingepolitikken og en finanslov som ikke gør noget godt for dansk erhvervsliv og dansk økonomi og gør danskerne en lille smule fattigere

er imod at folketinget beslutter at en minimumsnormering skal gælde alle steder i

hvordan kommunerne skal bruge deres penge og for det andet fordi det nogle gange udvikler sig til at det i virkeligheden kommer til at sætte et loft snarere end en bund for normeringerne så konceptet

man får og hvilke krav vi stiller til dem men jeg synes der skal være en respekt for arbejdsdelingen

og folketinget hvis man gerne vil gøre noget for at løse nogle kommunale opgaver bør man stille op til kommunalbestyrelsen og så tage kampen der hvor den skal kæmpes ligesom jeg i øvrigt

indføre fri hash eller andre ting som alene er

vi også respektere hvad det er nogle beslutninger vi skal træffe

optaget af

kun er et første lille skridt

nogen sinde men opgaven foran os er enorm og derfor er jeg også optaget af konservative kalder sig jo det grønne parti blandt de blå om vi nu når vi skal forhandle

flyafgift som vi jo ikke kom igennem med i den her finanslov altså om vi kunne blive enige om

nok noget tvivlsomme over for om det er en god idé at gøre det som et dansk soloskridt fordi effekten vil være tvivlsom i forhold til at man kan flyve fra andre steder og at det vil være enormt skadeligt for dansk økonomi generelt håber vi jo at vi kan lave nogle gode tiltag sammen med det radikale venstre for at reducere danmarks

det kan vi gøre sammen hvis de radikale vil det

de radikale er jo tungen på vægtskålen her de radikale afgør om klimapolitikken skal være en vandmelon som er flot og grøn udenpå men indeni er fyldt med socialisme planøkonomi og stigende skatter eller om de ønsker at lave

sammen med os som bruger de mest effektive værktøjer til at reducere

og et af de andre tiltag som ligger lige for er at at gøre det som vi har gjort i en årrække nemlig at bruge den del af landbrugsstøtten som man kan

første januar skal melde ud hvor meget af landbrugsstøtten i

vil gøre grøn altså bruge til at udtage landbrugsjord

konservative folkeparti være med til det

den grønne omstilling det er også vigtigt for os at man behandler landbruget ordentligt altså det er

krav på at man for eksempel ikke beslutter med to måneders varsel at nu skal man lave fuldstændig om på sine planer for to tusind og tyve

som det blev besluttet for nylig i den minilandbrugspakke som regeringen og støttepartierne

så håber vi også at man inddrager os lidt tidligere altså

med at lave en færdig aftale og så kommer til os og

gør danskerne fattigere det er ikke en finanslov som gør danmark rigere og det er jo det vi har brug for hvis vi

skal have et velfærdssamfund

at en pakke cigaretter skal stige markant hen over de næste år

skidt for danmark at grænsehandelen

været med til at aftale at cigaretpriserne skal stige

endda fået vedtaget et beslutningsforslag her i folketingssalen om at der

og det har vi vel vidende at der selvfølgelig er

meget vigtig og at rygning er en af de største dræbere i danmark og det vil vi altså gerne

flere rygere i danmark end i sammenlignelige lande og derfor føler vi

påvise vi må håbe de tager fejl

med den ene hånd trækker sundhedskortet

modsatte retning og så er spørgsmålet hvor langt kommer vi

siddet og lavet estimaterne på hvad det vil betyde at hæve cigaretpriserne har indregnet det i deres estimater og mig bekendt er det stadig sådan at man vurderer at det vil få færre til at ryge i danmark det er nok primært en problematik

det er jo ikke sådan at man alle steder i landet har nemt ved

jarlov at han gerne vil have bedre ældrepleje og skoler og afskaffe uddannelsesloftet

jo glad for at høre men skal jeg så forstå det sådan at det ikke er her ordføreren ville skære en milliard kroner af investeringerne og kan ordføreren så opremse hvor det er

næsten kun tilbage at skulle sløjfe hele løftet til psykiatrien

de ekstra penge man vil give til folkeskolen og til ældreplejen fordi vi

at vi havde penge til de ting det er ikke

at give flere penge til folkeskolen og ældreplejen det vil vi også gerne men finansloven her baserer sig på at man hæver skatterne

og derfor kan vi ikke bare gå med til at man hæver de offentlige udgifter og skatterne på den måde som man gør her og derfor stemmer vi også imod de udgiftsdrivende poster som er i finansloven

hvad man skal betale i skat som arving at man ikke skal betale det samme hvis man arver et sommerhus som hvis man arver sin familieejede virksomhed nu taler ordføreren meget om at vi skal skabe nogle bedre

muligheder for erhvervslivet i danmark

herre rasmus jarlov så vil være med til at se på hele den del af det danske erhvervsliv som bygger på forbrugertanken andelsbevægelsen og demokratisk ejede virksomheder

ordføreren vil være med på at se på hvordan vi kan forbedre

og ikke tiltag som svækker vækst og beskæftigelse i danmark og derfor kan

ikke støtte den skattestigning som man nu giver erhvervslivet på

en skadelig beskæftigelseseffekt ved at man beskatter at man arver et sommerhus så det er det der er forskellen

børnehaver det er alligevel at strække sproget for vidt synes

modtaget finansloven på kan man også se at der er bred utilfredshed med at der ikke er nogen intiativer stort set i den her finanslov som gavner erhvervslivet mens der er masser af skattestigninger som svækker erhvervslivet svækker væksten svækker

beskæftigelsen i danmark og det er i sandhed en ny retning regeringen står for det punkt og derfor er jeg nødt til at aflevere en ret hård kritik af den

har afsat på frederiksberg men jeg ved at man også

begrænser unges fremtid og ligesom

man er iværksætter som jeg formoder at ordføreren kender til er det ikke altid den første idé man får der er den bedste fordi man jo lærer igennem livet man bliver simpelt hen klogere undervejs

man ikke ville have uddannelsesloftet men jeg

afskaffelsen af uddannelsesloftet på anden vis eller om det så ikke lige ligger særlig højt på dagsordenen for konservative at skabe bedre muligheder

stå fast på at vi betaler nok i skat i danmark som har så vidt jeg husker det næsthøjeste skattetryk

som uddannelse er vigtigere end visse andre offentlige udgifter og så må man jo skære lidt ned der hvor man har nogle mindre vigtige udgifter for at kunne prioritere

industri og andre de har jo sagt lad os da komme af med uddannelsesloftet lad os afskaffe det lad os gøre unge mere omstillingsparate i den virkelighed der møder dem

efterkomme erhvervslivets ønsker på den front hvordan kan det være at lige

vi er ikke et parti som går ind for et højere skattetryk i danmark og derfor kan vi bare ikke stemme for at man finansierer en hel masse ekstra udgifter i

jeg næsten vælge at betragte som ros ros i den relation at der

set er lagt en ny kurs

ikke er noget der har gavnet velfærdsudviklingen i samfundet det der med at

har heller ikke nødvendigvis været noget der har gavnet

den velfærdsudvikling der er vi har investeret i at

vi rent faktisk har en demografiudvikling

set er for alt vi er bare ikke enige i finansieringen

vi vil en ny kurs vi vil en anden vej i den her forbindelse

investeringerne i uddannelse ikke som en væksthæmmer men faktisk som en vækstdriver omkring det her men det

reducere mængden af affald og nedbringe forbruget af plastik blandt andet ved at øge afgifterne på bæreposer af plast og papir samt engangsservice forhøjelserne vil fremme genbrug og mindske forbrugerens efterspørgsel på engangsprodukter

så spørge støtter de konservative forslaget om en højere afgift

på former af forurening og

afgifter på men for os er det bare vigtigt at man så samtidig sænker nogle andre afgifter

rød indeni og fyldt med socialisme og afgifter

alene med cigaretter

at spørge ordføreren hvad er så sundest er det

bekymret for at hvis man bare henter cigaretterne i tyskland

men vi har vurderet her at det også er vigtigt at gøre noget for sundheden

ja vi kan godt nogle gange være tilhængere af at man hæver nogle skatter

dermed beskatte de ting som vi gerne vil have mindre af i stedet for at beskatte ting som vi gerne vil have mere af såsom for eksempel

det konservative beslutningsforslag som blev vedtaget den anden dag gjorde jo ikke det

hæve prisen på cigaretter men der var ikke en tilsvarende afgiftslempelse

for eksempel øl altså noget andet som

kunne sænke skatten man måske også kunne mindske grænsehandelen tilsvarende

siger er jo sådan set rigtigt nok men de handlinger

jeg forstår og vil egentlig gerne rose at det konservative folkeparti faktisk står ved og er ærlige om at når man så har den politik og ikke støtter nogle af de

ældrepolitikken og skolerne man ikke fandt at der var råd til

rasmus jarlov måske lige

politiske diskussion i stedet for at forsøge med de der finanspolitiske fiksfakserier at gøre som om der ikke er nogen

have den debat og folk kan forholde sig til det respekt for

en hel del af dem der opererer på det kommercielle marked licensdelen af spillemarkedet i danmark

altså tjener rigtig rigtig gode penge

vi synes det er rimeligt at de er med til at bære en større del af den omkostning der også er for fællesskabet med de problemer spillemarkedet giver

se nogle skattestigninger som giver mening

at sidde og stemme for en masse skattestigninger uden at vi får

en kompensation i form af at andre afgifter

omtale sig selv opfatter sig selv som sådan en slags økonomisk ansvarligt parti

det økonomisk ansvarlige er i at have efterladt en regning på tre en halv milliard kroner

den finanslov som vi lavede sidste år

at beskylde den afgåede borgerlige regering for at have efterladt en dårlig økonomi jeg tror stort set ikke at der nogen sinde har været så stort et råderum for en regering som der er nu og dermed har det nok aldrig været så let

finanslov som det har været i år

uden det havde været nødvendigt at sætte skatterne op

ideologisk er tilhængere af højere skatter

og en utrolig stærk og sund dansk økonomi som vi har efterladt til det flertal som nu har lavet en finanslov

aftalt skatte og afgiftslettelser som vil koste en og tyve og tyve milliard kroner om året i varig effekt men samtidig

i forhold til at vi skulle finde penge til politiet i forhold til

som det har været i år med den økonomi som vi har efterladt og ja vi mener det er

en masse skattelettelser mens vi var en del af flertallet og sad i regering

faktisk tilhængere af at danskerne bliver rigere

handler om at gøre de offentlige budgetter så store

at der kommer flere velfærdsmigranter til danmark end

er der virkelig god økonomi i og en del af det er efter vores opfattelse også at der er en grænsekontrol det handler

om sikkerhed og det handler generelt om den stramme udlændingepolitik så det vil vi gerne fastholde og jeg vil kraftigt advare den nye regering og støttepartierne

man har taget nogle skridt her med finansloven til at lempe udlændingepolitikken og det synes vi er meget uklogt

men det fanger jo alligevel den meste trafik og derfor mener vi stadig væk at grænsekontrol er et vigtigt værktøj som også har virket

at man netop ikke har givet det her råderum tilbage til borgerne

hvad var årsagerne til at man ikke når man kunne se at det her store

de penge tilbage til borgerne hvor de reelt set hører

den her kritik fra herre lars boje mathiesen

flere skattelettelser i den tid vi har siddet

lars boje mathiesen kender jo godt svaret det er fordi der ikke

og i folketinget bliver der vedtaget den politik som der er

flertal for og der har ikke været flertal for at gennemføre de her store skattelettelser så vi må håbe at der er nogle flere der stemmer konservativt næste gang så vi

får et stærkere mandat til at få

de afgiftsnedsættelser da man havde flertallet

det de kalder velfærd som på moderne dansk betyder flere penge til kommuner og regioner og vi ville gerne prioritere

vi kunne næsten have skrevet i manuskriptet på forhånd

lidt roser og så står vi så og skændes lidt

rimelig klart at der skulle nogle markante ændringer til hvis vi fra alternativet skulle være glade jeg tror endda at jeg kiggede lidt alvorligt på finansministeren løftede

sagde der mangler penge til grøn omstilling der mangler højere ambitioner for vores børn og udsatte

der manglede et klart signal til befolkningen om at danmark har fået en ny regering

i dag og sige at jeg faktisk kan se den nye retning så i stedet for at løfte øjenbrynet vil jeg smile sødt til

i alternativet et andet sted vi er for første gang en del af den aftalekreds som har forhandlet og aftalt indholdet af danmarks næste finanslov at vi står her skyldes selvfølgelig at vi siden førstebehandlingen har været igennem nogle meget lange men også rigtig gode og konstruktive forhandlinger som har resulteret i en markant bedre aftale end det der lå på bordet i første omgang

tiltrængt løft vi investerer seks

børnene flere sygeplejersker på hospitalerne uddannelsesloftet fjernes

sikret penge til de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser vi har sikret et løft

de kreative uddannelser og med socialreserven har vi sikret at der også er penge til en indsats i forhold til hjemløse så vi synes ikke bare at det er ganske godt vi er faktisk rigtig glade

vi er også glade for at

de her årlige besparelser der jo langsomt bare har udhulet

totale kulturkannibalisme som desværre har kendetegnet de sidste fire års

fremtiden kommer til at se reelle investeringer i kulturen

flere penge til den grønne omstilling flere initiativer

den her ekstra en milliard

og det er vi rigtig rigtig glade for

selvfølgelig glade for at afgiftsstigningerne på elbiler er blevet sløjfet og

fremtidsfond som jo skal hjælpe det private erhvervsliv til at være med i den omstilling vi skal i gang med klimarådet bliver styrket det er helt afgørende for at vi kan komme godt videre i forhold til klimaloven vi får investeret i cyklisme vi får investeret i at der bliver lavet urørt skov så vi får mere vild natur i danmark

går vi gang med at plante ny skov vi går i gang med de tiltag der skal

inden for landbruget der er kommet additionel klimabistand på den lange liste en grøn energi ø og så videre og så videre alt sammen er rigtig gode første skridt i forhold til det helt nødvendige arbejde med den grønne omstilling vi skal i gang med

også rigtig glade for at vi er blevet enige om at

som det danske folketing men som en del af den verden vi lever i på en planet som er udfordret af en klimakrise til foråret kommer der klimahandlingsplanerne og jeg kan

at vi nok skal blive ved med at kæmpe videre jeg ved at der var en tidligere klima

umættelig når det kom til klimatiltag og det kan jeg godt love jer for at både jeg og alternativet fortsat er totalt umættelige fordi vi skal gøre alt

i forhold til at sikre fremtiden for både de kommende generationer for naturen for miljøet og for vores klode

ingen af os er så kloge

vi er når vi er sammen og det synes jeg faktisk at den her aftale er et rigtig godt

var store da vi kom ud ad glasdøren i finansministeriet

påklistret smil det var faktisk et ret ærligt smil

store politiske ambitioner

alle sammen fået noget og jeg vil vove at påstå at mange af de ting

faktisk er blevet bedre af at blive vendt i det rum vi sad i så vi kan alle sammen være stolte og derfor vil jeg gerne afslutte mine ord her

tak til finansministeren og regeringen til socialdemokratiet til enhedslisten til sf og til radikale for det samarbejde der var i de her forhandlinger jeg synes at vi i

som vi kan være glade for og som er det første skridt

ikke i mål med noget men heldigvis er der en finanslov igen

hvis regeringsmagten skiftede skulle integrationsydelsen sløjfes derfor tænker jeg at det måske kunne være meget nyttigt nu at høre hvor alternativet står

vi med vores fem mandater kan spille ind og få indflydelse men jo absolut ikke kan stå og kræve det hele men det kæmper vi videre for fordi vi mener at det er den rigtige vej at gå og det tror jeg heller ikke at regeringen på nogen måde er i tvivl

skulle integrationsydelsen sløjfes så

sådan blev resultatet ikke med det folketing som vælgerne sammensatte og så går vi selvfølgelig ind og arbejder konstruktivt og med åbne øjne for at skabe

set det jeg håber at alle her i folketinget gør efter valget

til landdistrikter og øer at vi skal have et selvstændigt landdistriktsministerium og

det her med at placere et ministerium ude i landet skal vi bare huske på

servicere folketinget så derfor er det utrolig vigtigt at ministrene

havde alternativet tænkt på at et ministerium der ligger

jeg ved jo at dansk folkeparti mente højnede kvaliteten når vi sendte det langt væk fra hovedstaden så det er et lidt sjovt spørgsmål fra dansk folkeparti lige netop det her kan man ikke sende ud men alle andre styrelser og så videre kan man med glæde sende langt væk fra hovedstaden med bedre kvalitet

kultur og det synes jeg er et nobelt formål derfor vil jeg også gerne bruge et par ord på

op i debatten endnu nemlig kulturen

kulturen igen endelig er blevet opprioriteret her i folketinget i mange år er

vil jeg gerne sige stor tak for det samarbejde og høre om ikke

at stoppe besparelser det er ikke en massiv investering vi vi sad lidt

ikke det vi gør vi får fjernet nogle besparelser samtidig får vi givet nogle

steder hvor man virkelig havde brug for det og vi skal så fremadrettet begynde at få investeret i vores kulturliv for os er kulturen jo også en del

med til at skubbe os som samfund og derfor er det så vigtigt at vi får

en værdi man ikke bare kan måle i et regneark ovre i finansministeriet men er noget som skaber sammenhængskraft i vores samfund så derfor

bare kvittere og sige at jeg glæder mig til at vi sammen faktisk skal kigge på

har kørt alt for lang tid med besparelser

skal kigge på det er i forhold til støtten til de udøvende og skabende kunstnere altså hvordan er det vi får kunsten ud i hele landet og giver mulighed for at kunstnere kan arbejde i hele landet det er noget af det vi i hvert fald meget gerne vil vil styrke blandt andet huskunstnerordningerne man har til børn hvordan kunne

hvis ordføreren virkelig trænger til juleferie og er ved at være en lille smule træt

af de grønne oppositionspolitikere

må man nok bare sige at det finanslovsudkast der lå fra regeringen var ekstremt skuffende på det grønne område

penge til urørt skov penge til en styrkelse af klimarådet og så videre

godt nok og jeg tror egentlig lidt som danmarks naturfredningsforening sagde at man havde glemt det

havde glemt den grønne dagsorden for alvor i sit sit udspil det håber jeg ikke kommer til at ske igen

jeg synes faktisk det det er en rigtig retning der er det er nogle gode skridt vi tager på det grønne område også med klimaloven

som vi jo i den grad har arbejdet tæt og godt sammen

er altså dér der skal sættes handling bag ordene og man

og at man er villig til at prioritere det økonomisk

klimakrisen kræver forandringer af os alle sammen og vi kommer til

her forhandlinger for det er vigtige skridt vi skal tage med handlingsplanerne og jeg er sikker på at regeringen

den gør det dyrere at være dansker den gør det dyrere at drive erhvervsliv og den gør os alle fattigere det kan og vil

hjemsendelsesordningen som dansk folkeparti fik forhandlet igennem

sidste år nu bliver sønderbrudt

vi har en anden ordning som trods alt stadig væk fungerer hvor man kan repatriere folk ved at

give dem nogle penge som de kan bruge til at etablere sig for i deres hjemlande i dansk

er vi villige til at bruge sådan cirka alle fredelige midler for at gøre danmark mere dansk og mindre muslimsk

nye borgerlige ikke ønsker det er det fordi man sætter mere pris på penge end på at

fra df ikke har indført et fuldt asylstop

kom der ikke flere til det er den første del man prøver på at begrænse skaden

skal folk jo så sendes hjem igen

er det ganske simpelt at hvis du ikke kan forsørge

med omhu har sørget for netop blev som den blev men i den situation vil nye borgerlige

ikke foretage de små fornuftige pragmatiske skridt som man trods

folk penge de er kommet hertil vi har givet dem sikkerhed mens der var ufred i deres hjemland nu er der fred selvfølgelig skal de da rejse hjem den her ordning betyder jo at man giver dem penge til at rejse hjem og hvis de så

nej det er da netop hul i hovedet og det er da respektløst over for alle de danskere der går på arbejde

om der er en dybere årsag til at

en ræverød finanslov og ikke mere end det det kunne være interessant at høre hvilke elementer man ville rulle tilbage med

nye borgerliges mandater og hvilke elementer man fortsat ville bakke op om

konkret ordføreren

så ikke udnytter en debat til at præsentere sit partis

nye borgerlige også ind for totalt at afskaffe al generationsskiftebeskatning som vi gør i

det konservative folkeparti og kan man regne med opbakning til det hvis der kommer et borgerligt flertal på

men også arveafgiften det håber vi

usandsynlig dårligt i en tid hvor det går fint i dansk økonomi er det lykkedes

ingeniørerne bliver fattigere maskinmestrene bliver fattigere og maskinarbejdere bliver fattigere

rengøringsmedarbejderne bliver fattigere folkepensionisterne bliver fattigere kontanthjælpsmodtagerne bliver fattigere alle bliver fattigere

som rød blok har lavet de rigeste ti procent af befolkningen slipper relativt billigst de mister kun nul procent af deres disponible indkomst på grund af den røde finanslov

som har en indkomst på omkring femtentusind kroner om måneden de mister nul

men alle indkomstgrupper uden undtagelse skal klare sig for færre penge i to tusind og tyve

radikale sf enhedslisten og alternativet har aftalt med hinanden det har finansministeriet beregnet alle finanslovspartierne sagde ellers i valgkampen at der var fattigdom i danmark og de ville sørge for at der blev mindre fattigdom men nu har de lavet en finanslov som tager

selv fra dem som de røde partier i valgkampen påstod var fattige den økonomiske ulighed stiger faktisk som følge af finansloven men det er ikke vigtigt når det

mener selv enhedslisten som nu ikke længere vil hænge sig i decimaler decimaler er kun vigtige for enhedslisten når regeringen er borgerlig og de fattige

så fattige at de ikke har råd til at betale noget mere i afgift på deres cigaretter mener fru pernille skipper og resten af enhedslisten nu

at den ansætter flere mennesker i den offentlige sektor det er velfærd siger finansministeren og finansordføreren herre christian rabjerg madsen vi skal altså forstå

og at det de ville gøre noget ved

tøj og andre private udgifter

som man påstår er fattige hvis blot man bruger pengene til at ansætte flere i den offentlige sektor det er unægtelig en alternativ form for fattigdomsbekæmpelse hvis man skal sige det pænt

at det er manipulation og politisk bedrag

fattigdom som man påstod eksisterede

gør man det stik modsatte

om nogle har mange penge og andre færre når bare folk er kommet ærligt til deres indkomst og når der samtidig er overskud til at sørge for en

glade men vi mener ikke at folk skal betale urimeligt høje afgifter heller ikke på deres laster laster har vi alle nogle ryger andre drikker nogle spiser meget chokolade andre spiser mange pomfritter

andre bliver omvendt syge af at sidde for meget i deres sofa men rygning er den eneste last som der nu med finansloven skal lægges endnu mere afgift på fra nytår kommer prisen på en pakke cigaretter til at stige til fem og halvtreds kroner

de burde drikke rosévin i stedet her er afgiften på en flaske under det halve af afgiften på en pakke prince

rammes man dobbelt hårdt før valget fandt folketingets blå partier ellers pengene til at afskaffe telefonskatten men det gider de røde partier ikke så tilbage med den skat

af sikkerhedssko skærmbriller

det betyder at den unge generation tvinges til at trække mange flere penge ud af virksomheden til at betale afgift med

at fratage de familieejede virksomheder en masse penge

motivationen for at gøre det synes at være en helt anden man vil gerne bilde vælgerne ind at der er en modsætning mellem hvad der er godt for samfundet som et hele og hvad der er godt for de familieejede virksomheder hvor mange gange har vi

tale latrinært om folk der ifølge ham

guldske et sted som man ikke må udsige her fra folketingets talerstol sådan taler man i det regerende flertal i dette

og skabe kunstige modsætninger mellem mennesker i dette samfund og at score vælgerprofit på at hævde sig som fortaler for de grupper som er mest talrige

selv om man langtfra når i mål med at indfri alle de dyre løfter fra valgkampen øges de offentlige udgifter alligevel så meget at finansloven også må budgettere med et underskud på næsten seks milliard kroner

i to tusind og nitten forventes ellers et overskud på de offentlige finanser på hele tres milliard

men i to tusind og tyve skal vi igen til at gældsætte de yngre generationer ifølge finansloven det handler ikke bare om skiftende konjunkturer og tilfældige økonomiske udsving nej overskuddet i år i to tusind og nitten er et resultat af at strukturerne af i

får de offentlige kasser til at løbe rundt så der kan betales tilbage på den offentlige gæld omvendt bliver med finansloven for to tusind og tyve hvor underskuddet ikke bare er konjunkturbestemt men også er

ikke svarer til hinanden man skulle tro at vi i disse år godt kunne betale tilbage på den offentlige gæld hvis vi skal køre med underskud når det går så godt som nu vil vi så nogen sinde kunne aflevere et samfund til næste generation uden en

er brugt i det offentlige i danmark alligevel gør den alle danskere fattigere finansloven er lavet i en tid med god gang i dansk økonomi alligevel budgetterer den med et underskud på seks milliard kroner man kan ikke stemme for

ikke for at træde rundt i det men jeg tænker på hvordan man håndterer situationen når man er kommet til at stille ultimative krav som man så ender med ikke at få opfyldt

stillede for et par år siden det ultimative krav at topskatten skulle sænkes

sig bundet af sit ord og kunne ikke give sig og det endte jo næsten med at den borgerlige regering måtte træde tilbage enhedslisten og radikale har stillet ultimative krav til årets finanslov enhedslisten krævede at uligheden skulle falde og radikale krævede at arbejdsudbuddet skulle øges og ingen af delene

opfyldt men i den situation har de to partier ikke holdt fast en gammeldags borgerlig opfattelse af at man er bundet af sit ord og at man skal stå ved det man har sagt over for vælgerne de er bare løbet fra deres ord og løfter

kostet dem noget som som helst så spørgsmålet er om ikke liberal

kunne tage ved lære af den her lidt mere progressive

tilgang til politiske løfter og

man ingenting vi kæmpede en hel del og vi fik noget men vi fik ikke alt nogle siger at de kæmper klogere men den oplevelse vi havde i sidste valgperiode

de slet ikke kæmpede overhovedet de skattelettelser der kom i sidste valgperiode kom takket være liberal alliance så noget har vi jo fået ud af at kæmpe rigtig hårdt om end vi godt kunne

at få sænket skatten og vi er helt enige i at

deler min opfattelse af at man her har stillet vælgerne noget i udsigt som

var

vi tog ikke skridt i den forkerte retning vi gik ikke til valg på at skatterne skulle ned hvorefter vi så endte med at hæve dem

man gået til valg på at der skal være flere penge til dem der har færrest her i samfundet og det man gør med den her finanslov

fald som minimum skulle sættes fem procentpoint ned og på den anden side stod dansk folkeparti og sagde at det ville de med til

blev enige om at det krav kunne man godt udskyde nu er der jo en ny situation der er kommet et nyt folketing en ny regering og liberal

skal afskaffes eller sænkes derfor

mig at spørge ordføreren om han kunne forestille sig

pege på en statsministerkandidat som ikke ønsker

sænkes og det lykkedes os

at gøre det tre gange i løbet af valgperioden selv om der ikke var andre partier der gik til valg på det så man kan jo godt i løbet af de forhandlinger der er i finansloven og andre ting få andre partier med på noget selv om det ikke er en del af deres mærkesager omvendt er det jo

i folketinget som er gået til valg på

vi kan se ud af de tal som finansministeriet publicerer uanset at den socialdemokratiske spørger ryster

som vi har fået med sf og radikale og enhedslisten

der ikke skriger op om sociale massegrave og så videre det er jo bemærkelsesværdigt men mest bemærkelsesværdigt synes jeg

et parti som de radikale ønsker at belønne den oppositionsadfærd med at man giver statsministerposten til et parti som tydeligt er helt forskelligt afhængig om det

finansloven for to tusind og tyve ændrer faktisk topskattegrænsen

glæder sig over det men det er jo socialdemokratisk politik som nu bliver ført ud i livet med den finanslov der ligger fra totusinde

regering for en skattereform som hæver grænsen for hvornår man skal betale topskat den bliver så indfaset

og nu er vi altså nået til år to tusind og tyve og der kommer der endnu en indfasning af den plan som blev lavet dengang og som vi kan bakke op om fordi det er fornuftigt at flere mennesker

nogle gange mener det ene og andre gange mener noget andet det ene øjeblik kan man gøre et og så er det rigtig god og fornuftig politik og det andet øjeblik hvis andre gør det samme

er det det værste man kan forestille sig i hele verden jeg

og vælgerne har jo gjort

var at overførselsindkomsterne altså dem med de laveste indkomster

til deres købekraft fordi man så valgte

at hvor man havde nogle overførselsindkomster som steg næsten med lønudviklingen i samfundet så satte man dem til kun at stige med prisudviklingen i samfundet dermed var der en mindre stigningstakt altså man kunne stadig væk

ikke købe flere varer sådan som det havde været vanen hidtil

også var en rigtig fornuftig ting men også dét var jo noget socialdemokraterne havde afvist tidligere da der var en borgerlig regering

engagerer sig i arbejdet i folketinget og får mest muligt ud af det til gavn for grønland

mig at spørge bare helt åbent er der noget som den danske regering

grønland er der nogen ønsker

og dermed også at hvis der er noget som regeringen eller folketinget kan

rigtigt folketinget har også ansvaret for masse emner som vedrører grønland lige så meget som

klimaområdet kommer hele rigsfællesskabet til gode

ønske om at investere i havforskning i nordatlanten så vi er særdeles tilfredse med resultatet

havstrømmene i nordatlanten er pulsåren i vores klimasystem

så tæt på polerne som

de varme og kolde havstrømme mødes det er også her vi kan blive

isen i grønland smelter langt langt

giver virkelig stof til eftertanke

viden om en mulig svækkelse af havstrømmene en

og tilførslen af menneskeskabt

jeg vil gerne kvittere for at regeringen

og som er blevet varmt modtaget i forskningsmiljøet

at vi etablerer et permanent

halvfems procent af disse vandmasser passerer færøerne

havforskning i nordatlanten er vi kommet et

i forbindelse med huaweidiskussionen altså sådan et telekommunikationsudstyr

sikkerhedspolitik eller er det

infrastruktur har været oppe at vende

mig at høre et færøsk synspunkt på på det simpelt

handlingen at købe udstyr

sikkerhedspolitikken hvis der indgår sikkerhedsspørgsmål i indkøb af nogen slags

kalde det for

som vi skal diskutere og som vi skal have

begge parter og det går jeg ud fra at landsstyret og regeringen tager sig af

gråzonen hvis der er en gråzone og tager de rigtige beslutninger

er jo dem der har ansvaret for sikkerhedspolitikken som har

risikoen ved

selskab som virker til at have ret tætte bånd

forstand på det og dem der har ansvar

vores sikkerhedspolitik at vurdere den slags og har det udstyr til at vurdere om det er sikkert eller ikke

altid meget rituel at dem der har magten siger at det hele er godt og dem der ikke har den siger at det hele er skidt og så er det ligesom kørt igennem og så går der nogle timer og så stemmer vi

noget godt er vel at der er kommet mere fokus på klima noget godt er at man viderefører

nogle af de her afgiftslempelser for elbiler noget godt er at man afskaffer uddannelsesloftet og

folk der er flygtninge og bliver til indvandrere

man kunne sige at nu er der skattestigninger i finansloven men man kunne også vælge at sige

skattelettelser de seneste år og at der er små skattestigninger i år hvis man så så lidt mere overordnet på det

i forhold til det store budget er det jo stadig på de yderste marginaler

arbejdsudbud men jeg tilbage til senere

tjah tjoh tjoh man kan forstå at når blå regeringer laver ændringer i ginikoefficienten på nul

ser vi det også næste gang der måtte komme en borgerlig regering for så er vi dog sparet for meget

om forslag ændrede teoretisk på uligheden uden det havde nogen praktisk betydning i virkeligheden men det var meget afgørende for forhandlingerne

jeg sagde da jeg var økonomi og indenrigsminister at debatter om økonomisk ulighed i danmark

det er dybest set så meget ude på marginalerne vi diskuterer

af socialdemokraterne sf enhedslisten og alternativet og hvilken større sejr kan man få som tidligere minister end det

være tarvelig og se på

er det centrale i den diskussion vi bør have om finansloven finansministeren er jo lige kommet med en ny økonomisk redegørelse

man kan se den bliver lavere i de kommende år

ikke er fair over for danskerne er at man ikke tager nogen initiativer

de internationale konjunkturer jeg har tidligere spurgt finansministeren her i folketingssalen om han havde noget på finanspolitik økonomipolitik skattepolitik

få gang i hjulene forbedre danske virksomheders konkurrenceevne sørge for at væksten alligevel

over for danskerne der er brug for at der bliver fokus på at

vi får gang i væksten igen jeg må sige at

hvad der står i den økonomiske redegørelse der er brexit der er handelskrige der er mange internationale ting der gør at vi ikke har de samme udsigter i forhold til vækst hvad gør det det gør at vi ikke har de samme muligheder i forhold til gode uddannelser de samme muligheder

til god sundhed de samme muligheder for familierne for at indrette deres tilværelse som de

af de gode tider sørge for at få gang i reformarbejdet igen

er fire år henne i en reformtørke en reformtørke der varede hele sidste valgperiode

jo også som tidligere medlem af en regering

og desværre ser ud til at køre videre nu dermed glemmer vi en af de vigtigste lærdomme vi har hvis vi ser på økonomisk politik siden oliekriserne til i dag og det er at det klogeste er at lave reformerne

en lykketoft en helle thorning schmidt en corydon ja en fru marianne jelved til at sørge for at der sker noget på reformdagsordenen i

sørger for at den økonomiske politik ikke bliver for blå

det er til dels rigtigt på udlændingeområdet

glad for men i den økonomiske politik

jo ikke rigtigt kommet gang i en ny retning

jeg troede at nu skulle solen skinne igen over de økonomiske reformer vi skulle igen have fokus på hvordan erhvervslivet kunne få bedre forhold hvordan

kunne sørge for at gøre danmark rigere jeg troede i det hele

reformer i den nye retning

sker der det at vi kommer lidt hurtigere ud af højkonjunkturen vi kommer lidt hårdere ud af højkonjunkturen end vi

det er som om det er en debat der er fuldstændig fraværende i det danske folketing og har

i de senere år

når at indse vigtigheden af de her ting når at indse hvordan de økonomiske realiteter er inden vi kommer ud af højkonjunkturen og inden vi kommer i den situation at de reformer som vi med garanti kommer til at lave lige meget hvad

kommer til at virke hårdere for ganske almindelige danskere det betyder

for mennesker om de har et job

hvilke muligheder de har i deres tilværelse og det kommer også til at betyde noget

for en service vi kan tilbyde fra den danske stats side

er der senere det er bedre at sørge for at

siger at ansvarlige partier stemmer for ved finansloven så det skal jeg nok gøre selvfølgelig skal jeg det det gør man jo men jeg synes godt man kunne have gjort sig lidt mere umage for at sørge for at værne

helt ringe finanslov vi har lavet det er også klart at

er en god lejlighed til at lade julefreden sænke sig hvis nogen skulle have lyst til det selv om jeg ikke er så naiv

være et par enkelte drillenisser undervejs der sikkert vil forsøge at sige at

for nu at starte med at være helt åbenhjertig

vi færdige med vores arbejde men det er en finanslov hvor vi

valgte danskerne en ny retning for danmark med et nyt politisk flertal og de gav os en ny regering som har haft et stærkt mandat i ryggen vi lovede hinanden at vi ville gå forrest i kampen mod klimakrisen at vi ville styrke vores velfærd at vi ville satse på uddannelse

de løfter tager vi i den grad fat på at indfri i dag der er faktisk rigtig meget vi kan gøre i fællesskab når vi sætter os for at lave en ny retning for danmark

sikrer vi at vi kan udbygge vores velfærdssamfund i stedet for

flere sygeplejersker minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver et markant løft af vores folkeskole en styrket indsats for de mest sårbare i vores samfund

og vi går videre end det

også med de kommune og regionsaftaler vi har lavet bredt i vores velfærd til gavn for vores børn til gavn for vores ældre til gavn for det sundhedsvæsen som er så vigtigt

vi tager også fat på at indfri vores ambitioner når det gælder klima og miljøpolitik

fordi vi ønsker at sikre en grøn omstilling og en bæredygtig fremtid for vores børn og for vores børnebørn med penge til grøn forskning en grøn fremtidsfond

jeg vil gerne benytte lejligheden til her

takke de partier som regeringen har lavet sin finanslovsaftale med for at have gjort det til

bedre aftale end den var da vi lagde vores forslag frem

og når det gælder det grønne end det regeringen præsenterede og det

vi havde så også afsat en forhandlingsreserve fordi vi godt var klar

i fællesskab det gjorde sig gældende i forhold til vores børn i forhold til vores ældre i forhold til vores sundhed og i forhold til den grønne dagsorden men der er ingen tvivl om at det samarbejde vi har haft med det radikale venstre med sf med enhedslisten

alternativet er forudsætningen for at vi nu kan sætte en ny retning

rost elementer i den

fra den konservative ordførers side at det blev sagt at der

og andre har fulgt op men man har af forskellige årsager så ikke følt at man kunne være helt med om bord men ligeså samlede vi har

de partier der står bag aftalen om at

har dagen i dag jo også illustreret

de partier som ikke ønsker at den her regering skal have ansvaret jeg har hørt at

det konservative folkeparti dansk folkeparti og herre simon emil ammitzbøll bille vil stemme for

liberal alliance og nye borgerlige

det sidste skal jeg beklage jeg synes det

alle blå partier havde været sammen om at her var der noget som man trods alt når dagen er slut og vi stemmer endeligt om tingene i morgen

her står vi på mål for at danmark skal have en finanslov

nogle kommentarer til nogle af de indlæg der har været

venstres ordfører herre troels lund poulsen konstaterede at det går godt i danmark

helt enig i og det vil jeg gerne sammen med venstres ordfører glæde mig over derfor forstod jeg heller ikke helt det efterfølgende sortsyn om at vi med den her

noget man trods alt kunne blive enige om

den etiket man gerne vil sætte på den her

gør danmark stærkere den her finanslov gør danmark mere klar til at møde fremtiden den her finanslov gør danmark bedre

ja vi er blevet enige om med den nye retning vi sætter at det skal være slut med at man undergraver den velfærd som er så utrolig vigtig

først med kommune og regionsaftalerne

når der kommer flere børn og når der kommer flere ældre og det er rigtig godt og dejligt så nytter det ikke noget at man kun afsætter penge til det ene barn eller den

ældre og lader den anden

aftaler med

det er rigtig rigtig vigtigt for det giver en mulighed for at man nu kan begynde at bygge op ude i kommunerne og regionerne

i det danske samfund men jeg siger meget klart at her sætter vi en ny retning til gavn for danmark

vi gør det samme når det gælder vores uddannelse vi investerer massivt i folkeskolen vi går ind og siger at vores ungdomsuddannelser vil vi også gerne give et løft vi går ind og siger at de besparelser der var lagt op til

uddannelser også de videregående

som rigtig mange har været bekymrede over og set som en hindring for at de kunne få den uddannelse der var den rigtige for dem skulle fjernes derfor må jeg også sige til venstres ordfører at

er at det klare løfte der blev givet fra venstre til danskerne i sidste valgkamp nemlig

at uddannelsesloftet ville man fjerne hvis man fik ansvar løber man fra i dag vi har endda lagt

på straffesparkspletten der er frit mål

bare sige ja det vil vi gerne være med til men

at det ikke er sidste gang i den her valgperiode at vi kommer til at se at venstre løber fra valgløfterne

hvis man både vil bruge pengene på at give skattelettelser

og så må man prøve at

det synes jeg ikke er godt nok fra det største oppositionsparti til gengæld håber jeg

de kommende måneder og

vil få et rigtig godt samarbejde med venstre på en række punkter og det tror jeg også

fra herre rasmus jarlov fra de konservative der sagde jamen vi synes sådan set rigtig godt om meget af det i foreslår og vi synes det er fornuftigt

men da vi ikke er enige

vi godt ved det sagde han ikke men det tillader jeg mig at udlede af det jeg hørte at pengene kun kan bruges én gang er vi ikke parat til at stemme for de her ting for det vil ikke være ærligt at gøre det synes jeg er ordentlig snak selv om jeg havde håbet at man havde nået en anden konklusion

dansk folkeparti havde

rené christensen

at have herre rené christensen på besøg

der er godt brug for et bredt samarbejde i folketinget og det vil regeringen også meget gerne have med dansk folkeparti

forhold til det her og mange andre vigtige emner men et af de steder hvor

at vi sikrer ordentlige vilkår for de ældre i danmark og vi er grundbekymret over hvad vi har set i de seneste år

i kommune efter kommune er blevet sparet og sparet på de ældre

de borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer der sidder derude synes det er den sjoveste opgave i verden men fordi den økonomi der er blevet givet har været så begrænset at man reelt ikke har ladet pengene følge med

virkeligheden omkring den her finanslov at vi ud over det der allerede var afsat til vores ældre

hundrede og fem og tyve million kroner oveni og

partier i blå blok

demens det er også vigtigt at vi med den aftale vi har lavet med kommunerne

som jo betyder at man har muligheden for at give nogle bedre vilkår for vores ældre pengene følger nu med når der kommer flere børn og flere ældre og det er vigtigt og det er desværre også

det er ikke den virkelighed der har været under den tidligere regering som dansk folkeparti holdt hånden under så jeg glæder mig oprigtigt over dansk folkepartis engagement i forhold til de ældre men det er simpelt hen ikke en korrekt fremstilling når man prøver at få det til at

om den her regering bruger færre penge på de ældre end der tidligere

det er tværtimod sagen at vi bruger flere og det er der også brug

budt ind og sagt at det vil de gerne være med til jeg vil også gerne kvittere for at man med den klimalov der blev lavet

til næste år men det er også vigtigt at sige at det her

vi i folketinget eller regeringen kan løfte alene det er en opgave

vi i fællesskab kommer til at skulle løfte med dansk erhvervsliv med pensionskasserne med vores uddannelsesinstitutioner med civilsamfundet hvis vi skal levere på den meget ambitiøse målsætning om reduktion på

halvfjerds procent i to tusind og tredive kræver det at alle trækker

det er jo også en af grundene til at det er så vigtigt at vi her

for ellers kan det

erhvervslivets rolle

alle de steder hvor man selvfølgelig

så meget jyde at jeg har det udgangspunkt at hvis man

og samtidig kan tjene penge og skabe arbejdspladser og vækst ude i danske virksomheder så er det godt

de danske virksomheder det er hele forudsætningen for at det danske samfund har den styrke

det er fortællingen om dygtige virksomheder dygtige ledelser dygtige medarbejdere der arbejder sammen hver eneste dag om at gøre tingene bedre og klogere og mere effektivt men jo dermed også skaber muligheden for at sælge det ikke alene i danmark men også uden for landets grænser

derfor er den her finanslov også en finanslov der bidrager til at vi kan styrke dansk erhvervsliv for hvis der er noget som vi har set som en fejl under den tidligere regering

man skar så meget ned på de uddannelser som skal dygtiggøre de mennesker der skal ind i vores virksomheder

og nu gør vi noget ved det det grønne er en løftestang

at skabe vækst og job og vi har også valgt med den her finanslov

områder hvor der kan være brug for at vi ser på at kunne tage

sørge for at hjælpe danske virksomheder

skruer vi også gevaldigt op for den indsats vi

vi har set tingene følges ad der er balance der er tænkt over det og sådan skal det også være jeg tror det er den rette vej at gå

børn børn børn sagde fru lisbeth bech poulsen

vi begge inden længe

kan gå i opfyldelse jeg tror

noget der virkelig optager ikke alene sf men forhåbentlig hele folketinget hvordan skaber vi de bedste rammer for vores børn

noget af det jeg virkelig er glad for og stolt over

med den her finanslov får taget fat på og får forbedret normeringerne i vores daginstitutioner til gavn for vores mindste og sådan at vi kan indføre minimumsnormeringer også her er det ikke noget vi kan gøre med et fingerknips det er ikke noget der sker fra den ene dag til den næste men vi går i gang

et andet sted hvor vi også virkelig skal i gang

er når det gælder psykiatrien

den bedste finanslov i mange år lød skudsmålet fra enhedslistens ordfører i dag

jeg tror at en af grundene til at enhedslisten ser sådan på det nok er det løft vi fik givet til psykiatrien

for det har enhedslisten om nogen

men jeg tror også at alle der har været i kontakt med

de selv har haft brug for hjælp eller har været pårørende

der er mange mange dygtige og engagerede både læger og sygeplejersker og andet sundhedspersonale men vi har så meget brug for at vi kan gøre en bedre indsats her det

til alle de borgere der er i

her går vi i gang med seks hundrede million

igen kommer det til at løse alle problemer psykiatrien nej men det er godt nok et løft der har været brug for længe fordi man i psykiatrien ligesom i det øvrige sundhedsvæsen løber alt alt for stærkt det er også det vi må tage alvorligt her

så hørte jeg flere være inde på

at regeringen i sit oplæg til finanslov

været mere ambitiøs på den grønne dagsorden

jeg vil sige at vi satte jo med det forståelsespapir som vi lavede med det radikale venstre sf og enhedslisten en meget meget stærk ambition som vi nu bliver anerkendt for ude i verden

gøre til virkelighed men jeg vil gerne også i dag takke alternativet

sætte ambitionen og selv om de ikke var med i forståelsespapiret så også

sådan at hvad enten det er klimarådet eller grønne obligationer eller mange af de andre vigtige ting som vi fik med på det grønne område så kan alternativet i hvert fald godt ranke ryggen og sige at her

jeg hørte også godt herre rasmus nordqvist sige at man er umættelig i forhold til den her dagsorden

det kan jeg bekræfte men det er også rigtig rigtig vigtigt at ikke alene alternativet men alle partier i det her folketing er utrættelige

målsætningen og der er det virkelig vigtigt at alternativet og andre har vist vejen her så tak for det

jeg vil også gerne sige til det konservative folkeparti som jeg synes

samarbejde i den her sammenhæng så i hvert fald

jeg er også helt med på at en af de ting der er

et finansieringselement i den aftale vi her har lavet nemlig

vi mener fra regeringens side at det er rimeligt at de bredeste skuldre også bærer de største byrder og at der er en balance i den måde vi laver

det betyder at vi synes det er fornuftigt at vi ruller den lempelse tilbage

mennesker der skal komme med bud på hvordan vi bedst muligt kan gøre det her

i en konstruktiv dialog omkring

den tidligere skatteminister

var rigtigt sagt dengang og det tror jeg også gælder i dag så er der

at den her regering har båret sig meget ufornuftigt ad i finansloven man synes at vi bruger for mange penge og man synes

fordi det er fuldstændig korrekt ikke de anklager der kom fra herre ole birk olesen at der er forskel på den nuværende regering og den tidligere regering som herre ole birk olesen var en del af den her regering sætter velfærd først

stå op om morgenen og knokle dagen igennem og gå sent i seng om aftenen

se på hvor vi kan give den næste store skattelettelse sådan at vi kan sætte en ny pokal

vi ser det som vores opgave at kæmpe hver evig eneste dag for noget der måske ikke

men noget der giver livskvalitet ude hos dem der har det svært og hos vores børn hos vores ældre og i vores sundhedsvæsen og på vores uddannelser og der

det er fuldstændig korrekt observeret vi vil en anden vej

og jeg er glad for at vi er blevet betroet

lighed har jo også været en stor del af diskussionen i dag

ginikoefficienter for mig handler lighed om at lave et samfund og det er det socialdemokratiet opstod for det er det vi har kæmpet hele vores historie igennem for skulle blive tilfældet nemlig et velfærdssamfund hvor vi giver

muligheder for børn og for resten af befolkningen uanset om man kommer fra et hjem med mange penge eller fra et hjem med små kår det vi gør med den her finanslov er at vi investerer i lighed i vores folkeskole i vores daginstitutioner i vores sundhedsvæsen nogle af de steder der er allermest vigtige for om man oplever at man har et liv i tryghed hvor man kan udvikle sig og hvor der også er

så er det rigtigt og jeg

kigger på nogle af de måder man gør det her op på

lidt mindre i pengepungen

og hvorfor gør vi så det ja det gør vi fordi vi kan se at ikke mindst vores børn og unge i alt for stort omfang ryger og det er synes jeg

der er i dag lavet en aftale med gode initiativer og

velkommen at vi har en

men vi må også bare være ærlige over for hinanden og sige at noget af det der virkelig også har en betydning er prisen og derfor sætter vi den i vejret men vi ved også godt

sort hvidt der er også en side

handler om at hvis man sætter priserne

er der mennesker med små penge og også mennesker der lever i misbrugssituationer som vil blive særlig hårdt ramt derfor prøver vi også at lave det her med en høj stigning i første omgang og så kommer der lidt senere endnu en stigning

det var næsten en længere opsummering

jeg er ikke overraskende ikke enig med herre lars boje

det er jo nye borgerliges ret jeg håber

at vi kan få et godt samarbejde på rigtig mange områder jeg synes man i mange sammenhænge faktisk

kunne give ros til regeringen når man syntes at det var berettiget

simon emil ammitzbøll bille at vi

selv om der nok er mange ting vi vi ser forskelligt på så håber jeg også at vi kan finde nogle fælles landingsbaner

for danmark men også for grønland og færøerne jeg vil gerne

takke begge de grønlandske folketingsmedlemmer og også begge de

fru aki matilda høegh dam og herre edmund joensen for de bemærkninger der er faldet men for alle fires vedkommende for et rigtig godt samarbejde hvor vi kan investere både i fællesskabet inden for rigsfællesskabet i klima og miljø og også i at styrke

og den politiudøvelse som har stor betydning i grønland og også

snart kan se

får en dejlig jul sammen med med resten af grønland jeg ved der er mange deroppe der glæder sig til julen så vil jeg sige til os alle sammen

at vi ikke kommer til at se nordlyset men vi kan forhåbentlig se nogle andre lys i fællesskab og det håber

debatten her kan

de bemærkninger der der er kommet om de positive ting som

i dag jeg har sådan set bare et helt banalt spørgsmål

været lidt svært at finde ud af og derfor er spørgsmålet bidrager den her

vi giver bedre muligheder for at der kan komme

veluddannet arbejdskraft

få af indflydelse er vanskeligt at vide for vi ved jo ikke hvor mange

der vil komme men jeg

er helt overbevist om at den her finanslov både i forhold til

og tyve og kommende år

at finansministeren heller ikke er i stand til at sætte kroner og øre på

til danmark under meget velordnede forhold er det jo vanskeligt på forhånd at vide hvor mange der vil benytte sig af det og hvad det dermed vil

hvis vi kigger på hvad det er der kommer til at ske i danmark

antallet i beskæftigelse i og nitten

og en og tyve samlet set vil stige med nioghalvtredstusind mennesker så det bevæger sig i den rigtige retning og finansloven her vil også give et godt bidrag

rigtigt som finansministeren siger at ældreområdet betyder meget

ældreområdet sådan isoleret set så var der en offentlig vækst

oven på den ældremilliard som den tidligere socialdemokratiske regering havde givet

med en værdighedsmilliard som blev lagt oven

de budgetter som var vedtaget for to tusind og

det gav en offentlig vækst på to procent står finansministeren nu og siger at finansministeren kan garantere at når vi kommer tilbage i to tusind og en og tyve og kigger

så er det jo faktisk rigtig godt er det det finansministeren garanterer her i dag fra fra

det vi desværre har set i de seneste år er at der er blevet sparet rigtig rigtig meget på vores ældre og det er jo fordi der ikke er blevet sat penge nok af

kommuneaftaler som er blevet lavet under den regering der sad før os og som havde mulighed for at være regering på grund af dansk folkeparti det vi så har gjort med den her finanslov er at vi

gerne kvittere for at dansk folkeparti også bakkede op

to milliard kr som jo gør at når der kommer flere ældre i

følger pengene med

der kommer flere ældre men at vi også tager det alvorligt ved at vi

for at de penge der er brug for til velfærden kommer ud så de kan blive brugt på vores ældre

den her finanslov alle nej det tror jeg desværre ikke

der er gravet nogle rimelig dybe huller men vi kommer i gang og vi kan forhåbentlig sætte en ny retning og det håber jeg også at dansk folkeparti i andre sammenhænge vil være med til det er sådan jeg kender dansk folkeparti

de ældre så er de penge der er givet ekstra i kommuneaftalen bundet op på at pengene følger de ældre

kostede per ældre den kommune der havde mange ældre fik flere penge

at de penge man har givet mere i kommuneaftalen kan bruges på

gode ting eksempelvis på børneområdet eller folkeskoleområdet når ministeren siger

nu garantere at vi vil se at der er en vækst på over to

pulje på en hundrede og fem og tyve million kroner til ældreområdet derudover

har vi i den kommuneaftale vi har lavet samlet set givet et løft til kommunerne på

milliard kroner så er det jo op til kommunerne at prioritere pengene men jeg vil da være meget meget overrasket hvis man ikke ude i vores kommuner har et skarpt blik for de udfordringer

er det jo en af de allerstørste opgaver man har når man er borgmester eller kommunalbestyrelsesmedlem at tage det alvorligt og sørge for nogle ordentlige rammer og det håber jeg da både dansk folkepartis og socialdemokratiets og alle andre partiers byrådsmedlemmer vil medvirke til

vi sad og og forhandlede finanslov på på baggrund af faktisk er udledningerne så store

dem der har regnet men jeg er alligevel virkelig optaget af

heldigvis den her ret unikke mulighed for at flytte faktisk helt op til en milliard kroner i landbrugsstøtten til grønne tiltag

har taget i fællesskab

når det gælder den grønne investeringsfond på fem og tyve milliard kr som kan være med til at understøtte grøn udvikling herhjemme men jo også

danske virksomheder kan sælge grøn teknologi til resten af verden og dermed skabe job arbejdspladser og vækst

lagt op til at tage jorde ud

eu i forhold til hvad man kan gøre på på modulering og andet og

man drøfter med fødevareministeren og jeg tænker at det nok er bedst at jeg lader ham stå for de forhandlinger

kommet frem at landbruget faktisk udleder tre

så det kræver at vi handler og derfor vil jeg bare spørge finansministeren igen om ikke regeringen vil sikre at vi gør alt det vi faktisk kan inden for de muligheder

at passe godt på vores natur vores miljø og vores klima vi er også optagede af at vi har et dansk landbrug som er velfungerende som har nogle fornuftige arbejdsvilkår og som vi hjælper til bedst muligt at kunne producere fødevarer

står der jo rigtig mange gange at det er det er ambitionen at vende udviklingen i forhold til den stigende ulighed der har

i debatten

af politik på formueområde er det ikke korrekt

igen sætter bo og gaveafgiften op til de femten procent for virksomhedsarvinger har selvfølgelig en effekt det kan der ikke regnes på det at vi laver

har selvfølgelig også en effekt så det giver jo ikke nogen mening at sige

finansministeren er med på at det er en af de store måske lidt tekniske

finansministerens eget ministerium nemlig at få afdækket de her blinde pletter så vi har

vi træffer vores politiske beslutninger

jo også derfor at vi i bred forstand nu vil kigge på regnemodellerne i finansministeriet

være en blå regnemaskine og en rød regnemaskine vi skal have noget vi i fællesskab kan stå på mål for og så er det jo også fuldstændig korrekt som fru lisbeth bech poulsen nævner

og at der er ting som har betydning for ligheden som man ikke kan regne ind

at ministeren har en diskussion i

effekt på politikken og på de tiltag vi laver hvis man har

her regering er dybt optaget af at skabe lige muligheder og et lige samfund som kan være med til at ikke mindst børn og unge der kommer fra et hjem hvor man måske ikke nødvendigvis

får nøjagtig de samme muligheder som alle andre børn

derfor handler lighed i min verden jo i høj grad

er der sker ude i det samfund vi er en del af og derfor er det så vigtigt at vi investerer i vores daginstitutioner

været med til at skabe den stemning og den atmosfære der skulle til for at vi kunne lande en aftale som den her socialdemokratiet har jo en ambition om at udviklingen i velfærden skal følge det demografiske træk så når der kommer flere unge og ældre skal pengene følge med men og vil finansministeren ikke give mig ret i det hvis vi kun havde haft som ambition siden nitten halvtredserne at væksten i det offentlige

men vi havde jo stadig væk kun haft et sundhedsvæsen

så vil den offentlige sektor sakke bagud så kan vi ikke få et højere ambitionsniveau fra socialdemokratiet

dem kan jeg sende tilbage jeg synes i det hele taget at vi har haft

som er en del af den her finanslovsaftale og noget af det vi har haft som det vigtigste udgangspunkt har jo været at sætte velfærden først og sige at det

noget at man bilder folk ind at man kan få det hele for det halve når vi kan se hvor hurtigt vores sygeplejerske løber når vi kan se hvad der er af mangler i vores ældrepleje når vi kan se hvor svært det er i psykiatrien

det er jo derfor at vi med den her finanslovsaftale leverer et resultat der er bedre end at skulle leve op til det demografiske pres vi afsætter flere penge end det at der kommer flere ældre og børn ville tilsige økonomisk og det håber jeg da at vi i fællesskab er enige om er vigtigt og rigtigt og en ny retning vi har sat

vi nu har en vækst i det offentlige forbrug som ikke bare følger det demografiske træk det har været en kamp bare at få det

forbrug som følger udviklingen i velstanden i samfundet og det betyder jo at den offentlige sektor ikke sakker bagud når vi snakker finansloven for

og tyve og så er mit spørgsmål når nu det er resultatet

vil det så ikke være meget meget mærkeligt hvis vi når vi skal forhandle finansloven for

har gjort det så godt i forhold til at sikre det fulde

som minimum når vi skal lave aftaler med hinanden skal sige og tage det alvorligt at når der kommer og

flere børn og flere ældre så skal pengene følge med og sådan vil det også være næste gang vi sætter os

og tyve hvor vi styrker velfærden med henblik på

ser jeg jo allerede nu frem mod klimahandlingsplanerne og det ved jeg at vi er mange der gør

godt tænke mig høre finansministeren om man er enig i at der er behov for at se på en reel investering og en reel finansiering af de handlingsplaner der kommer

ser på skatter og afgifter i forhold til at lave noget handling

selv om det er noget der måske foregår i andre ministerier

sikker på at finansministeren også kommer til at have sit

at der er styr på rigets finanser og

at der er en grøn dimension ved det at være finansminister jeg har jo sagt at jeg

og nitten og jeg tror at behovet vil blive endnu stærkere i årene

er brug for at finansministre også tænker grønt

da i øvrigt gerne benytte lejligheden til at takke min forgænger herre kristian jensen som

blandt finansministre i europa

synes jeg var rigtig godt men jeg tror der kan gøres rigtig meget mere

og det glæder virkelig alternativet

netop handlingsplanerne også bliver nødt til at se på en reel finansiering

det ikke kun handler om ting der ikke må koste noget men også

og det er også noget der koster nogle penge og sådan vil det også være når vi når frem til at skulle lave en klimahandlingsplan der skal vi også i fællesskab finde ud af med hinanden hvad det er for værktøjer vi vil bruge og vi skal jo også tænke det ind i kommende finanslove

har taget nogle meget vigtige grønne skridt med den her finanslov men jeg tror at det vil gøre sig gældende for finansministre fra nu af og så langt jeg kan se ud i fremtiden at det vil der også være behov for at man arbejder videre med

og det er også det jeg mener med at

skal man selvfølgelig være opmærksom på at der ved siden af alt det vi gerne vil på det grønne område også er nogle opgaver i forhold til vores sundhedsvæsen

i forhold til vores børn men det her er ikke bare en engangsinvestering vi har

med hinanden det er starten på investeringer vi skal lave til gavn for vores børn og vores børnebørn og uden at det skal blive alt for højstemt den planet vi i fællesskab

hvis jeg siger nej til min tre årige datter til en ekstra kinderchokolade

at sige nej kan netop også være at tage ansvar hvis det er det man mener

den her finanslov økonomisk fattigere eller rigere generelt set får vi flere børn i fattigdom eller får vi færre børn i fattigdom og det andet går på egenbetaling

en god opvækst og det gælder uanset om man kommer fra en familie med meget små

når vi investerer i

har en dagligdag hvor der er for lidt opmærksomhed for lidt omsorg for lidt tid til det enkelte barn og de børn der betaler måske den højeste pris for den situation er de børn der kommer fra hjem hvor man ikke i samme omfang kan hjælpe dem og støtte dem så det her er en finanslov hvor vi investerer i børn og det gælder jo ikke alene

daginstitutioner det gælder også i forhold til folkeskolen som jeg ved at ordføreren har et stort hjerte for og i øvrigt indtil for nylig også har arbejdet i her investerer vi jo også målrettet i

en øget forældrebetaling derude som godt kan være rigtig mange penge for for de her familier

sådan rent økonomisk skaber den her finanslov

børn som kommer til at leve i fattigdom eller færre børn der vil komme til at leve i fattigdom

lever i fattigdom taler venstrefløjen jo om hvad det er i kroner og øre så bliver der flere eller bliver

og derfor er den her finanslov også et udtryk for det stik modsatte nemlig at vi investerer i at også de børn der kommer fra hjem hvor der er

kritiseret fra flere sider gået ind med det midlertidige børnetilskud for at hjælpe netop de familer som har de allerallersværeste vilkår

jeg kan ikke genkende det billede som måske blev antydet i

og sige cirka det samme det går relativt godt i danmark for øjeblikket desto mere mærkeligt er det jo også at det er lykkedes finansministeren at lave en finanslov som gør alle indkomstgrupper i danmark fattigere altså man skulle tro at det var en finanslov i en krisetid der kunne man forstå at det var nødvendigt

spænde livremmen ind og gøre ting og sager som ville gøre folk fattigere men det er jo i gode tider at det er lykkedes finansministeren at lave en finanslov der gør alle mennesker fattigere hvorfor er det nødvendigt vi hører noget om at tobaksafgifterne skal stige for at der er færre der ryger men hvis man ikke havde brug for de penge i den offentlige sektor med det her røde flertal

have lavet nogle kompenserende lettelser nogle steder så folk ikke fik færre penge mellem hænderne det er vel fordi man har lavet en finanslov hvor man har brug for så mange penge at selv de fattigste i samfundet skal bidrage

har arbejdet for at der skulle gives massive skattelettelser til dem der tjener allermest

skulle investeres mindre i vores fælles velfærd til gavn for dem der har mindst

vil gøre folk fattigere det er bestemt ikke

vi har tænkt os at investere i det velfærdssamfund som også er med til at skabe tryghed

og vi har jo også som jeg var inde på for et øjeblik siden truffet beslutning om det midlertidige børnetilskud som gør at

børn der har allermindst giver vi en hjælpende hånd så

herre ole birk olesen vil jeg sige at den her regering

står på mål for at vi satser på velfærd frem for de skattelettelser som ole birk olesens parti synes er vejen

alle indkomstgrupper bliver fattigere som følge af den her finanslov deres disponible indkomst bliver mindre som følge af den her finanslov

finansministerens eget svar der fortæller det

kan finansministeren så ikke fortælle hvorfor det virkelig er sådan at man bruger så mange penge i den røde blok at man synes det er nødvendigt at opkræve flere penge hos de fattigste i samfundet altså dem der har mindst så de får

vi har sagt at når

det en rigtig god idé at sætte cigaretpriserne i vejret og det er klart at hvis man

man kunne mærke det i sin økonomi og det er jo et af de valg som vi må træffe en gang imellem som politikere er vi parate til at gøre noget godt i det her tilfælde

at rigtig mange børn og unge starter med at ryge med alt det det betyder for deres sundhed og livskvalitet og risiko for at blive ramt af alvorlig sygdom vel vidende

mærkes hvis cigaretpriserne stiger i første omgang fra fyrre kroner til fem og halvtreds kroner og så op til tres

havforskning

at finansministeren synes godt om vores

vi har haft og også tak for bemærkningerne her fra folketingets talerstol jeg synes det

er utrolig vigtigt

dansk perspektiv eller med et færøsk perspektiv eller med et grønlandsk perspektiv

tænker det i fællesskab og det vi

bliver en del af finansloven er jo også at man med et færøsk lederskab kan se på hvordan havstrømme og andet kan have indvirkning på vores klima og dermed blive klogere til gavn ikke alene for færøerne men for os alle sammen i forhold til hvilke

ved herre edmund joensen at min dør er åben og at jeg er lyttende

et pengetræ hvor jeg på forhånd kan love noget men men jeg vil altid gerne lytte til de

disse ting er så vigtige

er forpligtet til at vide hvad der sker med vores havstrømme

kan ikke risikere at den slags projekter går ned igen

på at der ligger en meget meget stor viden gemt ikke bare på land men også til vands i forhold til hvad det er for forandringer der sker med

jeg også meget glad for at vi med med den her finanslovsaftale kan tage

i retning af at udnytte den viden

jeg forventer jo også til næste år at få lejlighed til at

både med vores to færøske og vores to grønlandske folketingsmedlemmer og jeg tænker at det vil være en god lejlighed til

vi godt vil kunne tilslutte os særlig på det grønne område men den samfundsøkonomiske effekt af finansloven er vi bekymret for

at der laves en finanslov som formindsker arbejdsudbuddet og dermed faktisk bryder med rigtig mange års traditioner for at have lavet finanslove som har øget arbejdsudbuddet og dermed skabt

reformer i de sidste mange årtier

ikke at jeg vil male fanden på væggen

har lavet reformer og finanslove som har øget arbejdsudbuddet i danmark er det her et brud med den måde man skal lave finanslove på er det et brud med socialdemokratisk politik eller er det bare et enkelt lille udsving som socialdemokraterne og regeringen så agter

sætter velfærd først efter at

under herre lars løkke rasmussen der var mere optaget af skattelettelser end af velfærd så er det nu vendt om og det betyder at vi investerer i vores sundhedsvæsen i vores børn og unge i vores uddannelser i klima og miljø

det er rigtigt at der er en meget begrænset

arbejdsudbuddet i i den her finanslov det er ikke noget mål i sig selv

men jeg er også nødt til at sige at den her finanslov vil føre til store muligheder for vores erhvervsliv forhold til at kunne hente faglært arbejdskraft i forhold til grønne investeringer

der er noget nyt altså man så jo ikke

helle thorning eller poul nyrup regeringerne lave finanslove som mindskede arbejdsudbuddet det er derfor jeg spørger om det er et brud med socialdemokratisk tradition eller om man agter

det kan man gøre på mange måder nu har vi taget et første skridt i forhold til at styrke vores velfærdssamfund når det gælder

vi ser for os fremadrettet så er det ikke de traditionelle arbejdsudbudsreformer

har høstet de fleste af de frugter vi kunne få der men så er det det man kalder andengenerationsreformer

opkvalificere og uddanne mennesker sådan at de

jobfunktioner som de ellers ikke ville kunne og når vi ved at der i de kommende år vil ske et skift hvor mange ufaglærte jobs forsvinder og hvor mange faglærte

imponeret over at man med en dag med tabeller og tal på den måde kan kigge op fra de tørre regneark og så levere sådan en performance det er en oprigtigt ment

en ting ministeren sagde bed jeg fat i

mindst en af deres forældre forlod kontanthjælpssystemet og blev en del af det største fællesskab vi har i danmark nemlig arbejdsfællesskabet den politik vender finansministeren nu på hovedet for finansministeren har valgt at prioritere tre hundrede million kroner i højere sociale ydelser

og et lidt åbent spørgsmål hvorfor vælger ministeren

bruge penge på højere sociale ydelser i stedet for

virkelig sammen med de partier der er en del af den her finanslov investeret i den grønne omstilling jeg har ikke hørt noget folketingsmedlem i dag heller ikke fra spørgerens eget parti anfægte at det her er den grønneste finanslov i mands minde så det har vi i den grad prioriteret

er også dybt optaget af at man uanset om man har en dansk eller udenlandsk baggrund

her bidrager til fællesskabet

utrolig mange kvaliteter ved og det er også derfor vi har nedsat ydelseskommissionen

der er også den del af historien

under meget meget små kår og der har vi så lavet en midlertidig børneydelse som gør at de får lidt bedre vilkår end de ellers ville

man som kontanthjælpsfamilie med to børn får udbetalt over treogtyvetusind kroner om måneden man er ikke rig men man er bestemt heller ikke fattig kan finansministeren ikke bare forklare ganske hurtigt hvordan det skal hjælpe de her

børn når deres forældre står op om morgenen og

og en og tyve blive forbedret med nioghalvtredstusind mennesker og det er rigtig rigtig vigtigt at vi får flere også med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet

er også derfor vi har bedt ydelseskommissionen om at komme med et bud på

gør det klogt og stærkt og effektivt uden at vi efterlader nogen børn

der lever under fattigdomsgrænsen

vi ikke acceptere at børn lever under så dårlige kår som dem der

efterladt af den tidligere regering så jeg mener bestemt at vi har levet op til det

er fattige alle indkomstgrupper bliver fattigere

er et så har givet til herre ole birk olesen

men det er heller ikke nogen overraskelse og formentlig heller ikke for spørgeren at når man sætter cigaretpriserne

rammer det jo socialt skævt altså hvis man

kan man ikke mærke det lige så meget som hvis man

jo ikke mindst når det gælder cigaretpriserne en direkte virkning

når vi sætter dem op for at undgå at børn og unge begynder at ryge

betyder det også noget for dem der ikke har ret mange penge

de spørgsmål og kommentarer der har været men der er et enkelt område som jeg så ikke synes at finansministeren var inde på nemlig

og de forskellige lempelser som regeringen har gang i på forskellig vis så jeg kunne

tænke mig at spørge finansministeren hvornår holder regeringen og socialdemokraterne egentlig op med at lempe

at vi kan snakke udlændingepolitik her i dag det vil jeg rigtig gerne

stram udlændingepolitik i danmark

udlændingepolitikken eller lave et paradigmeskift i

nogle ufornuftige beslutninger der blev truffet under den tidligere regering men jeg tror og det tror jeg i øvrigt jeg deler med herre peter skaarup at der er et meget meget stort flertal i det her folketing og i øvrigt også i den danske befolkning der mener at det er vigtigt at vi står vagt

det er det som er regeringens politik det er det vi gennemfører

skal sidde i en regering der lemper udlændingepolitikken

så alligevel bliver ved med at lempe udlændingepolitikken så derfor vil jeg godt gentage mit spørgsmål som jeg ikke fik svar på før hvornår holder regeringen op med at lempe

tænkt os at holde op med det jeg synes

jeg glæder mig over at der er er et stort flertal i folketinget der bakker op om en stram udlændingepolitik for det tror jeg faktisk

der er ikke med den her finanslov taget nogen skridt der

holde en fast udlændingepolitik vi har til gengæld på erhvervsområdet taget nogle skridt der gør

at landbruget udleder en million

mere end først antaget en

melde en fleksprocent ind til kommissionen det er en mulighed

at flytte en milliard kroner fra direkte landbrugsstøtte til grønne

finansministeren er jo at det har konsekvenser hvis ikke vi gør noget

pengene bare tages fra rigets øvrige finanser hvis vi skal gøre noget ved den her udfordring så med de nye tal med den nye udfordring

klimaaftrykket også fra dansk landbrugs side bliver så minimalt som muligt samtidig med at vi har et stærkt erhverv

skaber job og vækst men jo også nogle sunde og gode fødevarer til både den danske befolkning

af verden så

ovre hos fødevareministeren og ser på hvordan

sådan at at vi opnår begge de ting og jeg har meget meget stor tillid til med mit kendskab til fødevareministeren og i øvrigt med de beslutninger vi træffer den her regering at det finder vi

og vi deler i lighed med

spørgeren jo også bekymringen for de seneste tal der er kommet

i fællesskab finde løsninger på både i fællesskab i folketinget men jo også i fællesskab i forhold til at

vi taler om en

være finansministeren der svarer på om man vil gøre det gennem gennem den her ordning eller ved at se på

der er dage hvor jeg synes det er en god idé og der er andre dage hvor jeg er mindre

er situationen den i al sin enkelhed at der

ovre hos fødevareministeren om præcis de her ting og jeg ved at det radikale venstre er en meget aktiv spiller i de drøftelser

her fra folketingets talerstol og forhandle på vegne af en kollega som sidder seriøst og arbejder med tingene og jeg er helt sikker på at

bliver vi rigere og det giver ekstra muligheder

forbedre virksomheders konkurrencevilkår

positivt og ej heller at svaret til de

er at de skal have færre penge mellem hænderne næste år

op på det som herre peter skaarup spurgte om

udlændingepolitikken for den radikale finansordfører sagde i

og nu siger finansministeren i svar til peter skaarup at regeringen står fast

er finansministeren der har ret eller den radikale finansordfører

en stram og ansvarlig udlændingepolitik og vi har ikke nogen planer om at lave om på den det gør vi ikke med den her finanslov og det har vi i det hele taget ikke tænkt os at lave om på og så er det ikke nogen hemmelighed at selv om vi har lavet

finanslovsaftale sammen radikale venstre jamen så ser regeringen og det radikale venstre forskelligt på udlændingepolitikken det håber jeg ikke kommer bag

er ikke ikke set med mine øjne noget som helst i den aftale vi har lavet om finansloven der ændrer på den stramme faste

det det som også den danske befolkning er optaget af nemlig at det skal være fornuftigt

den radikale glæde over at der lempes på udlændingepolitikken med finanslovsaftalen må

bero på en misforståelse jeg synes finansministeren

skulle stå ved aftalen og stå ved at der bliver givet flere penge til

lang række lempelser det glæder det radikale venstre det er fair nok det er politisk uenighed men jeg synes da det er lidt dårlig stil at finansministeren så åbenbart siger at det radikale venstre fuldstændig har misforstået den aftale de har indgået

som jeg sagde har det radikale venstre og socialdemokratiet

forskellige holdninger til udlændingespørgsmålet så har vi lavet en

som har nogle fornuftige elementer som blandt andet betyder

hvis der er en virksomhed der har en dygtig medarbejder

længe der er et arbejde hos dem det tror jeg

i enighed er fornuftigt i det radikale venstre og socialdemokratiet og dermed også regeringen betyder det så at vi lige pludselig er blevet enige om udlændingepolitikken nej og det tror jeg både det radikale venstre og

områder med den første finanslov jeg tror der har været et rigtig rigtig stort efterslæb på rigtig mange områder

løftet i finansloven er politiforliget det kommer snart og jeg tænker at finansministeren jo har en sjat penge gemt til

jeg måske kende en finansminister dårligt men det jeg så er optaget af i den forbindelse er jo at når vi så giver flere penge til politiet

hos domstolene som også får flere sager og en kriminalforsorg

kriminalforsorgen og domstolene så vi sikrer der er sammenhæng i systemet

og i øvrigt de partier der er med i aftalen fordi noget af det

passe godt på vores politi og i øvrigt også

anklagemyndighed som

vi har at gøre med politiet var efterladt det man på christiansborg kalder en skrænt og hvad betyder det ja det betyder at at der var efterladt et hul i kassen da vi overtog butikken på cirka en milliard kroner i forhold til politiet så

side af årsskiftet men

omkring et politiforlig og der

skal man jo se tingene i deres helhed der er politiet der er anklagemyndighed og domstole og

også en kriminalforsorg og hvis jeg skal forstå spørgsmålet sådan at der er efterladt mange huller vi skal prøve at gøre noget ved så er jeg enig

retsordfører aldrig i min tid oplevet et justitssystem der

enormt presset og svækket men jeg vil høre

finansministeren om han ved hvordan det står til

i kriminalforsorgen lige nu alene i årets første ti måneder er der

som er blevet afskediget på grund af dårligt helbred og det skyldes simpelt hen

er blevet næsten tusind flere indsatte men fem hundrede færre fængselsbetjente

vil indtænke kriminalforsorgen og domstolene når vi nu også giver

ansatte der hver dag udfører et utrolig vigtigt stykke arbejde under ganske svære

i fællesskab kan gøre for at løfte kriminalforsorgen

jeg takker for tilliden til at jeg i dag

kan løfte det store slør

hvad regeringen vil spille ud med ved den lejlighed så kan jeg sige helt overordnet set både for så vidt angår politiet anklagemyndigheden og domstolene

løfte den opgave og tage det ansvar

det hele taget taget ser vi frem til når der skal være forhandlinger om politiforliget at det bliver et bredt politiforlig hvor begge sider af folketingssalen forhåbentlig vil være med til at løfte den opgave fordi det har så stor betydning

regeringen ikke med den her finanslovsaftale lemper udlændingepolitikken

jo åbenbart forkert når for eksempel

fordi han med finanslovsaftalen nu får lov til at blive i danmark i modsætning til at blive sendt hjem

det er klart at det er en ændring af reglerne for udlændinge det er en lempelse af udlændingepolitikken og så er det jo fuldstændig åbenbart forkert når finansministeren står på talerstolen i dag og siger at man ikke med den her finanslovsaftale lemper udlændingepolitikken så

dahl at den her regering står for en fast konsekvent udlændingepolitik og det bliver ikke ændret med den finanslov vi har lavet her til gengæld

dahl kommer ud på nogle af dem hvor man faktisk har investeret i at have

som man er glad for og som hver dag møder på arbejder knokler det han skal og han får så mulighed for så længe han har arbejde

erhvervsliv der står og efterspørger arbejdskraft er det fornuftigt og derfor ser vi det her som erhvervspolitik

i dag med de nuværende regler til at skulle sendes til somalia det håber jeg vi er enige om

ting han har fået at vide han bor i viborg med sin kone og syv børn og kører bus han skal hjem til somalia efter de nugældende regler så kommer den her finanslovsaftale som finansministeren har lavet med blandt andet de radikale det jo derfor det er blevet som det er

abdullahi ikke sendes hjem

grunden til at han er så glad er at han regner med nu at kunne få lov til at blive her så længe at han kan søge dansk statsborgerskab

aldrig nogen sinde kommer tilbage til somalia

en række andre personer hvordan kan

ændre vilkårene for somaliere i danmark så de ikke skal sendes hjem

det håber jeg herre kristian thulesen dahl vil støtte op bag så har vi lavet nogle erhvervspolitiske tiltag i forbindelse med den her finanslov der gør

og som der i øvrigt er en stor efterspørgsel

at herre

som minister og jeg vil godt starte med at sige tillykke til finansministeren med

historisk set så jeg håber at finansministeren ikke synes

det bliver kun sværere herfra men det er nu ikke

synes at finansministeren og i øvrigt socialdemokraternes finansordfører har været helt loyale over for hvad jeg skulle have sagt i min tid som skatteminister og jeg vil gerne

forsvar for

at øge afgiften på generationsskifter i virksomheder bo og gaveafgiften generationsskifteafgiften

regeringen skulle stå ved den politik som man fører og fremlægge saglige argumenter i stedet for at gøre det som finansministeren gør

en legitimering af regeringens

samfundsskadelige skattepolitik

jeg vil godt gøre opmærksom på at

hvor jeg refererer hvad den økonomiske vurdering i skatteministeriet hvad den fagøkonomiske vurdering af en

der står dog faktisk også i svaret

have nævnt

økonomisk teori og den økonomiske teori er jo som den er

at det hvis man øger generationsskiftebeskatningen som regeringen lægger op til med sit flertal og som vi skal stemme om senere på ugen ved tredjebehandlingen så naturligvis vil føre til at arbejdspladser bliver nedlagt typisk uden for de større byer

nogle af dem vil opstå i københavn

hvis man øger generationsskiftebeskatningen som regeringen

vil opkøbe familieejede virksomheder ikke med et ønske om at drive dem hvor de er opfundet og hvor de har eksisteret i generationer

kapitalfonde gør

når den tidligere regering og jeg som skatteminister nedsatte bo og gaveafgiften

til de fem pct handlede det om at sikre danske virksomheder på danske hænder det handlede så

jeg synes at regeringen selv om det er naturligvis er usandsynligt at

man fører en virksomheds og arbejdspladsfjendsk

til andre dele af landet

at det vil føre til at en del af de arbejdspladser vil forsvinde ud af landet vel vidende at det har vi ikke en stor økonomisk rapport for

så synes er ekstra dobbeltmoralsk af finansministeren og regeringen

det handler om regeringens finanslov hvor man bliver angrebet på at der er negativt arbejdsudbud

så vigtigt så skal man ikke lytte til økonomerne så er det lidt ligegyldigt hvad de siger fordi der er nogle andre politiske hensyn som vil gøre

bare anbefale regeringen at lægge sig lidt imellem

det er en klokkeklar fornuftig politisk holdning at sige til de familieejede virksomheder vi vil gerne have at i bliver i danmark vi vil gerne have at pengene bliver i virksomheden vi ønsker ikke at de skal ende i i statskassen for der skaber de i hvert fald ingen arbejdspladser

være med at tage et citat fra et folketingssvar

og arbejdspladsfjendske skattepolitik

for virksomhedsarvinger det synes jeg er helt fair det har vi jo jo brugt ganske meget tid i dag på at diskutere vi henviser ofte til de økonomiske vismænd vi

sådan mere ideologiske årsager til

af gav til til virksomhedsarvinger så vi har masser af argumenter på lager for vores

den velfærdsinvestering som vi også ønsker men men når vi når vi henviser til

jo fordi der i det svar stod at samlet set skønnes der på den baggrund ikke at være belæg for at antage væsentlige adfærdseffekter og dermed heller ikke væsentlige effekter på arbejdsudbud og bnp forbundet med en afskaffelse af bo og arveafgiften så bare for

solid faglig grund og også

er en socialdemokratisk elitedisciplin

af noget nogen har sagt ud og så sige det baserer vi så vores politik

jeg ser positivt på at sikre

for generationsskifte det bidrager blandt andet til at ejerskabet holdes på danske hænder desuden kan en reduktion af afgiften på arv og gave skabe grundlag for

står med et stærkere kapitalgrundlag når de overdrages til de næste generationer der foreligger ikke umiddelbart et grundlag der muliggør

en kvantitativ vurdering af de dynamiske effekter på bnp og beskæftigelsen

kort sagt der er ikke noget studie i danmark

set bare har sagt er at der står i svaret fra

at den økonomiske teori tilsiger at det ikke vil have nogen effekt på arbejdsudbud

bnp og det står i svaret

men konklusionen på svaret og jeg har læst det svar mange gange er rimelig klar og derfor synes jeg også det er helt helt inden for skiven og helt fair at vi henviser til det svar som herre karsten lauritzen selv har givet og det tror jeg i

politik og det er jo ideologi

den nedsættelse at at bo og gaveafgiften

socialdemokraterne der er heller ikke nogen nævneværdig bnp effekt på det

skal de ikke holdes i live så skal de slås ihjel og det er ikke en fornuftig

nu i gang med afstemningerne jeg håber at alle har styr på tropperne for vi skal stemme som jeg har regnet

går i gang med at stemme om

udenrigsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en

tolv af finansministeren de er vedtaget til § syvende finansministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tretten til seks og tredive af

vedtaget til §

erhvervsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv og tredive til to og fyrre af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre og fyrre af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag

fire og fyrre af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem og fyrre af finansministeren og der kan stemmes

afstemningen

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og fyrre til halvtreds af finansministeren de er vedtaget til § niende skatteministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre og halvtreds af finansministeren og

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og halvtreds til to og tres af finansministeren de er vedtaget til § ellevte justitsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og tres af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire og tres af finansministeren og der kan stemmes

afstemningen

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem og tres af finansministeren det er vedtaget til § tolvte forsvarsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og tres til halvfjerds af finansministeren de er vedtaget

til § fjortende udlændinge og integrationsministeriet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og tyve af v

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og to og fyrre og to og halvfjerds til syv og halvfjerds af finansministeren de er vedtaget

slået lidt løs her det er for tidligt vi har lang vej endnu der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og fyrre af finansministeren og

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og fyrre og fire hundrede og fem og fyrre af finansministeren de er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og firs til fire og halvfems af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem og halvfems

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og tolv af finansministeren og der kan stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og tretten til

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og

finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag

finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og tyve af df og

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag

og tre og tredive og en hundrede og fire og tredive af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og fem og tredive af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og seks og tredive til

finansministeren de er vedtaget til § syttende beskæftigelsesministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og fire og fyrre

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og otte og fyrre af finansministeren og der kan stemmes

afstemningen slutter

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og ni og fyrre

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede

og en hundrede og tre og firs til nitten

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tredive af v

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og tre og halvfems til

af finansministeren de er vedtaget til § nittende uddannelses og forskningsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og

og tolv af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og tretten af finansministeren og der kan stemmes

afstemningen slutter

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og fjorten af finansministeren og

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og seksten af finansministeren og der kan stemmes

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og atten af finansministeren

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og nitten af finansministeren og der kan stemmes

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og fire og tyve af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fem og tyve af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og seks og tyve af finansministeren og der kan stemmes

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og syv og tyve til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og to og fyrre af finansministeren og der kan stemmes

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og tre og fyrre fire

af finansministeren de er vedtaget til § tyvende børne og undervisningsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fire og

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og tres til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og tre og tres af finansministeren og der kan stemmes

afstemningen slutter

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fire og tres

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og syv og halvfems af finansministeren og der

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede

er vedtaget til § enogtyvende kulturministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og tretten til

finansministeren de er vedtaget

kirkeministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og fyrre af finansministeren det er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fem og fyrre

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede

ændringsforslag nummer tre hundrede og tres til

seks og halvtreds tre hundrede og ni og tres fire hundrede og syv og halvtreds og tre hundrede og halvfjerds af finansministeren

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og syv og firs af finansministeren

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og otte og firs til

og fire hundrede og en og tres af finansministeren de er vedtaget til § fem og tredive generelle reserver der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og to og tredive af

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og en og halvfems til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre og tredive af

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og tredive af df og

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og to af finansministeren og der kan stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og tre af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire af finansministeren og der kan stemmes

afstemningen

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fem af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire

seks af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fem og tredive af df og

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og otte til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire

afstemningen slutter

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og tredive af v

til § otte og tredive skatter og afgifter der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og otte og tredive af v

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og firs af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fire og halvfems af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og fem og halvfems af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og halvfems af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og halvfems af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og halvfems af finansministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og fyrre af

afstemningen slutter for stemte to og

ændringsforslag nummer fire hundrede og ni og halvfems af finansministeren og

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

fem hundrede og fem hundrede og en af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og fyrre af

er forkastet ønskes afstemning om

finansministeren de er vedtaget til § fyrre genudlån med ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og otte til

en og fyrre beholdningsbevægelser med videre ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og fjorten

af finansministeren de er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og tyve

to af finansministeren de er vedtaget hermed er afstemningen om ændringsforslagene slut jeg foreslår at behandlingen af finanslovsforslaget standses og at lovforslaget henvises til fornyet

hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag betragter som vedtaget det er vedtaget sagens behandling stilles herefter i bero